af folketinget henning hyllested med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om at indføre lodspligt for fragtskibe der passerer en eller flere af limfjordsbroerne

beslutningsforslag da det ikke er tilfældet

og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v ni og tres af jakob ellemann jensen jeppe kofod hans kristian skibby lone loklindt

bech poulsen christian juhl mette bock og per stig møller og vi stemmer nu

forslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og seks stemmer

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med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

slutter lovforslaget er enstemmigt vedtaget med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

vi slutter afstemningen for stemte en hundrede og to imod stemte otte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

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

afstemningen for stemte atten imod stemte to og halvfems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

for stemte fem imod stemte

ikke stillet ændringsforslag der er nogle der ønsker at udtale sig fru pia

som dansk folkepartis ordfører

og firehundrede og ti underskrifter blev afleveret i tirsdags til formanden

danske borgere som ønsker en folkeafstemning om

er på lige fod med de femogtredivetusinde og firehundrede og ti danske borgere

en fælles europæisk finanspolitik hvilket den danske befolkning ved tidligere

og den danske befolknings ret til at blive hørt ved en folkeafstemning om denne vigtige beslutning

tungere end den omstændighed at justitsministeriets jurister har vurderet at

af suverænitet i henhold til grundlovens § tyvende

og ifølge flere meningsmålinger er der ikke noget der tyder på at danskerne har ændret holdning

danmark tilsluttet euroen og arbejder konstant på en tættere tilknytning til den fælles overordnede finanspolitik som er nødvendig at

er imod dansk deltagelse i euroen og ønsker derfor ikke en tilknytning til en fælles overordnet finanspolitik

opfattelse at da udregningsmetoden for den strukturelle balance

betyder det at et flertal i folketinget

de ikke kender konsekvenserne af man hævder ganske vist at de tiltrædende lande kan bruge deres egen beregningsmetode hvilket i parantes bemærket så også gælder grækenland

for det har regeringen ikke

om finanspagten og vi vil da i dansk folkeparti helt klart opfordre til at man afholder en så

at sagen kommer tilbage i udvalget vi har stillet nogle spørgsmål

udvalgsbehandlingen og når man får svar

skal jeg ærligt indrømme at jeg som medlem af det danske folketing

vil finde mig i vi er i det danske folketing og er ikke noget krav om at man skal være engelsk fransk eller tyskspecialist for at sidde her

senere i dag vil gøre opmærksom på

være oversat så alle kan forstå det

om at afbryde behandlingen

at få forslaget tilbage i udvalget på er ved at afbryde

det må vi så forhandle om det foregår efter reglerne om korte bemærkninger er der nogen der vil udtale sig ellers går vi til en afstemning om det

ønsker ministeren at udtale sig

stillet på en ordentlig og retvisende måde derfor ser vi fra regeringens side ingen grund til

er en tilføjelse til og en udvidelse af det som dansk folkeparti har påpeget

grunden til at enhedslisten gerne vil bede om udsættelse af andenbehandlingen af finanspagten er at vi gentagne gange har stillet spørgsmål til hvordan

kommissionen forudses at ville bruge sine beføjelser til at fastlægge retningslinjerne for hvordan de enkelte tilsluttede lande skal implementere finanspagten vi har bedt regeringen om at fremsende eventuelle dokumenter fra kommissionen som kan belyse dennes holdning til hvorledes en korrekt national implementering af finanspagten bør se ud i svaret fra økonomi og indenrigsministeren

siger man at kommissionen ikke har redegjort nærmere for sin holdning men det er desværre efter alt at dømme ikke korrekt efter alt at dømme er regeringen desværre også klar over at det ikke er korrekt ad andre kanaler er enhedslisten nemlig kommet i besiddelse af et dokument

kommissionen hvor kommissionen gør rede for sin foreløbige holdning til hvordan korrektionsmekanismerne skal udformes dokumentet er skrevet før den fjerde maj hvor det her

et tysk udvalg i forbundsdagen altså længe før enhedslisten stillede spørgsmål og længe før der blev afgivet svar i folketinget dokumentet er under behandling i en arbejdsgruppe i det europæiske råd og det må således være regeringen bekendt det er med andre ord stærkt tvivlsomt om vores spørgsmål er blevet besvaret korrekt enhedslisten

må blive afklaret om regeringen har forholdt folketinget oplysninger i den her sag og at det må belyses fuldt ud inden vi skrider til anden behandling af forslaget kommissionens holdning til gennemførelse af finanspagten er afgørende i forhold til vurderingen af om den danske budgetlov vil blive godkendt eller ej om vi skal ændre budgetloven eller om vi vil blive stillet for eu domstolen hvis det skulle være tilfældet derfor vil jeg bede folketinget om at få en ordentlig behandling hvor man kan få dokumentet som den tyske forbundsdag har fået tilsendt sendt til folketinget så vi kan blive lige så velinformeret som man

replicere på dette meget gerne

der er fra regeringens side svaret på et antal

beregningen af strukturelt underskud det er sådan at finanspagten er en mellemstatslig aftale og derfor har aftalen en anden karakter end eu traktaten og derfor

er der givet de svar der kan gives

at traktaten bliver inkorporeret i den europæiske traktat eller de europæiske traktater

har en ny situation det har vi bare ikke i dag der er svaret på de spørgsmål som er stillet regeringen kan stå fuldt inde for de svar som

fald været tidligere at når vi har en procedurediskussion

der en ordfører for hvert parti der får mulighed for at ytre sig om afstemningstemaet og og derfor vil jeg alene give

om at få sagen tilbage i et udvalg

plejer det ikke at være ved afstemning så plejer det at ske så jeg forstår simpelt hen ikke at man

skal være en afstemning om om det skal tilbage i udvalget vi er tre partier som helt klokkeklart mener at vi mangler informationer

især i tekniske svar som er vigtige at forstå på

syv og tyve forskellige sprog men det kan vi altså ikke vi kan ikke få tingene på dansk i danmark

er en mærkelig procedure at vi nu skal i gang med en afstemning om om det skal tilbage sådan plejer

behandling fortsat og derfor sætter jeg det til afstemning

det fru merete riisager

gerne støtte enhedslisten i deres kritik af at vi i europaudvalget ikke kan få oversendt alle nødvendige informationer det er jo sådan at danmark

finanspagten det er mærkeligt at regeringen har så travlt at vi ikke kan få alle informationer når nu der ligger et nyt dokument

at vi ikke kan få oversendt det så vi i ro og mag kan sætte os ned og finde ud af

kommissionens måde at kontrollere medlemslandenes implementering

sikre på at vi har alt på rette plads

gå til afstemning om det stillede forslag om at afbryde

skal afbryde behandlingen hvis behandlingen afbrydes fortsætter diskussionen i udvalget og derefter ved en ny genoptaget behandling i salen

nu skal vi foreløbig have afgjort om behandlingen fortsætter og der er stillet forslag om at afbryde den det vil sige at dem der mener at vi skal afbryde behandlingen skal stemme for dem der mener at vi skal fortsætte behandlingen skal stemme rødt er det klart

dermed er forslaget forkastet og vi genoptager forhandlingen efter de normale regler

og danske virksomheders konkurrenceevne i forhold til vores nabolande

hvor eu er på vej hen

økonomiske politik vi kan bevare

har været udvist en historisk mangel på økonomisk ansvarlighed blandt en række af medlemslandene

en europæisk superstat jeg savner

tager stilling til denne udvikling og forklarer borgerne

løser ikke de iboende problemer der ligger i at lande med forskellige forudsætninger og kulturer deler valuta

at europa stadig består af nationalstater hvor der afholdes valg

euroen og vi kan frit vælge at tage fornuftige initiativer på egen hånd helt uden overvågning og ansvarsfraskrivelse

ikke bytte selvstændighed og politisk suverænitet væk for deltagelse i en finanspolitisk union

der reducerer fleksibiliteten og kan forhindre os i at træffe rigtige og ansvarlige valg

undskylder hvis herre nikolaj villumsen i

markerede før men i hvert fald

til behandling i folketinget ratificeringen er uansvarlig hvis der ikke har

en forudgående tilbundsgående behandling hvor regeringen har svaret på de spørgsmål der bliver stillet fra folketinget

krævede at man skulle udsætte behandlingen

ville have været normal procedure i folketinget

beskæmmende at vi kan stå med et papir fra den

kommissionen har tænkt sig at sikre at landene overholder kravene i finanspagten

kommet folketinget i hænde selv

er blevet spurgt direkte til om folketinget kunne få det hvis det her nævnte forslag fra europa kommissionen var blevet oversendt til folketinget i ordentlig tid

jo ikke bare have forbedret behandlingen men havde også kunnet svare på de spørgsmål vi konkret havde stillet og det ville kunne have affødt nye og bedre spørgsmål som folketinget

hjulpet til en lang række af de andre spørgsmål der har været i behandlingen

enhedslisten har jo adskillige gange spurgt til de ømme punkter der er i ratifikationen og i indholdet af finanspagten vi har spurgt til hvad

der kommer til at være situationen når vi har en situation hvor europa kommissionen

den danske regering regner på en anden måde i det dokument vi har fra

kommissionen understreges det at de nationale korrektionsmekanismer altså budgetlovene skal bygge på de begreber og regler

kendes fra eu jeg ved ikke hvad de konkrete og hundrede procent præcise konsekvenser er af det som kommissionen indikerer jeg ved ikke om det umuliggør at man kan imødegå det krav der har været den forudsætning som den danske regering har stillet op nemlig at danmark skulle have

finanspagten men jeg synes at det står lysende klart at når der i folketinget

så skal regeringen selvfølgelig også svare før vi skrider til en behandling jeg synes derfor det er pinligt at folketingsflertallet i dag omgår den normale procedure for at tvinge en finanspagt igennem som man ikke tillader den danske befolkning at få lov at stemme om det synes jeg ikke klæder folkestyret og det klæder særligt ikke folkestyret i lyset af at vi taler om en pagt der vil få vidtgående konsekvenser

en økonomisk politik vi må føre i danmark

som privatist

er stillet af forskellige partier

det er jo ikke fordi vi beskylder regeringen for at den ikke har svaret på spørgsmålene men der er to helt afgørende spørgsmål når man skal tiltræde en sådan traktat som må afklares og som må klarlægges fuldstændig det ene er spørgsmålet har regeringen sikret sig gennem en garanti eller en aftale eller på anden vis at det er regeringens måde

beregne det strukturelle underskud på der holder vand hele vejen igennem det andet spørgsmål er hvordan kommer vi ud af den finanspagt for der står ikke noget i den om hvordan vi gør regeringen har fremsendt svar på de spørgsmål ja men det er efter vores opfattelse ikke klare svar hvis vi tager

første spørgsmål så henholder regeringen sig til

så har sikret sig

kan beregne det som man gerne selv vil

til en klar aftale med kommissionen eller

at det er sådan det skal være

at ministeren ikke af sig selv siger hvis det er sådan at enhedslisten

som sætter spørgsmålstegn ved om vores svar nu også er rigtigt

er så interessant i det papir

jo nødt til at trætte folketinget lidt med det når vi ikke kunne få det tilbage i udvalget det interessante er

kommissionen til de almindelige principper for de nationale reguleringsmekanismer det vil sige at kommissionen at skrive et papir om hvordan de nationale reguleringsmekanismer

skal være omdrejningspunktet i dem er lige nøjagtig beregningen af det strukturelle underskud

klumpede oversættelse styres efter eu kriterier eller de nationale kriterier det kunne jo underbygge regeringens opfattelse men så står der i forlængelse af

omfang at de lever

ja det er europolitikken for at sige det ganske kort

bedømmelsen af om landene har levet

meget fantasi til at forestille sig at også

i den sidste ende kan havne hos eu domstolen det korte af lange med det her spørgsmål

sikret sig nogen garanti for at den danske regering kan fastholde sin beregning af det strukturelle underskud det er et meget afgørende spørgsmål for

skæres i de offentlige ydelser hvor meget der skal skæres i vores fælles velfærd hvad det andet spørgsmål angår

om hvordan vi kommer ud af pagten der er det jo en ren tilståelsessag fra regeringens side

og man kan ikke udelukke at det kan komme til at medføre nogle omkostninger for danmark fordi det efter almindelige internationale traktatregler vil at de andre lande er enige i at vi kan komme ud hallo det er da også noget man skal have klarlagt inden man siger ja vi er fuldstændig klar

at der er et klart flertal i det her folketing for

en stor alvorlig pligt som forvaltere af folketinget at sikre at det sker på et fuldt oplyst grundlag ellers underbygger man jo bare den fremherskende stemning og mening ude i befolkningen

er noget man bare kører hen over hovedet på befolkningen uanset om de er kritiske eller ej kan de ikke finde ud af at stemme rigtigt første gang ja så tager vi bare et par gange til

om god regeringsskik

at sige mere om det i dag

nok sige at min opfattelse af hvordan den sag skal håndteres på onsdag

ændret sig en lille smule efter det vi har set i dag

en vigtig sag det fremgår jo også når eu ministrene mødes og diskuterer finanspagtens betydning

altid om at denne finanspagt er en rigtig rigtig vigtig del af løsningen fordi den sikrer øget budgetdisciplin i eu landene fordi den sikrer at eu får mere styr på økonomien i eu landene det er den danske regering rigtig glad for har den givet udtryk for i hvert fald når det handler om andre lande da man jo nok er klar over at begejstringen i den danske befolkning for

at få underlagt den danske økonomi

har man imidlertid forsøgt at sælge en historie i danmark om at dette gælder for alle andre lande med undtagelse af eu

den danske regering har nemlig været så dygtig at de har fået eu kommissionens godkendelse af at man selv bestemmer hvordan man regner i hvert fald næste år

viser det sig at de forhandlinger der skulle være foregået på et meget højt politisk plan

den danske regering har fået det her tilsagn kender kommissionen ikke noget til i hvert fald ikke officielt det man kan henvise til er et brev fra en medarbejder ved eu kommissionen

at vi langt langt langt hen i den her proces har diskuteret finanspagten

det må medgives at det er kommet klart frem i de svar vi har fået i udvalgsbehandlingen at det er sådan at kommissionen bestemmer og i den udstrækning kommissionen har givet den danske regering nogen som helst løfter er det sket ved at en embedsmand der ikke udtaler sig på eu kommissionens vegne har tolket hvad han tror kommissionen nok mener det er jo en dejlig sikker garanti at få

det andet spørgsmål som selvfølgelig også rejser sig

det er såmænd meget enkelt hvis de andre synes vi skal have lov til at komme ud kan vi komme ud ellers kan vi

det danske folketing beslutter sig

vi har ikke brug for at se hvad den tyske forbundsdag mente var rigtig rigtig vigtigt at se før vi træffer en beslutning det den tyske opposition insisterede på at se i tyskland

så er jeg sikker på at vi også efter den her diskussion vil høre at det er eu modstandere der hele tiden skaber myter om hvordan processerne er

hvad er forklaringen på at den danske regering det danske folketing ikke kan vente en uge på at vedtage det her beslutningsforslag

unionspartierne her i folketinget bare

man ikke har fået oversat dokumenterne for

svaret på spørgsmålene men

på engelsk det forudsætter at alle her i folketinget er

de kan læse et

og forstå de små nuancer der nu engang er i det

nok klares hurtigere hvis man ville

dårligt når enhedslisten har bedt om dokumenter som man ved eksisterer at de så ikke kommer

godt forberede sig på samråd det tror jeg at der kommer

i forhold til at få dokumenter

man behandler den her sag på nemlig

respekt for at nogle partier ønsker at få den tilbage i udvalget fordi vi simpelt hen finder at vi mangler

ministeren mener at der er svaret klart på alle spørgsmålene det er jo interessant det kan vi jo grundlæggende ikke vide i folketinget når vi ikke har set alle papirer og dermed ikke ved om vi sågar kunne finde på at stille ekstra spørgsmål

at det ville være på sin plads at ministeren

redegjorde for hvad indholdet er af det dokument som den tyske forbundsdag har fået og redegjorde for hvorfor det ikke har nogen som helst konsekvenser hvorfor det selvfølgelig ligger fuldstændig inden for alt det som regeringen har svaret hidtil

det må være det mindste som regeringen kan give som svar til folketinget når man nægter videre udvalgsbehandling fordi så må det jo være så lysende klart

behov for en udvalgsbehandling så lysende klart at alle folketingsmedlemmer kan gå fra salen her i dag og være fuldstændig overbevist om at der har været svaret på alle spørgsmål der har været fremlagt alt der var relevant for folketinget

rigtig rigtig trist hvis vi har en situation

fortælle alting til folkestyret så jeg håber meget

forklare indholdet af dokumentet og fortælle os hvorfor

jeg havde forberedt mig på en substantiel debat om finanspagten om dens indhold

proceduredebat en debat som synes at være designet tilrettelagt orkestreret med henblik

og ratifikationen af finanspagten med den alvor som der selvfølgelig ligger i at tilslutte sig en mellemfolkelig aftale

først at gøre det lysende klart at der med ratifikation af finanspagten er fuld respekt for euroforbeholdet det er en banalitet for det giver sig selv

gennemføres med en folkeafstemning i danmark

bare så det er slået helt og

at vi ikke anbefaler en folkeafstemning intet

hvorvidt vi finder at en folkeafstemning er nødvendig i forhold til den juridiske baggrund

om regnemetoden jeg kan forstå at de partier

er imod tilslutning og ratifikation af finanspagten er meget stærke tilhængere af den måde som finansministeriet beregner

det tror jeg vil glæde finansministeriet og finansministeren

der bliver regnet på men jeg tror vi herefter kan antage at finansministeriets regneregler

er som mejslet i granit de er nu sakrosante de er nu det som vi for alvor ønsker skal gælde i al fremtid uantastet af nogen eller noget det er bare til

sådan set er gribende enkelt fordi de ting vi forpligter

i finanspagten er sådan set ting vi har lovet at gøre for lang tid siden nemlig at have orden i vores økonomi

at når vi lægger budgetter så holder vi budgetter

hvis man ser tilbage i den moderne europæiske økonomisk politiske historie så viser det sig at respekten for de løfter som er givet ikke altid har været lige stærk derfor er det en god idé at parlamenterne i de lande som tilslutter sig finanspagten tager de løfter med hjem og gør dem til national lovgivning

for jeg tror at det er ubetvivleligt at nationale folkevalgte

alle døgnets timer og alle ugens dage

når det kommer til diskussionen om hvordan vi regner så er det fuldstændig kendt stof det er helt ligesom det er i dag i sagens natur fordi de mellemfristede mål som vi skal opfylde nu engang er de mellemfristede mål som vi skal

og dermed jo også sagt at vi har et grundlag for at svare på spørgsmål om hvordan man beregner strukturelsaldo det er vigtigt

dansk måde og i en fortsat diskussion om hvorvidt den måde er korrekt blandt andet fordi der er ting der påvirker

og derfor er det meget afgørende

en af enhedslistens mange ordførere sagde at der var fuldstændig frit spil til det må man spørge for hvem for hvad

det at stå på folketingets talerstol og vifte med et papir og skabe mistillid og ligesom antyde med en halv sætning at der er fuldstændig frit spil er ikke egnet til at skabe respekt for en ratifikation af finanspagten og det er nok heller ikke meningen når vi har svaret på spørgsmålene så har vi svaret på baggrund af den viden vi har og den substans der ligger bag det har vi gjort og det kan vi stå inde for

herunder også korrektionsmekanismer sanktionsmekanismer

det økonomiske råd kigger os over skulderen for at vurdere om vi er på rette vej dermed blot sagt at det er regeringens stærkeste og varmeste anbefaling at vi i dag ratificerer finanspagten og glæder os over at være et land hvor man kan have fuld tillid til den førte økonomiske politik med det der deraf følger af lave renter og høj beskæftigelse og dermed også en sund og stærk økonomi vi kan kun ønske os at andre lande går samme vej til gavn

og ro om den europæiske økonomi som helhed jeg glæder mig meget

diskussioner i europaudvalget

stor respekt for europaudvalgets indsigt og håndtering

et problem hvis ikke vi havde oversendt originalen af det brev som kommissionens embedsmænd har skrevet vi har selvfølgelig svaret

og dermed også på hvad det er der står i det brev nemlig at vi har en entydig forventning om at vi naturligvis kan bruge en dansk metode til beregning af det strukturelle under eller overskud fordi det afspejler at der er ting i dansk økonomi som er relevante for os men som ikke er relevante for hverken tyskland eller spanien

kan vi prøve at afvikle de korte bemærkninger der er bedt om fra pladserne hvad jeg synes er det mest smidige jeg har foreløbig noteret tre

riisager først er det

man sagde tak for debatten om ikke andet har ministeren debatteret men der er da bestemt ikke nogen andre

mener ministeren at det er rimeligt at forlange at

er besvaret på dansk sådan at det som står i papiret

arbejde og hvad det er for nogle spørgsmål man stiller på hvilke sprog det overlader jeg trygt til udvalgsformanden og folketinget som helhed

jeg tror i grunden at økonomiministeren er enig med mig i at proceduren når man træffer vigtige beslutninger er ganske vigtig

når nu ministeren er lige så optaget som jeg er af at skabe respekt om de beslutninger vi træffer her i folketinget

for den beslutningsproces der fører frem til danmarks ratifikation

møde kan præsentere et dokument som den tyske forbundsdag har stiftet bekendtskab med og som den danske regering har benægtet eksistensen af

en særlig seriøs udvalgsbehandling

ordet for en kort bemærkning der er for meget støj også i det hjørne hvor det konservative

den fremstilling hvor spørgeren siger at regeringen har benægtet at et dokument findes jeg ved ikke hvad spørgeren bygger det på det er helt nyt for mig at regeringen skulle have benægtet at der findes et sådant dokument vi har svaret på de spørgsmål

substantielt at tilføje det forekommer mig at at enhedslisten ikke er helt tilfreds med indholdet af de svar som er givet indholdet af de svar som er givet ændrer sig ikke af at spørge en gang til eller en gang til eller en gang til eller en gang til man får det samme svar på det samme spørgsmål også hvis man ændrer ordlyden af det der er mange papirer rundtomkring i de europæiske parlamenter jeg tror også at andre parlamenter ville kunne finde papirer her hos os som de ville kunne lægge for dagen med interesse og stå og vifte med fra deres parlamenters talerstole

gavnligt for hele processen at anerkende at regeringen har svaret substantielt på de spørgsmål som er stillet uden at skjule noget og med den substans vi nu engang

på et afklaret opklaret grundlag for hele folketinget hvis folketinget hvis ministeren havde været indstillet på at udsætte vedtagelsen af tilslutningen til

ikke haft nogen procedurediskussion vi synes jo bare at når der kommer et dokument som

meget vigtigt for den tyske opposition og hvor i hvert fald et enkelt af partierne har nære forbindelser til et af regeringspartierne i danmark

i hvert fald tilsyneladende siger noget andet end det regeringen

sin beskyldning fra det første spørgsmål om at regeringen har benægtet eksistensen af det dokument som spørgeren stod og viftede med

en meget god eller dårlig illustration af at det her måske handler mindre om procedurer og mere om at skabe myter og jeg ved godt at spørgeren forsøgte at vaccinere mod lige præcis det i sin tale men det er jo det der sker det er jo det der sker

trækker sin beskyldning tilbage

til gengæld er jeg desværre blevet bekræftet i at vi ikke kan have en debat om indholdet men at modstanderne altid vælger en debat om

hvordan vi skal forstå tingene og at der

tvivl

både om indholdet og om proceduren for det

og hvis der er noget der er underskud af i øjeblikket

nemlig ikke respekterer

venlige henstilling om at få al information

gøren og laden jeg kan stå inde for det som er regeringens ønske

tilrettelæggelsen af den her proces

de svar som er givet til europaudvalget

diskuteret finanspagten i meget lang tid fra ideen i første omgang blev fostret og mens den blev forhandlet som mellemfolkelig aftale har vi diskuteret hvad er dens indhold hvordan vil den virke for danmark hvad vil det betyde i fremtiden at vi faktisk gør det vi siger vi gør

for en måske alt for stor gældsætning

en aftale som er indgået mellem lande det er en mellemfolkelig aftale

og til den måde tingene kan foregå på

om man synes det er i orden at der bliver lavet mellemfolkelige aftaler jeg synes det er i orden jeg synes det er godt at man også kan lave mellemfolkelige aftaler uden at det hele skal være inden for unionen

mener vi fra regeringens side at processen

vedtager noget vi allerede har lovet

er ikke noget fremmed eu er ikke noget langt væk eu er her lige præcis her vi bruger mange gode debatter på at gøre ting som er til gavn for det europæiske fællesskab også for national lovgivning eu er lige her

vi også hører til

tror det er meget tydeligt i i den måde vi debatterer det på at det er i forskellen i det grundsyn

eu er noget fremmed der kommer og tager os eller om eu er os at den her debat

er i tvivl om andre ting og støtter nogle tredje ting fuldstændig ligesom det gælder forslag som i øvrigt bliver

og det er måske det der er den grundlæggende forskel

skal alting være hugget i granit

proceduredebat med et formål som jeg ikke skal kloge mig på

set ikke mener tjener formålet nemlig at få frem at vi fører en ansvarlig økonomisk politik i danmark

det er til en gigantisk fordel for os

jeg mener også at procedurer er vigtige i den daglige sagsbehandling

så siger ministeren jeg skal ikke motivforske og alligevel indledte hun

påstå at de tre partier

konstrueret en situation som skulle skabe mistillid

fornuft omkring det her jeg har set små lovforslag i den her sal blive sendt tilbage til udvalget for at blive tygget igennem en gang til uden at nogen blinkede med øjnene selv om vi

når hun snakker om de her ting hvorfor kan man ikke stille og roligt sige om det

og klar til at svare på de spørgsmål som enhedslisten har stillet en række gange for at give det svar som vi nu engang kan give

vi faste i overbevisningen om at vi kan regne på en måde som er retvisende

tilrettelægge en økonomisk politik som der ikke bliver fiflet med eller manipuleret med men som er ordentlig

det er til gavn for alle at have den stabilitet vi har svaret som

nu engang kan svare at det her er en mellemfolkelig aftale og at den kommer

ud af eller ind i for den sags skyld som man nu kommer ind og ud af mellemfolkelige aftaler det gør enhedslisten til et meget stort mysterium meget stort problem at det forholder sig på den måde

mellemfolkelige aftaler at enhedslisten ikke mener man kan ratificere dem hvis ikke det entydigt angives hvordan man kommer ud af dem men da det jo er karakteren ved mellemfolkelige

er det sådan det er jeg tager det bare ad notam at der åbenbart er forskel på hvad aftalen indeholder og hvor vigtigt det er om der er en klar udgangsvej eller ej det her er som det er

om en folkeafstemning er nødvendig den bemærkning har vi hørt før nogle gange kunne man

man var meget sikker i sin sag og kunne mærke

tage en afstemning af pædagogiske grunde

jeg synes at mange af eu

lidt arrogante holdning at

skal vi nok bestemme herinde man er jo ikke tvunget til at lade være med at tage en folkeafstemning man har jo ret til at tage en folkeafstemning selv om alle regler er fulgt og folketinget kunne

der står ingen steder at man ikke har lov til at sige det her spørgsmål ønsker vi en folkeafstemning om

hvis det er så vigtig en sag som ministeren antyder så kunne det måske være en rigtig rigtig god idé at tage en folkeafstemning og ikke bare sige

som repræsentant for nogle i den periode hvor man nu engang har ansvaret

det er det vi har fået vi har været på valg

jeg synes på ingen måde at det er udtryk for arrogance jeg synes det udtryk for at vi tager vores opgave alvorligt og hvis ikke der skal være en folkeafstemning

skal der ikke være en folkeafstemning så må folketinget være sig sit ansvar bevidst og tage det på sig og tage debatten som vi har gjort i dag ved første behandling i udvalgsbehandling og før finanspagten overhovedet blev færdig det er en forskel i grundsyn det

folketingets talerstol et stykke papir som ingen andre i salen kender men det er man jo

kan få efterkommet et ganske simpelt ønske om

sagen kommer tilbage i udvalget så man kan behandle det stykke papir det var bare lige for at svare på den kritik som vistnok var møntet på mig

jeg skal lige have afklaret én ting jeg hørte ministerens svar tidligere på den måde at ministeren

det var det som herre per clausen bragte til torvs at regeringen har benægtet eksistensen af et papir

før jeg tager ansvaret for deres ordlyd bygger på den viden de har og sådan som jeg

ændrer det papir ikke på det der er substansen nemlig at landet må tilrettelægge sin korrektionsmekanisme fuldstændig som landet vil der hvor vi kan blive stillet til regnskab er naturligvis i forhold til om vi gør det vi siger vi vil med ratifikationen af finanspagten nemlig indføre den i lokal lovgivning altså i national lovgivning for vores vedkommende

vil stå på folketingets talerstol og vifte med et papir end at lægge det i udvalget

af den grund kunne vi jo ikke gøre det tidligere end at vi i dag møder op og beder om at sagen bliver sendt i udvalg jeg forstår på ministeren at hun

man ikke kender papiret så vil jeg godt undre mig lidt over forløbet

herre nikolaj villumsen spørgsmål

at ministeren bedes fremlægge eventuelle dokumenter fra kommissionen som kan belyse dennes holdning til hvorledes en korrekt national implementering af finanspagten bør se ud

hvilke kriterier kommissionen vil lægge til grund for konklusionerne i den nævnte rapport

for de nationale reguleringsmekanismer

at udvalget havde fået kendskab til det dokument og det havde været endnu mere passende at ministeren her i dag uden den åndssvage slåskamp havde sagt selvfølgelig skal det undersøges nærmere til

vil jeg rent indholdsmæssigt sige for vi vil gerne diskutere indhold det gjorde vi jo også under førstebehandlingen at

mellem kommissionens regnemetode og den danske regerings regnemetode i forhold til det strukturelle underskud og det

garanti for og det kan vi åbenbart heller ikke få men jeg vil gerne have ministerens svar

per clausens spørgsmål og mit svar nemlig at regeringen ikke har benægtet eksistensen af et dokument vi er ikke blevet spurgt til eksistensen af et dokument og har derfor i sagens natur heller ikke benægtet det jeg har ikke haft det papir i hånden jeg kan forstå på mine embedsfolk at de ved at der ikke er nogen substantiel ændring i forhold til de svar som er afgivet og det er jeg fuldstændig tryg ved det har jeg fuld tillid til

indleder sit spørgsmål med at antyde at vi har haft det papir men ikke har stillet det til folketingets rådighed

bekræftet i en mistanke om at det her

procedurer det handler om at man gerne vil sætte foden ned for at demonstrere sin modstand mod noget der er belyst og hvor der er svaret

med hensyn til muligheden for at komme ud igen af finanspagten det var lige før det lød som om man gik ind i et lokale og så blev nøglen smidt væk efterfølgende

ministeren har besvaret det spørgsmål skriftligt men bare for at undgå myter kunne ministeren

det gælder i det hele taget for mellemfolkelige aftaler

når man er indtrådt i dem og parlamenterne har ratificeret dem

fald sagtens forestille mig at man har fået fordele ud af at være en del af en aftale

tit derfor at vi tilslutter os mellemfolkelige aftaler

en fordel for danmark at gøre det derfor er det også fuldstændig rimeligt

overstatslig aftale kan ministeren også bekræfte at

den dag de måtte have flertal for at bede om at danmark træder ud af den europæiske union og finanspagten

vælgerne giver dem det mandat

andenbehandlingen skal tale procedure og diskutere procedure jeg må indrømme at jeg synes

at andenbehandlingen er et glimrende tidspunkt at tale procedure

behandling hvor der er blevet talt masser af indhold hvor der virkelig er blevet diskuteret indhold så ministeren

i en debat som den her jeg havde bare det indtryk at man er optaget af hvordan finanspagten vil virke og jeg havde forberedt mig på at have en diskussion på baggrund af de spørgsmål som er

besvaret jeg synes der er svaret så godt som vi nu kan fra regeringens side og derfor havde jeg forventet at der ville blive en diskussion om det

i debatten men det blev så til en procedurediskussion

er det vigtigste på den her dag hvor vi skal ratificere en

finanspagt som jo faktisk betyder at det vi har lovet som en del af et

dybereliggende indhold forhåbentlig ikke ændrer sig så meget fordi danmark jo fører en ansvarlig økonomisk politik

dansk og at dokumenter dér skal fremlægges på dansk

dokumenter på engelsk

at ministeren har sagt at man har svaret på spørgsmålene og man har beskrevet hvad der står i dokumentet men man ville gerne sende originaldokumentet

kun svarer på spørgsmålet ud fra sit synspunkt om hvad der står

fungere på hvis man i fremtiden ønsker at alle dokumenter som i deres originale version

de rette steder det der har været vigtigt for regeringen er naturligvis at give folketingets medlemmer adgang til den originale version på det originale sprog og vi har så svaret på de spørgsmål

derudfra jeg kan se på de spørgsmål

dokumentet at uanset at det var på engelsk har det været muligt at stille spørgsmål på dansk om

underligt

ad anden vej som er blevet behandlet i den tyske forbundsdag som vi har spurgt til og udleveret eller det vil sige at vi har spurgt helt konkret om vi kunne få oversendt hvad der er i forhold til hvad kommissionen har af holdninger til hvordan der skal være en korrekt national implementering af finanspagten i de tilsluttede lande så svarer ministeren kommissionen har ikke redegjort nærmere for sin holdning

kommissionen vil lægge til grund for konklusionerne i den nævnte rapport det er muligt at vurderingen

tage udgangspunkt i de fælles principper når disse foreligger ok

at vi den tredje maj kan stille et spørgsmål

tiende maj få det svar at der ikke foreligger nogen papirer når man i den tyske forbundsdag den fjerde maj kan diskutere det

ministeren siger her at hun ikke selv har set det

interessant hendes embedsfolk vurderer så ikke at det er spændende for os andre ok det er også interessant men hvis vi nu havde fået det tilsendt

at ministeren kan garantere at

her i det papir som hun åbenbart ikke har set

spørgsmål til det herre villumsen nu lægger frem

være meget tydeligt at det man forsøger er at fange regeringen på det forkerte ben

at vi har lagt låg på en debat

ønsket at fremsende papirer at vi ikke har gjort vores arbejde ordentligt

i forbindelse med enhedslisten spørgsmål som man med rette kunne forvente det må jeg afvise der er blevet svaret på spørgsmålene fuldt informeret på det grundlag som man nu engang har haft til rådighed og jeg er fuldstændig sikker på eller så sikker som man nu engang kan være for jeg synes man skal være særdeles forsigtig med at give garantier i politik jeg

hvert fald altid selv at undgå det i enhver form at der vil findes dokumenter i alle parlamenter som kan være af interesse for herre villumsen i alle

men jeg må bare i al fredsommelighed sige at nej regeringen har ikke tilbageholdt noget

villumsen vi har svaret på spørgsmålene vi har fremsat forslag budgetlov lov om sanktioner og lov om

de økonomiske vismænds kiggen over skulderen i en absolut forventning om at gøre det der skal gøres uden en forventning om

vi skulle stå i den her situation tværtimod vi bad om en udvalgsbehandling det nægtede flertallet i folketinget os efter opfordring fra ministeren hvis vi havde fået en udvalgsbehandling

går jeg da ud fra at vi selvfølgelig havde fået nogle fyldestgørende svar men det

fremtvinger man nu her en afstemning om at

som folketinget har bedt om at få nemlig alle

den tyske forbundsdag fået

os finanspagten det synes jeg da er en smule beskæmmende hvis jeg må være så

at indholdet af det papir her hundrede procent svarer på alle vores spørgsmål ministeren

er jo interessant men

den situation at ministeren har bedt folketinget om at ratificere noget selv om hun ikke har kendskab til et papir som ligger til grund for debatten i tyskland så er vi da virkelig ved at være ude på

forskellige europæiske parlamenter som ligger til grund for deres ratifikation som jeg ikke har kendskab til

det er sådan det vil være

hvis herre villumsen er blevet skuffet over at vi ikke har bedt kommissionen om at udlevere alle papirer

er vores opgave fra regeringens side at svare de spørgsmål som bliver stillet på den måde som vi synes vi kan stå inde for og med det indhold som vi mener er retvisende

et svar som ministeren ikke kunne

læst det eller er der nogle embedsmænd

som udgangspunkt er det her papir

det svar til herre nikolaj villumsen den tiende maj

at der ikke er nogen substantiel ændring i forhold til de svar som er afgivet i det papir som enhedslisten ikke har ulejliget sig med at vise til europaudvalgets formand

det virker som om at man har haft kendskab til det i stykke tid men det skal jeg slet ikke kloge mig på for

arbejde men de oplysninger som jeg har

er nogen substansforandring

været behandlet i tyskland

derfor vil jeg spørge igen har ministeren nogen sinde set

det er os der personligt sidder i alle arbejdsgrupper under rådet

hverken i klonet forstand eller i personlig forstand det er sådan

embedsfolk som er ansat i ministerierne som gør arbejdet de papirer de får i hånden er ikke ét papir eller to papirer det er hundredvis af papirer på baggrund af deres gennemgang af det arbejde kan de hjælpe regeringen med at skrive svar vi har tillid til de embedsmænd som skriver de svar fordi vi hverken kan eller vil læse alle papirer selv den tillid er hos mig fuldstændig intakt efter dagens debat og jeg har fuld tillid til at de svar som jeg bliver givet og som jeg tager et ansvar for ifølge ministeransvarlighedsloven er i overensstemmelse med sandheden

jeg tilbagevise den insinuation som jeg synes der ligger

så længe vi folketingsmedlemmer har muligheden for at stille spørgsmål

kinesisk græsk urdu eller et andet sprog uden samtidig

til grund for et spørgsmål i folketinget og som har været på andet end et europæisk sprog jeg synes på baggrund af debatten at det vil være helt relevant

spørgsmålet om hvorvidt

en generel debat snarere end er en debat som er knyttet specifikt

dokumenter er affattede i fremmede sprog skal ledsages af en oversættelse

i alle dens detaljer og heller ikke den nævnte paragraf

ikke klar over at vi var blevet bedt om at oversende en oversættelse af dokumentet tværtimod

kan jeg konstatere at det er lykkedes udvalgets medlemmer at stille endog særdeles mange spørgsmål til det dokument og derfor

har vi måske overfladisk og måske alt for hurtigt tilladt os

dokumentet faktisk kunne læses da der kunne stilles spørgsmål på dansk ud fra dokumentet

noteret mig diskussionen om dokumenter den fortsætter vi

tror ikke at retsplejeloven gælder men vi skal vi skal have en ordentlig forretningsgang

jeg nu et par gange har tysset på medlemmerne takke for den ualmindelige gode ro og orden der generelt har været

ikke flere der har bedt om ordet og derfor går vi til afstemning

slutter afstemningen for stemte firs

tretten og fjorten det vil sige anden behandling af l en hundrede og seks og l en hundrede og fem om ægteskab mellem

det må stå for flertallets egen regning men jeg synes ærlig talt at det ville klæde flertallet hvis man havde mod til at spørge befolkningen om befolkningen deler flertallet i folketingets entusiasme for eus økonomiske styring

det er med hovedarkitekten bag finanspagten den konservative tyske kansler angela merkels ord et krav at traktaten og finanspagten

flertal det er merkels ord

det skal ikke længere være vælgerne der fra valg til valg stemmer og vælger den økonomiske politik det skal ikke længere være skiftende folkevalgte regeringer der lægger retningslinjerne for den økonomiske politik nej den økonomiske politik er bestemt i finanspagten jeg ved at der er rigtig rigtig mange danskere der er utilfredse med det som folketinget gør i dag jeg har i den seneste tid været mange timer

danske gader og stræder for at samle underskrifter for en folkeafstemning

rigtig rigtig mange andre der også

gjort en stor indsats og i samarbejde med folkebevægelsen mod eu har enhedslisten indsamlet femogtredivetusinde og firehundrede og ti underskrifter med kravet om en folkeafstemning

til folketingets europaudvalg i tirsdags

en folkeafstemning om finanspagten jeg synes ærlig talt at folketinget burde lytte til de rigtig rigtig mange danske borgere mens den nye socialdemokratiske regering i danmark i år gennemfører en kickstart der med offentlige investeringer skaber arbejdspladser

i finanspagten er borgerlig nedskæringspolitik som lægger eu landene i en økonomisk stram spændetrøje nedskæringspolitikken har det problem

vil genrejse økonomierne og skabe beskæftigelse det ses desværre med al mulig alvorlighed lige nu i europa arbejdsløsheden eksploderer som et resultat af års massive velfærdsforringelser den her politik vil gøre krisen værre

skabe mere fattigdom og den vil skabe mere arbejdsløshed i europa det ses i lande som grækenland

irland som jo er det land der i dag som det eneste får lov at stemme om finanspagten indtil videre har befolkningerne i frankrig

nedskæringspolitikken

at irlænderne tør stemme nej trods de skræmmekampagner der har været ført så også de kan få lov at afvise nedskæringspolitikken i enhedslisten mener vi at det er den danske befolkning som skal have muligheden for at sige nej derfor mener vi der skal være en folkeafstemning den danske befolkning sagde ved sidste folketingsvalg nej til dansk folkepartis

venstres og konservatives nedskæringspolitik jeg synes derfor ærlig talt at den danske befolkning har fortjent bedre end at få listet den selvsamme nedskæringspolitik ind ad bagdøren uden at blive spurgt derfor skal der lyde en meget meget klar opfordring lige nu til folketinget

synes vi skal spørge befolkningen om den også i fremtiden vil have mulighed for at investere for at skabe arbejdspladser eller om den vil binde sig til den tyske konservative kanslers drøm om en permanent

at folketinget vil stemme for vores forslag

min skulle også gerne være blandt

uden for de store vinduer bag ved mig står folk

skrevet traktatafstemning og det er jo folk der ønsker at vi

andet kristoffer beck landsformand for konservativ ungdom

herinde men man hører dem udenfor

emne nemlig at hvis ikke

august to tusind og elleve

blev jo ikke til noget fordi regeringen lyttede til folket

og så lave en folkeafstemning for det er egentlig det folket har bedt om folket har ikke sagt om de siger ja eller nej folket har sagt

ordet det har ministeren

at den økonomiske politik

af finanspagten jeg

sikker på at enhedslisten godt kunne føre en økonomisk politik

egentlig tro at også enhedslisten finder det rimeligt nok

opkræve meget høje skatter hvis det var det et parti ønskede at gøre

sørge for at vi faktisk gør det vi siger vi gør

økonomisk politiske debat om hvilken vej vi skal gå hvad vi vil investere i og hvilke skatter vi vil have på ingen måde med finanspagten

fastlagt den økonomiske politik i al evighed vi har ikke stoppet den politiske debat om hvilken økonomisk politik der skal føres

som jeg egentlig tror at også de partier som er hvad skal man sige skeptiske over for det europæiske fællesskab er enige i nemlig at det

en meget god idé at der er balance mellem indtægter og udgifter

jeg synes det bliver en lidt underlig diskussion

der mener at der ikke skal være en folkeafstemning indirekte bliver beskyldt for ikke

respektere demokratiet

at respektere det repræsentative demokrati danmark afgiver ikke suverænitet

en ændring af vores grundlov når der ikke afgives suverænitet når en grundlovsændring ikke er nødvendig

det som jo

eu er ikke udenrigspolitik eu er ikke noget fremmed det her er et spørgsmål ligesom mange mange andre spørgsmål store som små nærværende som vidtgående som folketinget tager stilling til derfor mener jeg også at det er rigtigt og vigtigt at folketinget tager stilling som folketinget har gjort i dag og dermed også tager

ansvaret i det repræsentative demokrati

ind for at føre en ansvarlig økonomisk politik det er også derfor vi lige præcis blandt andet har lavet en kickstart sammen med regeringen for at skabe arbejdspladser jeg tror der er mange der er enig med mig i

økonomisk politik

i min ordførertale men

har gjort der vil skabe investeringer

udtømt diskussionen om er en ansvarlig økonomisk politik

hvis man gør det på de kommende generationers bekostning med en massiv gældsætning som måske ikke er bæredygtig i et længere perspektiv synes jeg at man fører en særdeles uansvarlig politik det er det ene

i økonomien det andet er at jeg desværre bliver nødt til at bruge taletid

danmark får en bøde hvis vi bryder med indholdet i traktaten jeg tror det var spørgerens formulering

lave en lov i danmark det vil blive påset om vi gør det det kan i yderste konsekvens i flere led

men det er jo noget specifikt som handler om hvorvidt vi vil indføre en lov i danmark

jeg tror at nogle af dem der følger den her debat kunne få det indtryk at hvis vi ikke førte en bestemt økonomisk politik

villumsen lige har udlagt på en måde som jeg er helt uenig

ville vi få en bøde det er jo forkert og jeg tror herre

ved finanspagten er jo at den forudsætter en vedtagelse af en budgetlov

kan danmark få en bøde kan ministeren ikke bekræfte at det vil være situationen altså hvis et i folketinget ikke vedtager en tilfredsstillende budgetlov

eller andre eu lande skulle være utilfredse med budgetloven

kommissionen eller andre eu lande er tilfredse med vores vores budgetlov og kunne ministeren ikke svare på mit første spørgsmål om

at gøre i den her debat i stedet

at alt er på spil det er jo fuldstændig rigtigt at hvis danmark ikke vedtager en budgetlov eller hvis vi

er skrevet på så har vi et problem og så kan vi i sidste ende få en bøde

hvis man kommer i uforudsete og ekstreme omstændigheder jeg synes det er meget vanskeligt bagudrettet at vurdere om den kickstart som vi har gennemført vil falde ind under den kategori en af de ting som jeg synes er vigtig at bemærke sig

er jo dog at den kickstart som er

gennemført samtidig med at danmark overholder den henstilling vi har fået om at bringe vores økonomi tilbage på sporet igen det synes jeg er godt og rigtigt

vi fra regeringens side synes der skal være i den økonomiske politik nemlig at man gør hvad man kan for at skabe job

næste generationers bekostning ved at gøre det inden for

demokrati hvilket jeg for så vidt er ganske enig i

den seksogtyvende august to tusind og elleve sagde at der

nu blev der så ikke nogen betalingsring at stemme om så derfor kan man sige at det er blevet til en lidt hypotetisk diskussion

en betalingsring jo vedrører en række forskellige demokratiske niveauer der var også en lang række kommuner som stillede sig meget skeptiske

region som bliver påvirket af en betalingsring

vælgerne i hele landet stemmer jo til et nationalt valg

det nu engang er mest relevant for dem der vil bo uden for betalingsringen og som skal krydse den for at komme på arbejde og derfor kunne det være en måde for vælgerne at komme til orde på det kan jeg

det ville være hensigtsmæssigt at få en folkeafstemning om

at folk ville stemme ja til det i modsætning til det som som var en del af kampagnen mod betalingsringen nemlig at det skulle man ikke have

en ting vi stemmer

om eu spørgsmål ret ofte fordi vi gør

ligesom vi ratificerer internationale aftaler og gør dem til dansk lovgivning der er en lang lang række tilfælde hvor vi stemmer om ting som er vedtaget og lagt på skinner og debatteret for eksempel i europa

parlamentet og i det europæiske råd og der synes jeg ikke at enhedslisten er der og synes at vi skal have folkeafstemning

selv om det er helt åbenlyst at at det kunne man sikkert gøre af

økonomiske politik udfordringen er at fleksibiliteten ikke er tilstrækkelig til at imødese uventede udfordringer og samtidig

fleksibiliteten blive brugt til at smyge sig udenom er ministeren

det er klart at det ville være det enkleste hvis alle altid gjorde som de havde lovet at gøre

en del af baggrunden for finanspagten at der har været brud på

brud som der ikke er blevet fulgt op på og som derfor har ført til

konservative medlemmer ville kalde

bedre hvis alle til enhver tid havde gjort hvad de havde lovet det har de så bare ikke det har dels ført til finanspagten

seks tungtvejende direktiver

mangel på politisk ansvar for den økonomiske politik uanset i hvilket land det er kaster borgerne ud i usikkerhed både i forhold til deres arbejdspladser og i forhold til deres boliger

spørgsmålet bestemt relevant men der er bare det ved det at det er her vi er

entydig dansk interesse at finanspagten bliver ratificeret

en reduktion af demokratiet der er en vigtig balance at holde

ekstraordinært hvis man er i en ekstraordinær situation og ja

har været om kapitalkrav fordi vi

have fælles europæiske regler så der er en ensartet konkurrence

at landene stadig væk har et meget stærk ejerskab til at sørge for at deres finansielle sektor ikke er skyld i boligbobler eller aktiebobler eller hvad det nu kan være derfor er der også i

nogle meget konkrete ting en balance imellem en national fleksibilitet og det at kunne tage nationalt ansvar og det at have fælles regler

synes jeg kan genkende i meget af den europæiske tænkning og det jeg synes der er unikt og godt ved det europæiske fællesskab nemlig at vi er ikke én union vi er ikke en finanspolitisk union vi er også det europæiske fællesskab men vi er det

dansk nation og med de rettigheder og de pligter det så påhviler

en del af mine bestræbelser på at blive en endnu mere velfungerende formand at

korte bemærkninger derfor vil jeg gerne have hvis man vil have begge runder at man så lige trykker

det letter mit overblik

det var ikke nogen bebrejdelse det

jeg kan gøre det så godt som muligt der er ikke flere der har bedt om ordet

afstemningen for stemte seks og tyve imod stemte ni og halvfjerds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

fornyet udvalgsbehandling af hensyn til nogle teknikaliteter vi gerne lige skal

der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

det er vedtaget

det næste punkt på dagsordenen kan vi ikke nå ret meget af inden pausen men vi kan da starte hvis ordførerne

som sidst hvor vk dansk folkeparti

tusind og seks i øvrigt en aftale som er oplistet på statsministeriets hjemmeside over indgåede forlig

jeg kan forstå på regeringen at hvis noget

på den liste på statsministeriets hjemmeside

side som vi også har givet udtryk for i hele den her proces at det er helt uhørt at man

med enhedslisten og dermed bryde den aftale og det forlig som blev indgået med vk dansk folkeparti og de radikale

skabe den tryghed om kommunernes situation som man ellers argumenterede for

indgåede aftaler med folketings partier ministeren har så i begyndelsen sagt at der ikke var noget forlig vi skulle respektere derfor spurgte vi så hvordan det kunne være at hverken liberal alliance eller enhedslisten fra starten

forhandlingsforløbet blev indkaldt som forligsparti og forligskreds

at der ikke var noget forlig vi havde så et samråd med ministeren

hvor det så fra ministerens side blev gjort klart

at nu var vi nogle partier der havde bestilt det stykke arbejde i finansieringsudvalget

vel at mærke efter ministerens opfattelse ikke et forlig med såkaldt vetoret så nu begynder man altså at operere med noget der hedder et forlig

uden vetoret og et forlig med vetoret efter vores vurdering er et forlig et forlig og et forlig skal

man skal sige med tilfredshed men i hvert fald konstateret at der fra regeringens været et behov for nu at sætte et arbejde i gang med statsministeriet i spidsen for at få afdækket hvornår der så er et forlig og hvornår der ikke

spilleregler vi arbejder efter det kan der sikkert også være behov for men vi vi kan under ingen omstændigheder være med til at støtte en aftale som jeg vil kalde en forligsbrudsaftale i den forstand at vi er et parti som man skal kunne indgå aftaler med

omkring de aftaler vi står bag og når man så vælger at bryde den

støtte op om den efter vores vurdering lemfældige omgåelse med indgåede aftaler

det næststørste kommunale parti her i landet være ude og og tale meget om forlig jeg hørte faktisk ingenting om indholdet

det er man er utilfreds med i venstre hvilke kriterier er det man gerne vil have ændret i venstre det er jo tankevækkende

stemmer rødt og ikke giver kommunerne den tryghed

ved at stemme grønt i fællesskab og sikre kommunerne at det

på kommunernes vegne at spørge venstres ordfører hvad er det substantielle i aftalen der gør at venstre stemmer imod er det er et substansproblem for venstre eller er det et taktisk problem for venstre

ikke hjælpe noget at man indgår en aftale tilbage i to tusind og seks og igen

i andre sammenhænge indgår aftaler med brede flertal i folketinget

så ikke efterfølgende kan regne med at de aftaler også overholdes

forlig og så er det vi så skal stå og

i øvrigt godt støtte en ny aftale når man nu har valgt at bryde den tradition og jeg

aftale gælder medmindre man opsiger aftalen og så træder en ny aftale i kraft efter et nyt folketingsvalg det er den måde man arbejder på hvis man vil være en

aftalepart og vi medvirker ikke til at støtte op om

og som jeg næsten også kan fornemme ministeren

fra regeringens side betragtede det

rødt stemmer imod de her justeringer af udligningssystemet så må man jo hvis man sidder ude i kommunerne have en eller anden forventning om at skulle regeringsmagten skifte sådan som ordføreren selv ønsker det

må det her jo blive ændret igen det må vel være det man kan læse ud af det hvis det er tilfældet

nu ikke længere skal modtage og hvem skal så

konkret om substansen i det politiske

det er en aftale som gælder medmindre man i en forligskreds kan blive enige om at ændre den og hvis ikke man kan det

hvor vi også gik ind substantielt og kiggede på hvad

indhold der lå i det udspil regeringen kom med vi havde nogle ønsker det har også stået i pressen

vi konstaterede så blot at ministeren ikke løftede den opgave der bestod i at alle forligspartierne skulle kunne føle sig

så kan vi selvfølgelig heller ikke som et troværdigt parti

udsætte mødet mødet genoptages klokken tretten

med fortsat behandling af l en hundrede og en og halvfems og det er den socialdemokratiske ordfører der skal på

og udgiftsbehov er en helt grundlæggende forudsætning for at alle kommuner ved en rimelig beskatning også kan levere et serviceniveau som imødekommer borgernes behov udligningen skal selvfølgelig være baseret på et retvisende grundlag der afspejler kommunernes reelle udgiftspres og faktiske opgaver derfor har det udvalg under økonomi og indenrigsministeriet som har fået navnet finansieringsudvalget gennemført den analyse af kommunernes udgiftsbehov som blev beskrevet og bestilt

analysen svarer på den kritik som kommunerne har haft af udligningssystemet og analysen viser at udligningssystemet kan gøres mere retvisende vi har lyttet til kritikken og vi skaber med dagens lovforslag et mere retvisende grundlag for udligningen mellem kommunerne

men i dag justerer vi ikke bare det generelle udligningssystem vi skaber også nye muligheder for kommunerne regeringen og enhedslisten er enige om at vi skal fastholde en stor særtilskudspulje på fire hundrede million

der ikke bliver opfanget af udligningsjusteringerne

at det ville indgå i vurderingen af kommunernes ansøgninger om særtilskud

kommune har oplevet udsving i økonomien på grund af for eksempel større efterreguleringer vedrørende beskæftigelsestilskud

også sikret at virkningerne af udligningsjusteringerne på samme måde kan indgå i en sådan samlet vurdering når der skal fordeles særtilskud næste år derudover har vi erstattet de tidligere snævre udviklingsaftaler hvor særlig udsatte kommuner har kunnet få en aftale om at de skal nedbringe deres udgifter inden for nogle særlige konti på kommunens regnskab de snævre udviklingsaftaler bliver med det her forslag til udviklingspartnerskaber vi vil nemlig gerne lave partnerskaber med en kommune

en gruppe af kommuner hvor fokus er på lokaludvikling og skabelse af nye arbejdspladser for på den måde at bedre den økonomiske situation i den eller de udsatte kommuner det mener vi er en meget mere positiv og fremadrettet måde at samarbejde mellem staten og kommunerne på og så understøtter den regeringens målsætning om at skabe arbejdspladser ude i den enkelte kommune og målrette

de dele af landet hvor der er særlige udfordringer som jo mange gange typisk er i danmarks yderområder jeg vil derudover fremhæve den nye sociale særtilskudspulje

en pulje på fire hundrede million kroner puljen skal bidrage til at løse de store sociale udfordringer som findes i mange af landets kommuner

indkomst høj arbejdsløshed eller mange på førtidspension og så videre der er store udfordringer

men udfordringerne findes rundtom i landet også i større omfang og derfor kan alle landets kommuner

sociale særtilskudspulje

en diskussion som efter min smag har fået lov at fylde alt alt for meget alt for meget det er diskussionen om hvorvidt der har været et

med vetoret vi mødtes først med de partier som kunne blive enige sidste gang det har nemlig været traditionen i udligningssystemet at dem som kunne blive enige

måske kunne vi blive enige i den kreds af partier igen det kunne vi ikke de konservative forlod forhandlingerne så kunne vi jo bare forhandle videre med venstre men de gik også fordi de konservative gik andre forklaringer fik vi

gerne kvittere for at dansk folkeparti blev tilbage og var klar til at lave en aftale men desværre først på den anden side af et valg så aftalen

enhedslisten har forhandlet med regeringen og vi har nået en fælles aftale min opfordring til folketingets partier i dag er derfor

vi gør med kommunernes økonomi som vi gør med statens økonomi finansloven

lad os nu lægge de her forligsdiskussioner til side og sammen vise kommunerne at uanset hvad vi mener om forlig eller ikke forlig skal kommunerne vide at det ikke bare er noget der bliver rullet tilbage hvis regeringsmagten skulle skifte det gør mine gode kollegaer fra de andre partier ved ikke at stemme

nu skulle være slut

kritiserede og det har man gjort ofte den blå side af salen

alene med den side af salen

se på den tradition man har inden for udligningssystemet som jo er en ældre en ældre dame

bliver enige det er hele traditionen det er den vi bygger på og det

fremstrakte hånd at vi har sagt til de partier der har lyst til at være med at vi kan lave noget i fællesskab den fremstrakte hånd er der sådan set stadig væk vi forstod så på et tidspunkt at det konservative

de havde deres begrundelser men vi var klar til at forhandle videre med de andre partier som tidligere har vist at de kunne blive enige for at skabe en aftale som kommunerne kunne regne med og som de vidste ikke ville blive rullet tilbage

derfor havde vi håbet at et parti som venstre ville være blevet have taget ansvar og forhandlet videre men der gik som jeg nær sagt vanligt taktik i det og og venstre forlod lokalet alene med den begrundelse

at gennemføre det her med en skillelinje her

kritisere hinanden for blokpolitik som man har en tendens til at gøre når man er i opposition så bare

det at man gennemfører det her alene med

svar til herre leif mikkelsen den her regering har

hånden helt frem og åbnet den og sagt til alle partier her i salen

der er mulighed for at tage et ansvar er mulighed for at lave en bred aftale og der skal ikke være nogen tvivl om at jeg som kommunalordfører for socialdemokratiet gerne havde set at vi gør som vi gør med finansloven når det gælder statens

gør det samme når det handler om kommunernes økonomi

for så ved kommunerne hvad de har og så skal de ikke leve i uvished om hvad der vil ske efter et eventuelt valg den uvished synes jeg er blevet større for kommunerne i dag og jeg synes

gerne så siger

regeringen har strakt hånden ud

nemlig hverken herre mikkelsens parti liberal alliance eller

er påfaldende at man starter med at invitere kun et vist antal men ikke alle partier i folketingssalen og at man oven i købet også har udligningsreformen som en del af det man kalder

og at vi under forhandlingsforløbet bliver indkaldt som forligskreds

traditionen på udligningsområdet som jo går langt tilbage og som jeg vist kom til at sige var en ældre dame

at de partier der kan blive enige bliver enige og så laver man et forlig

at det er de partier der kan blive enige så det forlig har vi haft uden vetoret det har stået klart fra dag et

det selvfølgelig også de partier man starter med

også ville kunne blive enige den her gang der forstod jeg så at herre jacob jensens parti venstre

gøre det som jeg efterhånden synes at partiet mestrer

nemlig at lade der gå taktik i spørgsmålet i stedet for politik i spørgsmålet jeg har endnu ikke hørt hvad partiet venstre mener der substantielt er galt med de kriterier der er lagt til grund og som er kommet ud af den analyse som herre jacob jensens parti selv var med til at bestille da man sad i regering sidste gang så substansen er helt væk og vi strander på en diskussion om taktik frem for politik og det synes jeg

den holder medmindre man opsiger aftalen og der så kan træde en ny aftale

socialdemokraterne inderst inde godt ved er det der er sket

ikke om den diskussion som vi insisterer

hjemmeside er noteret

det vil sige undtagen liberal alliance

undervejs i forløbet har det oppe som en diskussion

men det er så sandelig også vigtigt at vide hvor vi har hinanden når vi laver den slags aftaler

af hensyn til kommunernes

der er jo ikke nogen begrundelse for de kommuner der sidder og følger med i dag for

folketinget stemmer imod så handler det om taktikken det handler om diskussionen om processen mere end det handler om kriterierne og indholdet i aftalen vi kan slet ikke få gang i den diskussion der handler om indholdet og det synes jeg er skammeligt så siger ordføreren at

regeringen bryder en tradition nej regeringen fortsætter en tradition regeringen fortsætter en tradition inden for udligningssystemet hvor de partier der kan blive enige bliver enige den enighed kalder man et forlig så langt er vi enige men som det har været traditionen

det de partier der kan blive enige der bliver enige og det vil sige at der ikke

jo også meget klart at vide at det var regeringens holdning at fortsætte den tradition da vi indledte forhandlingerne det var det grundlag vi forhandlede på og det var alle partierne

indgået var det blandt forligspartier det var det ord man nævnte det var det

var det forligspartierne der blev inviteret man inviterede ikke enhedslisten og liberal alliance som ikke var med

det har været den forligskreds der har været

det stod meget klart på møde nummer en hvor herre mike legarth også selv deltog at regeringen

vetoret til nogen partier sådan har det ikke været før og den tradition har vi fortsat og det har været det vi har forhandlet ud fra

er tankevækkende at man nu ikke som kommune der sidder og følger med derude kommunalpolitikere eller borgere for den sags skyld kan få et svar substansen hvor er det partierne i den blå side af salen er uenige i indholdet

i den her aftale der ligger foran os nu som partierne ikke kan tilslutte sig vi strander på i diskussionen som det efterhånden er blevet en tradition i den blå blok om taktik frem for politik

det er det vores kommuner eller borgerne derude

og tydeligt tilkendegivet vores position herre jacob jensen har været på talerstolen og har orienteret om hvad venstres synspunkt er

af er sikker på

forskellige synspunkter er i den her sag da vi sad i regering

havde vi den klare opfattelse at når vi indgår forlig så holder vi de aftaler

afgiver den vetoret altså at når man har indgået

så opsiges efter et valg og frit derefter handle så man bryder med en parlamentarisk tradition og det synes jeg er for ringe og skuffende

tradition inden for udligningssystemet som går tilbage til i hvert fald nitten halvfemserne hvor forskellige partier op gennem årene har kunnet blive enige om at ændre i udligningssystemet og det er den tradition vi fortsætter at de partier der kan blive enige

det er den forligskreds man indkalder og man gør det klart at ifølge traditionen

ikke at der er vetoret og det har været regeringens udgangspunkt for forhandlingerne det jeg savner på vegne af de borgere der sidder og følger med her er spørgsmålet om hvad sker der så efter et

os bare lege med den syndige tanke

og der er ingen der helt ved hvad man får på udligningsområdet hvis der skulle ske et regeringsskifte efter et valg det synes jeg må være bekymrende når man sidder

forslag til en tilretning af det kommunale udligningsreformsystem der er indgået en smal aftale mellem regeringen og enhedslisten

forhandlet videre med regeringen om en reform men men

vælge dansk folkeparti fra til sidst i disse forhandlinger selv om vi gentagne gange har bekræftet over for regeringen at vi ønskede at fortsætte med at forhandle det skete jo

at regeringen ikke var enig med de blå ikkesocialistiske partier om at der lå et forlig på området med vetoret det mente vi jo

set også i dansk folkeparti at der var så det vi lagde op til var jo at ministeren opsagde det gældende forlig og at man så derefter forhandlede videre med

skulle være mere udligning altså at hæve den generelle udligningsprocent mellem kommunerne også selv om det først kunne træde i kraft efter et nyt folketingsvalg det kan undre som det også

de sidste mange år og har postuleret at man går ind for

måde har kortsluttet igangværende forhandlinger med en konstruktiv forhandlingspartner dermed forhindrer regeringen også at

kunne være kommet

den tilretning vi ser her i dag når det så er sagt hilser vi det dog velkommen at regeringen vil lave

generelt aftalekodeks om hvilke aftaler man laver hvordan og hvilke forventninger partierne kan have til hinanden efterfølgende det er nemlig vigtigt når man laver sådan nogle aftaler og forhandlinger at man spiller efter samme regler det er jo ligesom i sport

det bedste resultat hvis man spiller efter de samme regler så det arbejde der nu bliver sat i gang i statsministeriet hilser vi velkommen

vi også den her tilretning af det

positivt skridt i den rigtige retning vi ville som sagt gerne have flyttet flere penge men vi er glade for at der trods alt bliver flyttet lidt vi er glade for de cirka fire hundrede millioner

bliver flyttet fra by til land

imødekommer en stor del af de udfordringer der er ude i de tyndt befolkede områder vi mener som sagt bare ikke det er nok vi mener ikke

det er nok hvis vi skal følge den målsætning som dansk folkeparti har om at der skal være et næsten lige højt serviceniveau over alt i danmark vi hilser også velkommen at

prioritering end den regeringen

regeringen har jo udnævnt en såkaldt landdistriktsminister nogle kalder det også udkantsministeren

rigtig godt jysk er et træls ord for nogle år siden

var der jo en afstemning på danmarks radios p3 om et andet ord vinderforslaget blev baglandet jeg synes det er et meget mere positivt ord at bruge man skal huske at spørge baglandet man skal huske at have baglandet med sig og have baglandet i orden og det skal man altså også når man laver politik herinde

men i forbindelse med den her pulje til særlig vanskeligt stillede kommuner

til at man når man får ansøgninger ind også gransker de ansøgninger fra de seks kommuner som nu står til at

tabere altså seks kommuner der tidligere har fået tilskud fra puljen men nu står til at skulle betale

at disse kommuner i de kriterier der nu er opstillet bliver ramt

flere af dem er blandt danmarks fattigste kommuner men bliver nettotabere på den her reform vi vil også gerne benytte lejligheden i dag til at række hånden frem

regeringen vi foreslår at man over en periode får undersøgt følgeudgifterne vedrørende udlændinge i kommunerne

i den rigtige retning dansk folkeparti synes

vil vi i dansk folkeparti højst sandsynligt når vi efterfølgende skal stemme om det her

det synes jeg er positivt og det det vil jeg

det har vi savnet hos

et lille skridt men et skridt i den rigtige retning og som jeg hører det som ordføreren og

nu vender jeg så lidt tilbage

skal bare høre om det er ordførerens indtryk at der er samlet tilslutning i den blå side af salen til

øge udligningsprocenten

meget imod og som man forsøger at

jo ingen tvivl om at dansk folkeparti gerne så mere udligning mellem kommunerne derfor hilser vi også det her lille skridt velkommen det er et lille skridt i den rigtige retning hvad de konservative mener synes jeg at den socialdemokratiske ordfører skal spørge herre mike legarth om når han skal på talerstolen og forsvare de konservatives synspunkter i den her sag

liv holm andersen men jeg skal

indledningsvis sige at fra den tid jeg var i kommunalbestyrelsen i ølgod

ølgod kommune hørte i sin tid sammen med otte og tredive andre kommuner og hver gang vi var til

gjorde vi hvad vi kunne for at få lavet om på udligningsordningen og sandsynligvis

været glade i ølgod kommune om den fortsat havde eksisteret

var der venstremænd og socialdemokrater

og vi var alle sammen enige om at

bare vi fik nogle flere penge så ville det komme til

vi må være blevet rigere eller have fået færre sociale problemer eller hvordan det nu skal

betale og jeg må sige at

det kom frem at varde kommune skulle til at betale

var der et pænt billede af både borgmesteren og

foran det gamle rådhus og de beklagede sig men de sagde at de

om skatten ville stige så gjorde vi årsregnskabet op og det viste

var to og firs million kroner i kassen til de halvtredstusind indbyggere i varde kommune men jeg må hellere gå i gang med

jeg skal hilse fra vores kommunalordfører fru liv holm andersen og sige at hun beklager

ordførertalen højt i dag behandler vi lovforslag en hundrede og en og halvfems som handler om kommunal udligning og derfor har et indhold som partierne bag en aftale om ændringer i udligningssystemet står bag kort fortalt indeholder lovforslaget justeringer af særlige kriterier for kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov justeringer der bevirker at vi får et udligningssystem der rammer kommunernes faktuelle udgiftsbehov bedre eksempelvis udløser børn der flytter meget flere kroner mens

hvorfor så det fordi børn der flytter meget har vist sig at være et bedre mål for socialt udsathed dette er indrømmet det mest visuelle visuelle eksempel men pointen er at ændringerne af de socioøkonomiske kriterier med justeringerne samlet set rammer med større præcision derfor er ændringerne hverken tilfældige eller urimelige i objektiv forstand sådan som nogle partier både under og efter forhandlingerne har påstået

nedsat i to tusind og ni som har lavet det store stykke regnearbejde bag ændringerne og finansieringsudvalget er netop nedsat for løbende at følge op på og ændre kriterierne til det bedre

vise sig nødvendigt og det har vist sig nødvendigt der har været en lang række eksempler

endda meget saglig kritik hos kommunerne så faktisk virker det på flere måder mærkeligt hvis ikke man ønsker at lytte til det finansieringsudvalg man selv har nedsat til at løse en opgave som man dybest set selv har fundet på som de radikale ser det er det

vigtigt netop at understrege at vi nu ikke får et perfekt udligningssystem og fremtidige rettelser er nok også nødvendige men et system der trods alt rammer mere præcist i forhold

socioøkonomiske udgiftsbehov som noget nyt foreslås der en ny social tilskudspulje til kommuner hvor der i visse dele af kommunen er overrepræsentation af borgere med sociale problemer og således kan man sige at justeringen både overordnet set og i tillægsværkerne har en social profil og det er de radikale også meget glade for således kan det radikale venstre med glæde støtte lovforslaget

vi går straks videre til socialistisk folkepartis ordfører fru lisbeth

er komplekst og en smule uforståeligt for de fleste der er utallige kriterier og mange niveauer for vægtning

egentlig et meget smukt og simpelt princip

være for stor forskel på den velfærd borgerne oplever i brønderslev og i gentofte vi kan ikke ændre på alle forskelle og penge løser ikke alle strukturelle problemer men for

været med til at skabe usikkerhed om grundlaget for den kommunale økonomi

forfiner det nuværende udligningssystem ved at der tilføjes tre nye udgiftsbehovskriterier

at man justerer fem af de eksisterende

det andet fordi forslaget er med til at skabe en

en fælles løsning men det ville de ikke

hensynet til at skabe et danmark i bedre social balance heldigvis viste enhedslisten ansvar og kom ind i forhandlingerne hvor de fik sat nogle rigtig gode aftryk blandt andet med den sociale særtilskudspulje i forhold til de kommuner der slås med problemer som borgere med psykisk sygdom misbrug arbejdsløshed lave indkomster høj kriminalitet

jeg sige at udligningssystemet ikke

os at lave justeringer af

udligningssystemet uden at man oplever utilsigtede effekter i forhold til enkeltkommuner derfor er vi også glade for at forligsparterne har været enige om at fortsætte med den særtilskudspulje på fire hundrede million

i to tusind og tretten og fjorten så økonomi og indenrigsministeren har mulighed for at yde tilskud til kommuner der står med særlige økonomiske udfordringer

og det at man skal kunne regne med de aftaler man indgår ikke er noget der ligger sf specielt meget

det er i hvert fald den slutning man må komme til på baggrund af det her forløb

folkepensionens grundbeløb

med den liste over de indgåede forlig

på den samme liste står at der er en aftale om udligningssystemet hvordan kan det så være at når man argumenterer med at hvis ikke det står på den liste

jeg synes det er lidt underligt at man vender argumentationen fuldstændig modsat

hjemmeside hvor man selv argumenterer med at

er et forlig

den store udligningsreform så blev der ændret på beskæftigelsestilskuddet som hænger uløseligt sammen med

ikke med og nu har vi så lavet en aftale med enhedslisten

som heller ikke er et forlig men jeg synes det er rigtig godt at der nu bliver

taget hånd om den uklarhed som jeg

der har været om mange forlig som ny i folketinget

får skabt klarhed over hvor bindende

og og ødelægge det videre

arbejde for de andre partier eller hvad det nu

rigtig godt at vi nu får sat fokus på hvordan

jeg vil bare sige at

jo ikke er os der har bedt om at statsministeriet nu skal i gang med at udrede hvad

aftaler man egentlig føler sig bundet af

som udtryk for at regeringen selv

egentlig er man føler sig bundet af

jeg synes igen at det er meget meget

man kan kalde det en tradition

man opsiger den og så kan man lave en ny aftale med

over hvordan aftaler ser ud hvordan forlig ser ud og

og det havde faktisk også været nemmere for os fordi venstre er

jeg mange venstrefolk ude i kommunerne

ordføreren siger at beskæftigelsestilskud og udligning ikke hænger sammen og ikke har noget med hinanden at gøre

i det samme system så at sige det bliver lidt teknisk men så havde det haft nogle andre negative konsekvenser men faktum er

hvis der fra venstres side var en opfattelse af at der var et klokkeklart

holdt sig tilbage med at råbe blokpolitik efter den anden side af salen

selv en fortid ude i kommunerne og ved hvor vigtigt det er at få den her klarhed men når ordføreren spørger ind til om det er blokpolitik eller ej

har siddet adskillige dage i træk søndage efter midnat og forhandlet for at prøve at finde frem

fælles løsning med blandt andet konservative og venstre

det er så vigtigt for kommunerne

opbakning men man ville ikke man nægtede man sagde nej

det snævrest mulige flertal i dette folketing det røde flertal vedtager en udligningsreform

siger at vi har brugt enormt lang tid på at forhandle

at vi ville gå rigtig rigtig langt for

over halvfjerds konkrete spørgsmål og

flertal men der blev smækket med døren

at sige at beskæftigelsestilskuddet og udligningen hænger uløseligt sammen forhandlingsforløbet beviser altså det modsatte vi delte det op i to helt separate forhandlingsforløb der var fuldstændig enighed om ændringerne i beskæftigelsestilskuddet som handlede om

der lavet en enstemmig aftale om men vi kunne ikke blive enige om udligningen

udligningssystemet fordi vi havde konstateret at

vi var ikke alene der var jo også

var de konservative selv med til at skrive det kommissorium som finansieringsudvalget skulle lave en rapport ud fra

frem til et resultat at

kom jo med nogle forskellige løsningsmodeller som gav lidt forskellige resultater men model tre som vi endte med at lave det ud fra er

netop en justering

øv bøv vi vil lave vores eget kommissorium vi vil nedsætte vores eget udvalg så nu starter vi fuldstændig forfra

ordføreren at udligningssystemet ikke

løftebrud fra den røde regering det er da ubegribeligt

den almindelige parlamentariske tradition er

lave en aftale

hvorfor respekterede forligssituationen og

som kom med den tidligere regering det er klart der var nogle ting der skulle justeres og

er et mere retvisende billede af virkeligheden efter den her justering men igen må jeg sige til ordføreren

konservative og de andre partier og forhandlet i rigtig mange timer dage og nætter og vi har været villige til at strække os rigtig langt

der ikke var noget at nedlægge veto om vi må forhandle og så se hvad der sker men derfor var konservatives udgangspunkt jo også klart fra starten

er også en ældre herre på fire og tredive år

hverken huske eller se nogen steder at der skulle have været natteforhandlinger mellem vko

be eller afkræfte at der har været forhandlingsmøder med vko

noget sikkerhed og overblik i god tid

hvis ordføreren vil svare på det om disse forhandlinger har været skyggeforhandlinger mens der har været

være med hvis det kom til at virke engang ud i fremtiden og vi sagde at det blev nødt til at

enhedslisten har i lyst til at lave det her sammen

det vil vi rigtig gerne have vi vil gerne forhandle med jer så vi kan få det her på plads så kommunerne kan få at vide hvad de har at gøre godt med

parat vi har jo ikke nogen religiøse forhindringer for at forhandle om søndagen og vi har konstateret at vi som medlemmer af folketinget ikke er omfattet af arbejdsmiljølovens elleve timers regel

vi hørte fra den borgerlige opposition her i aftes under den såkaldte afslutningsdebat hvor man

ynkede enhedslisten fordi den ikke var blevet inddraget er

at det her er den fjerde større aftale vi indgår så jeg må sige at det skal med i det billede man

af enhedslistens rolle i forbindelse med det nye flertal vi kom med i allersidste øjeblik og

det at man kunne indfri løfterne til til tønder til lolland til bornholm og til brøndby det var rigtig vigtigt for os og vores opgave var så at lave den her aftale til en robin hood plus aftale og det synes jeg også

ganske godt i et rigtig godt samarbejdsklima så det handlede

fra de rige og give til de fattige og sikre et danmark der hænger sammen og hvor der ingen markante forskelle er på landdistrikter og storbyer alle områder i danmark skal løftes for eksempel på det boligsociale område

det som står i regeringsgrundlaget og som vi senere skal have

nord for københavn som skal slippe for at sørge for at løse boligsociale opgaver lave almen bebyggelse så det ligger også i tråden af

at løse de særlige

et løft i forbindelse med den her aftale det vil sige at de

af borgere uden bolig psykisk syge misbrugere og

vil få mulighed for at blive bakket op af en

et rigtig godt grundprincip for os var det også vigtigt at få nogle

vi her i landet har en galoperende i antallet af udsættelser

vi fået med i aftalen at der i

som sætter nogle kraftigere ting i værk end

boligministeren indtil nu har excelleret

også noget af det som måske ikke har været så tydeligt i aftalen men som har haft betydning

ønske om at kommuner med

udvide deres

periode med gratis persontransport så de kunne agere med noget mere turisme og at de også kom ud over den der særlige situation der er

snart et byggemarked har en eller anden vare de skal sælge så står der undtaget er ikkebrofaste øer altså den urimelighed at de skal betale ekstra

med til at hjælpe det erhvervsliv der er ude på de øer

er det en forbedring med tydelige

enhedslisten kan tilslutte sig forslaget men samtidig vil vi også understrege

danske kommuners problemer det løser jo ikke det

drejer det sig om at borgmestrene byrådene og befolkningerne ude omkring

bedre forhold for kommunerne tak

jeg er slet ikke i tvivl om at enhedslisten

jeg er heller ikke i tvivl om at enhedslisten ser stort på både

danske traditioner hvis der senere skal fjernes helligdage

laves om til arbejdsdage men det er jo en helt anden snak jeg hørte enhedslistens ordfører sige nærmest med begejstring i stemmen at det her var den fjerde aftale

en folketingssamling hvor enhedslisten

parlamentariske grundlag for en regering er fire aftaler

et styreskifte føler enhedslisten sig ikke bare en gang imellem

at vi af og til giver udtryk for at det ikke er godt nok

lige rette en lille misforståelse hvis det drejer sig om at fjerne helligdagene så får man altså ikke enhedslistens støtte tværtimod sat en kampagne i gang for at man ikke skal stjæle af folks helligdage man har allerede betalt

stor utryghed med det med de helligdage så derfor vil jeg da gerne kvittere for at enhedslisten

bare sige at

kommer fra en situation hvor dansk folkeparti var parlamentarisk grundlag for en vk regering og

fire større aftaler

at være støtteparti til at blomstre men situationen er jo nu

fortjent og den fremgang som enhedslisten fik ved valget har vi

der er jo noget der hedder kommuneforhandlinger og skattereform og så må vi se

og jeg gad da også vide hvad de venstreborgmestre og de

ville have sagt hvis ikke vi havde stødt til og lavet den her aftale så de fire hundrede million

forklare hvordan han så kan få det til at betyde at det er en robin hood

men jeg vil bare vende tilbage til hvordan hvordan enhedslisten så

inviteret forventede man ikke at man blev inviteret hvis det var sådan at man var parlamentarisk grundlag og der

derfor kunne sætte sig tilbage uden at være specielt fornærmet over det

selvfølgelig lege med den forligskreds der nu engang er

gør den jo også klogt i at lave sonderinger inden den

går i gang med forhandlinger så den er på nogenlunde sikker grund hvor den er så det kan da være vores råd til regeringen at den gør det

folkestyrets spilleregler ved at få klart defineret hvornår vi kan tillade os at råbe efter hinanden med

kunnet få noget svar at to regeringsbærende partier nu

ordet blokpolitik lyder så belastende men

spå om

man så vil gøre men så må vi

jeg nok er den forkerte at spørge jeg tror

clausen ville kunne give et meget mere uddybende svar på det spørgsmål men jeg efterlyser faktisk også noget baggrundsmateriale

indføre og jeg tror faktisk også det var enhedslistens idé det her med at

være gratis godstransport fra de små øer til fastlandet

i april og september hvilket vi i dansk folkeparti også synes er rigtig god idé

jeg har her et regnestykke

hører under kommer til at miste syvhundrede og halvtredstusind om året

indtægter fra godstransport og tohundrede og halvtredstusind kroner om året i billetindtægter for april og september dertil skal man også regne at de sommerhusejere der ville have besøgt deres sommerhus

til at miste billetindtægter i oktober og marts det vil sige

sæsonen det med godstransporten og det med færgesekretariatet det kan eksempelvis være det men det skulle jo nødig være sådan at man når man får tilført nogle flere penge altså i det her tilfælde femten million

kan ministeren formentlig uddybe

kroner i de der færgebloktilskud så det her må jo være udtryk for en forbedring hvordan det så kan udmøntes

kan vi forhåbentlig med dansk folkepartis indsats i

for sigtet med at føre flere penge ud har ikke været at forringe forholdene tværtimod at forbedre dem

indkaldt os først så havde der også

så det er jo et råd til ministeren om først med enhedslisten

og skulle behandles som forligsstof

jo et mærkeligt forløb vi er udsat for både her i dag

måske også forspillet

med vetoret og andre uden

ikke forskrækkede os helt voldsomt vi tillod os endda

forberede os grundigt og invitere ministeriets ypperste person på området til et gruppemøde for at sætte gruppen godt ind i

vi har mange nye gruppemedlemmer et vanskeligt område

vide hvad det drejede sig om det var så sådan set det sidste vi hørte til det forløb fra ministerens side

hørte fra det forløb derfor lyder det fantastisk hult her i dag at man står og siger at man gerne ville have haft bredere flertal man har endda siddet til efter midnat og jeg ved ikke hvad for at få et bredere flertal end det

min deodorant det er galt med eller hvad der nu er der er årsag til

forliget der bandt på nogen måde

anden årsag til at liberal alliance ikke blev inviteret til forhandlingerne

et udtryk for at denne regering rent faktisk ønskede at gennemføre det her med det flertal der nu tegnede sig

interesse vi efterlyste sådan set et mere forenklet udligningssystem et mere gennemsigtigt udligningssystem hvor man i langt højere grad kunne vide hvad man fik i stedet for at det sådan set er forbeholdt næsten

gennemskue og gennemregne det der meget indviklede system vi har sådan set peget på at vi gerne medvirkede hvis det var muligt at forenkle og

det bedre sådan at man også derude kunne forstå hvorfor og

for ministeren det var det der var debatten da

min gruppe fik undervisning

holde fri lige siden også efter midnat indtil

at forløbet har været mærkeligt man har så opfundet et begreb der hedder med eller uden veto jeg har da været

måske meget smarte at have hvis man skal undgå at være alt for forpligtet eller den slags men det får vi så udredt

og hvis indhold ikke er blevet mere gennemskueligt overhovedet og mere forståeligt og der er præcis det resultat der i øvrigt altid kommer ud af det her nemlig at dem der skal aflevere noget

farligt sprængfyldt område vi havde sådan

vide tidligere på dagen er

skulle regeringsmagten skifte i det her land så bliver det her lavet om

at sætte et par ord på hvad er det inde i systemet hvad er det nede i substansen af det her udligningssystem man gerne

for at vi kunne gå ind i debatten eller i substansen for den sags skyld og påpege hvad vi gerne ville have

ikke eksisteret i det her forløb sådan er det og derfor

heller ikke her rulle ud hvad vi kunne tænke os hvis

jeg har peget på at vi ønskede så gennemsigtigt og så forenklet et system som muligt

hver gang man har fjernet en i det her

forenklet så det er kun det vi efterlyser det var sådan set min indgangsreplik til det her og det var den indgang vi ville have

pege fingre ad at den her regering har valgt de og de elementer i et forslag som vi aldrig kom

med i den her debat og man måske er lad os bare antage

en borgmester

så kunne man måske godt have lyst til at vide

til en anden regering end

gå tilbage til det system der var før så jeg fisker egentlig bare efter om ordføreren ikke

liberal alliance gerne hen med det danske udligningssystem

kommunerne også se hvor vi egentlig

en blå regering en ny regering et andet flertal det er interessant at ordføreren for det største regeringsparti er så optaget af et andet flertal her godt et halvt år efter at regeringsmagten er skiftet så det kunne da tyde på at man

i den her række af løftebrud der har været

laver nogle klare aftaler om hvad det er og at man er helt

i den kreds som nu vedtager det her så kender borgmestrene præcis de præmisser

mere gennemsigtigt udligningssystem vil være godt for alle kommuner i danmark

ineffektive og i forvejen møg forkælede snylter kommuner fået endnu flere penge

mig at høre om det er liberal alliances officielle holdning til udligning

det kun er holdningen til de ændringer som

ikke fik anledning til at forholde sig til det her forslag fordi vi ikke var en del af hele forløbet

enkeltpersoner gerne forholde sig til hvad de mener ud fra hvor de er henne og hvad de kender til spørgsmålet så det spørgsmål skal stilles

her i salen og det ville jo være dejligt hvis de ordførere

citatet fra herre joachim b olsen bærer præg af at man tilskriver det her lovforslag at det rammer fuldstændig tilfældigt

af den tidligere regering en regering som ordførerens parti har tænkt sig at støtte såfremt der kommer et regeringsskifte

er et antal partier der er mødt op her i folketingssalen med det forslag de har forhandlet for lukkede døre før og efter midnat

det er det der nu kan siges ja eller nej til jeg går ikke ud fra at det er en forhandling om at vi kan flytte rundt

er foregået er jo foregået

med enhedslisten uden om den borgerlige opposition herunder altså i særdeleshed det konservative folkeparti

kendt sag at selv om vi fra konservativ side forsøgte at gøre os så lange som muligt så lykkedes det altså ikke at nå helt over til en stejl økonomi og indenrigsminister på den anden side af forhandlingsbordet uden yderligere omsvøb skal jeg gøre det helt klart hvorfor det konservative folkeparti ikke kan følge

undlader regeringen at tage hensyn til det faktum at rådighedsbeløbet det beløb en familie har tilbage til sig selv at leve for for to tilsvarende familier ofte er langt mindre i de bidragende kommuner end i de kommuner som er nettomodtagere derfor skal leveomkostningerne indgå

beregning af udligningen hvis systemet skal være rimeligt regeringen har ikke villet imødekomme det ønske

krav om inddragelse af leveomkostninger

som sagt i de kommuner der bidrager mest i mange tilfælde er mindre

vi kan jo ikke lægge stemmer til en model der er mere eller mindre retfærdig og rimelig i en udligningsordning men det har altså ikke været muligt at opnå en rimelighed uden inddragelse af dette ellers helt naturlige kriterium

overudligner altså gør rig fattig og omvendt det konservative folkeparti vil ikke være med til mere omfordeling mellem kommunerne hvor familier i de bidragende kommuner skal straffes yderligere ved at betale endnu flere penge end de allerede gør i dag samtidig er det afgørende for os at udligningssystemet ikke straffer de kommuner der skaber vækst og mulighed for altså at betale til dem der mangler

på at beskytte de rige konservative kommuner især i nordsjælland regeringen optræder som robin hood og vi bliver så den onde prins john eller sheriffen

helt forkert udlægning af virkeligheden for de såkaldt rige

betaler jo altså allerede elleve milliard kroner

et system som vi selv har været med til at indføre fordi vi synes det

at vi hjælper hinanden i det her land men vi kunne bare se

kan vi ikke se visdommen i de hjælper ikke til at nå de behov og mål som vi sådan set er enige med regeringen i at vi gerne vil opnå

kan såmænd også være at der er andre og yderligere behov

bedre hjælp til socialt udsatte borgere alle de udfordringer medvirker vi gerne til at håndtere

ikke noget der tyder på at øget udligning er det der skal til vi skaber ingen vækst og vi løser ingen sociale udfordringer ved at fastholde kommuner og borgere i afhængighed

den model der er valgt det skaber heller ingen arbejdspladser bare at omfordele skattekroner fra den ene kommunes borgere til den anden kommunes borgere vi skal derimod gøre det interessant at investere også for kommunerne men det har jo aldrig ligget i venstrefløjens dna her er løsningen altid mere omfordeling mere skat

samlet set kan vi ikke acceptere det og vi er som vi også

skuffede over at det ikke er at betragte som et forlig

holder sammen indtil man bryder et forlig og går til valg på det

minder om den slemme sherif fra robin hood historierne det være sagt som en ros til at

og derfor hæfter jeg mig sådan

for et grundlag man står på ude i kommunerne når man

vi har en tradition herinde for at hvis der er flertal for regeringens

træk over for landets kommuner

kommunernes økonomi som udligningen jo vedrører altså konstaterer at der er

der skal selvfølgelig være en forklaringskraft og en logik tyngden af argumenter skal holde for det vi skal støtte og det der er lagt op til her er en justering på fire hundrede million

giver nogen mening er ikke hoved og hale i det

jeg vil da gerne tage herre simon kollerup med ud til esbjerg kommune til varde kommune til mariagerfjord og jammerbugt som altså er nogle af dem der skal betale meget mere og som jeg ikke synes kan betragtes som rige kommuner

det er rimeligt at de skal til at betale nogle flere penge i udligning

til det at man vil ændre det som regeringen

reform eller justering

når man så vil have et andet system som jeg forstår

en enkelt detalje som jeg hæfter mig lidt ved den er ret central i

vi hørte dansk folkeparti der gerne udligningsprocenten væsentligt

støtte den målsætning om at hæve udligningsprocenten eller mener ordføreren at udligningsprocenten i danmark skal ned

sikker på at vi kan få en god snak om det han er også konservativ

jeg sikker på at vi kan få nogle gode synspunkter

socialdemokratiet og socialistisk folkeparti gik til valg på en reform og det kan man fald ikke kalde det der er lagt op til her her ændrer man med fire hundrede million

undrer det mig da lidt at herre simon kollerup er tilfreds med det

at når man tjener over en vis topskattegrænse lad os kalde det det så skal man altså betale to og halvfems kroner ud af

vil til at kræve mere synes jeg at man går langt for vidt jeg bryder mig ikke om

efterhånden er det blevet sådan

der er en forståelse af at vi jo er en stor familie her i landet

så der er ikke rigtig noget at komme efter det var der faktisk et af regeringspartierne der meldte ud

når en er klar i mælet og siger jamen altså de der meget har

steder skal man også have almen bebyggelse og sørge for at der kan bo mennesker med almindelige indtægter hvordan vil de konservatives holdning så være jeg ved godt det er

fordi han var overraskende positiv i sine tilkendegivelser

jo løgn og latin og helt hen i hegnet fordelingsmæssigt betaler

elleve milliard kroner til dem der ikke har det så godt det er fint vi går ind for kommunal udligning og er der nogen derude i yderområderne der har brug for en ekstra hånd så medvirker vi gerne til at finde

der behøves flere penge for at kunne løse den kommunale opgave det gør vi gerne

jo ikke med en omfordelingsmekanisme som bare giver nogle penge i kassen

siger at de penge bliver brugt til det de var sendt derud til og det vil vi gerne

man forvente fra de konservative når nu regeringen gerne med enhedslistens

vil effektuere den del af regeringsprogrammet

alle kommuner skal være med til at løfte boligsociale problemer

er for et spørgsmål jeg bliver stillet men send det skriftligt til mig så skal jeg nok svare klokkeklart når jeg har fundet ud af hvad det er det betyder men vi er jo

vi er et landsdækkende parti så vi går ind for udligning vi går ind for ordentlighed vi går ind for solidaritet men vi går ikke ind for den der idé som også og især

dem der har lidt over et gennemsnit skal pelses

den har et sandfærdigt grundlag vi vil gerne

krav til at vi kan fortsætte forhandlingerne

vi også klart og tydeligt meddelt ministeren og det er at rådighedsbeløbet skal have en effekt vi kan jo se

borgere i kommuner der betaler mest et eksempel var

det halve til rådighed til leveomkostninger end nogen af borgerne har i

der må da være en vis retfærdighed i at dem der betaler mest også kan forvente at deres egen kommune har de samme penge til at levere

sagde ordføreren i sin egen ordførertale om det nuværende udligningssystem altså det system som

de selv sad i regering netop nedsatte et finansieringsudvalg som løbende kunne se på kriterierne og se på at få

jeg godt tænke mig at høre hvorfor ordføreren for det konservative folkeparti pludselig med sine egne ord ikke længere kan se visdommen i finansieringsudvalgets

se at den udligning ikke virkede helt præcis

der nedsat et finansieringsudvalg til at se på om de kunne komme med et oplæg der kunne forbedre det så skiftede regeringsmagten og så ligger serveretten og ansvaret hos ministeren

jeg har jo klart og tydeligt tilkendegivet hvad det er vi gerne vil have

i de forhandlinger så jeg synes egentlig

er ganske klar helt tydelig

fru liv holm andersen jo sidde og have sin mening om og smile lidt af og ryste lidt på hovedet af dak dak

gå venligst ud i befolkningen og prøv at argumentere for de femten kriterier der er valgt

der nogen derude der forstår det mindste af det nej det er der ikke

det oplæg der er lavet til ændringer forbedrer ikke udligningssystemet

vil gerne sige tak til den konservative ordfører for en egentlig indholdsmæssig behandling af spørgsmålet om udligning for det er

jeg synes til fulde at den konservative ordfører har levet op til det man må forvente under førstebehandlingen af et lovforslag

er jo i en meget hvad skal man sige direkte modsætning til de første fem kvarter af lovforslagsbehandlingen som vi har brugt på

venstres dansk folkepartis liberal alliances holdning til det lovforslag

jeg kender efterhånden grundigt

holdningen til og vurderingen af processen der har ledt frem til lovforslaget men hvis jeg var en kommune

det vi behandler i dag er et lovforslag som sikrer at der sker en justering af det nuværende udligningssystem det er på ingen måde en reform det er en fagligt sagligt baseret ændring af den måde som vores udligning fungerer på fordi der fra kommunal side har været rejst en berettiget kritik

det der gør at regeringen har taget udgangspunkt i den rapport som er blevet fremlagt og forhandlet med henblik på at finde et flertal

vejet og fundet for lette er blevet ændret

kommunernes udgifter det er jo det der er udligningssystemet i al sin gribende enkelhed

at komme tættere på at kunne sige noget om

dække dem i forhold til de gennemsnitlige forventede skatteindtægter og hvad der så er at udligne i

ikke rørt ved nogen af de grundlæggende mekanismer i det system hverken udligningen på otte og halvtreds

kommuner eller i hovedstaden for den sags skyld for de procentgrænser

set var en del af selve udligningssystemet og vi har formået at lave en justering en socialt afbalanceret ordentlig justering

meget gerne kvittere for enhedslistens vilje til at gå ind i forhandlingerne på et sent tidspunkt og sørge for at det her kan blive bragt på plads

kommunerne ved hvad de har med at gøre

det at kommunerne får sikkerhed for deres budgetter for så vidt angår udligningssystemet gør at de kan træffe langtrækkende fornuftige velovervejede beslutninger i stedet for at handle i hast

det konservative folkeparti ønsker et andet udligningssystem

som er baseret på disponibel indkomst hos borgeren i stedet for på kommunens udgifter

finansieringsudvalgets forskellige modeller der repræsenterer det udligningssystem man kan så undre sig lidt over at man fra konservativ side ikke bad finansieringsudvalget om at se på det i sin tid så det kunne være blevet en model men det er så en anden sag

helt andet udligningssystem dansk folkeparti hvor ordføreren faktisk også

meget mere udligning ikke nu ganske vist først efter næste valg men man ønsker

om det er dristigt at sørge for at kommunerne får vished om deres budgetter per den første

for så vidt angår udligningssystemet ved at sørge for at forhandlingerne kan føres til ende efter særdeles langstrakte forhandlinger med de partier som var involveret i finansieringsudvalgets kommissorium jeg synes det er helt rimeligt at give den sikkerhed og jeg må indrømme at jeg i hvert fald efter dagens behandling har svært ved at se hvor det flertal

gentage de ord som er skrevet i den skriftlige fremsættelsestale

liberal alliance og dansk folkeparti

jeg siddet og talt linjer mens ministeren holdt tale i min ordførertale

at det var forligsbrud om det var med eller uden vetoret altså kritik

samråd om det der blev ministeren og jeg om at vi var enige om at vi var uenige så langt så godt de tre andre sider

nødt til at stemme gult fordi vi stadig væk mener at der var forlig på området

mig bare lidt ramt når ministeren siger at vi slet ikke snakkede indhold for

det der var dansk folkepartis konklusion var at man ville stemme gult jeg synes det er ærgerligt fordi gult er for mig at man ikke tager stilling til det

at hvis et forslag så at sige går i ens retning og det er svært at finde ting som man i det væsentlige er uenige i

man kan sige fuldstændig hvad man vil i forhold til udligningssystemet dagen efter

lige præcis i respekt for den særlige karakter

den aftale der er lavet med enhedslisten jo også en aftale om at vi inddrager hinanden i en opfølgning men det er

spørgsmålet om om udligningssystemet for så vidt angår ekstraudgifter for borgere med etnisk minoritetsbaggrund

en del af det som finansieringsudvalget vil gå videre med

har haft nogle fuldstændig ligefremme udvekslinger om at de data som vi har er forældede og derfor vil det være væsentligt at se på det igen det som jo bare var sværheden i vores diskussion om det emne var at finansieringsudvalget skriver fuldstændig ligeud

stilling til hvordan det skulle se ud fremadrettet men der bliver så en fornyet behandling og

hvis dansk folkeparti er interesseret i

når vi åbner den forhandling og har inddraget enhedslisten som vi

som vi er kommet

sådan at man ikke kan bruge det som en barriere for at indgå i

indrømme at jeg har en oplevelse af at der er meget stor forskel på hvad venstre vil og hvad det konservative folkeparti vil når det kommer til

og forligsrettighederne blevet til det spørgsmål

i det som herre jacob jensen beskriver som hele den samlede borgerlige blok

blok er så åbenbart spørgsmålet om procedurerne på christiansborg

regeringspartierne har lavet med enhedslisten ville komme til at fremgå på statsministerens hjemmeside som en aftale fordi vi har lavet en aftale om det der er indholdet i det her lovforslag og vi har lavet en aftale om hvad vi synes at finansieringsudvalget skal gå videre med og vi har aftalt at vi inddrager hinanden når finansieringsudvalget er

der så at sige kom til at vogte over udligningssystemet

egentlige substantielle ændringer andre steder som selvfølgelig kan komme til at påvirke udligningssystemet så selvfølgelig gør det indtryk det gør da altid indtryk hvad partierne siger på christiansborg og jeg skulle ellers hilse og sige

tradition som regeringen bringer videre altså at der skulle være et forlig men uden en

forskellige niveauer i forhold til hvor man

inviteret til de indledende forhandlinger så er

hvornår den tradition om at man nu kun kan operere med et forlig uden en vetoret og

sagt i et samråd som vist i øvrigt var et åbent samråd

spørgsmålet om forlig og ikke forlig og vetoret og ikke vetoret

venstre mener om udligning

baseret på købekraften

disponible indkomst hos borgerne i den enkelte kommune

respekterer venstre venstre er det største oppositionsparti som står markant

har man forhøjet den økonomiske ramme man giver til

kommuner med småøer der er nitten kommuner der har småøer

skal bruges til nemlig gratis godstransport til de

syv og tyve øer gratis persontransport i april

september måned for at forlænge turistsæsonen og så er der

ikke ret langt hvad vil ministeren med disse

tre områder her er det ikke bare en narresut at det er kommet med i

kan forstå at det er et emne som er særlig udvalgt fra venstres side

tror jeg hvis jeg husker rigtigt i hvert fald lige knap halvfems

inden for deres kommunegrænse er et udtryk for at der er en anerkendelse af at det kan medføre øgede udgifter og at der er en national solidaritet kommunerne imellem i det forhold

en ubetydelig øgning jeg tror at der er rigtig mange ting

en betydelig øgning at øge noget med femten procent

det gør en meget stor forskel og hvis venstre ikke er er tilfreds med de femten

som vil være det venstre ønsker

nogle mennesker og nogle små samfund her der virkelig

at de skal bruges til gratis godstransport til de syv og tyve øer de skal bruges til gratis persontransport i april og september måned

jeg siger at det er tre så store økonomiske

men det kan ikke rykke ret meget når det er

så vidt angår de kommuner som har den særlige opgave at sørge for at

haft det andragende at de synes at fordelingen er forkert og det er jo en af grundene til at vi har sat i værk at man skal se på den fordeling se om der skal være mere retvisende eller moderne fordelingskriterier om pengene så rækker kort eller langt skal

skal jeg ikke gøre mig klog på hvor langt man kan komme men jeg synes at venstre skylder at sige hvor meget venstre vil øge tilskuddet til kommuner med øer inden for kommunegrænsen da jeg oplever at venstre er meget kritisk over for at et beløb på femten million

og er forventet at få et svar på hvad der har ligget

set interessant at vide om

og også udfordringer til venstre om hvorfor de dog ikke var med altså

at invitere alle partier

korrekse nogen jeg har bare siddet og fulgt debatten og har egentlig tænkt at det ville være rart for dem der også følger debatten at vide hvad partierne mener om udligning ordførerens spørgsmål kaster ikke rigtig noget lys over det det er igen spørgsmålet

tidligt i forløbet så gjorde vi det at vi valgte

invitere den kreds som havde sat finansieringsudvalget i gang i sin tid

må man antage da liberal alliance jo ikke var der kunne blive enige om var at man

gå videre med en aftale og det var enhedslisten

så er det selvfølgelig åbent for andre at tilslutte sig og dermed også blive inddraget i det videre forløb men som sagt uden vetoret for det synes vi ikke er rimeligt ligesom det jo heldigvis

man har været inde over undervejs eller ej

en forklaring på at man starter med at indsnævre feltet

når jeg nu forstår at der ikke lå noget vetoforlig der kunne forhindre ministeren i at invitere bredt

det var ministerens suveræne ret at vælge hvem man så ville

indebærer at vi vil mødes når finansieringsudvalget er færdigt med sine analyser

mødes og gøre status over aftalen som vi har lavet men vi gør det uden en vetoret

andre partier er meget velkomne til at tilslutte sig den aftale som er lavet og dermed jo også træde ind i præcis det samme regeringspartierne har ikke nogen vetoret og det har enhedslisten som er det konkrete parti i den her forbindelse heller ikke

det her har nu været tilrettelagt på den her måde på baggrund af den meget tungtvejende rapport som finansieringsudvalget kom med og det efterfølgende tidspres som der blev fordi vi jo først brugte

kan godt diskutere om man havde foretrukket at det skulle have været på en anden måde men jeg tror at herre

mikkelsen vil finde at forløb bliver tilrettelagt på forskellig måde alt efter hvad det drejer sig om og alt efter hvad der er forhistorien

man derfor skal skal være forsigtig det er jeg i hvert fald selv

og da vi under forhandlingerne konstaterede at det var der ikke mulighed for at opnå en

aftale om havde vi håbet at vi kunne gå til valg på det og få borgerne med i debatten og måske få nogle overbevist om at det var en god idé at gøre det efter et

af den aftale og aftalen om udligning

forhindrer at det konservative folkeparti går til valg på at at borgernes disponible indkomst skal være et tungtvejende element i et udligningssystem i stedet for kommunernes udgifter

dårligt stillede børn eller mange ældre i en udsat position eller hvad det nu kan være

hvis det konservative folkeparti skulle komme i en position hvor man har indflydelse på på partierne

den samlede borgerlige blok i øvrigt at man så får sat igennem at man skal have et nyt udligningssystem det er der intet i den her aftale der forhindrer

flydt rigtig meget vand gennem åen herunder

og der hørte jeg ingen kvababbelser eller noget som helst andet

overvejelser om hvorvidt man var forligsbundet eller ej alt dette og meget mere er foldet ud endog særdeles grundigt i et åbent samråd

endda tror blev tv transmitteret men hvor det konservative folkeparti desværre ikke havde mulighed for at være til stede

borgere derude der har mulighed som jeg

det er meget vigtigt her at få ministerens klare tilkendegivelse af regeringens og

selvfølgelig har det konservative

valg næste gang på den model men som ministeren ved det behøver jeg ikke at belære ministeren om er det noget nemmere at sætte en

det nød ministeren jo godt af da vi

der nød fru margrethe vestager om af at vi ventede og respekterede og

fremtiden bliver sværere at lave aftaler hvis man ikke er sikker på at det man har aftalt og medvirket til

tv transmitterede samråd kommer til at køre i en båndsløjfe jeg er helt sikker på at det kan imødekommes det vil muligvis skubbe andre vigtige debatter væk fra tv fladen men jeg er sikker på at det kan lade sig gøre sådan at man kan se at det her spørgsmål er foldet fuldt ud det andet er

at den hvad var det nu hele den samlede borgerlige blok

vi ved at det konservative folkeparti har vidtgående ønsker til en anden måde

så jeg kan ikke se at der er noget i vejen for at man fra konservativ side stiller det krav

bliver ændret umiddelbart efter et valg i hvert fald ikke hvis man har den ambition at de nuværende regeringspartier og

flertal der er der bliver sat på porten i det forhold

er begivenheder i det her forløb jeg kan ikke komme i tanker om begivenheder i

at tilsidesætte den der har vi jo et helt anderledes konkret forløb for så vidt angår udligningen fordi den daværende regering venstre konservative med støttepartiet dansk folkeparti ikke syntes at have nogen form for kvababbelser

man i substansen altså detaljen

om skriver at forhøjelsen kan bruges til finansiering af for eksempel gratis godstransport

vi gør os ikke i den kreds af politikere har lavet den her aftale til herre over

vurderinger i detaljen det kræver en helt anden type af arbejde og det kræver naturligvis også at de kommuner som har det konkrete ansvar

om venstre mener at man skal nationalisere færgedriften til småøerne og sige at kommunerne ikke længere skal have ansvaret for det

i givet fald synes jeg at venstre skal melde det ud

det ville være særdeles klædeligt hvis man gjorde det men jeg har det nu engang sådan at når ting stiger med femten procent altså fra knap halvfems million

at sørge for at man også bliver ordentligt betjent som som øbo tager det ansvar alvorligt og jeg håber så at

bruges til finansiering af

og man gerne vil diskutere om det er nok og hvor meget det er

hvad de her tre elementer

kog jeg troede egentlig det kun var togdriften der havde de samme kvaliteter jeg synes det bliver en lidt vanskelig diskussion for jeg tror med med stor rimelighed at venstre kunne være blevet ved bordet og

endog særdeles detaljeret indsigt i de her forhold det har jeg ikke og jeg mener heller ikke det er min opgave at have det fordi vi har kommunal færgedrift

henvises til kommunaludvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

kulturministeren

det beslutningsforslaget har til formål at sidestille skibsbevaring med bygningsbevaring

der i indeværende år iværksættes tiltag der i højere grad sidestiller skibsbevaring med bygningsbevaring blandt andet gennem en omprioritering af midler til skibsbevaringsfonden og fritagelse for visse afgifter bygninger fredes og bevares efter bygningsfredningsloven

kulturhistorisk og miljømæssig værdi bygninger skal bevares efter de regler som er specificeret i loven og det påhviler ejeren af en fredet bygning at holde den i forsvarlig stand bygningsfredningsloven skelner mellem to former for beskyttelse af bygninger bygninger kan fredes eller de kan være bevaringsværdige fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter

centrale dele af den maritime kulturarv således sikret tilfredsstillende vi bevarer et udvalg af skibe som dokumenterer vores kulturarv mens de skibe der i praksis er uoverkommelige og kostbare at bevare for

en storebæltsfærge er dokumenteret på anden vis via tegninger og fotos museernes arbejde med at bevare den maritime kulturarv er støttet af staten såvel som kommunerne det sker via direkte statslige og kommunale tilskud tilskud til museerne med maritimt ansvarsområde derudover findes

nationalt set findes der cirka tusind skibe i museernes samlinger følgende otte museer har særligt ansvar for den maritime kulturarv herunder skibsbevaring ms

limfjordsmuseet fiskeri og søfartsmuseet nordjyllands kystmuseum museum østjylland marstal søfartsmuseum og museum sønderjylland disse museer modtager et årligt statsligt driftstilskud dertil kommer nationalmuseet der også løfter væsentlige opgaver i forhold til den maritime kulturarv

vil gerne understrege at jeg har fuld tillid til museernes faglige vurdering kompetence og arbejde på området og det er kulturstyrelsens faglige vurdering at den maritime kulturarv indsamles og bevares på et tilfredsstillende niveau ligesom det er nationalmuseets vurdering at opgaven løses på bedst mulig vis inden for museets rammer museernes arbejde suppleres af skibsbevaringsfonden hvis formål er at fokusere på at bevare de gamle træskibe ved at bidrage til sikring af deres fortsatte sejlads fonden modtager hvert år cirka tre

fra staten til arbejdet med de privatejede

ønske om at støtte op omkring skibsbevaringsfonden fonden gør et meget stort og vigtigt stykke arbejde som har væsentlig betydning for bevaringen af de

foreningsejede træskibe de midler som fonden deler ud kommer mange gange igen i form af et kæmpe stykke frivilligt arbejde og det tiltrækker også andre fondsdonationer skibsbevaringsfonden er også med til at formidle viden om bevaringsprincipper og arbejder i det hele taget meget professionelt det kan vi slet ikke være uenige om jeg synes der kunne være gode perspektiver i at samarbejdet mellem museerne på den ene side og skibsbevaringsfonden bådebyggerne

bliver styrket endnu mere også til gavn for bevaring af

maritime håndværk den maritime kulturarv herunder skibene er

vigtigt stykke dansk kulturarv og det er klart at denne arv må sikres på bedst mulig vis det skulle være mit formelle svar

således at vi ikke beder om nye midler det der står er

igangsætte forhandlinger med skibsbevaringsfonden så vi kan finde nogle midler og omprioritere dem og så peger forslaget på at

har taget penge fra og lagt over i maritime fond

om nye midler mit spørgsmål er

være med til at tage en

skibsbevaringsfonden for at se om man kan finde nogle flere midler end de tre

det kan også være fra tips og lottomidlerne mit

skibsbevaringsfonden og finde midler i eksisterende midler på statens budget eller

men jeg anerkender en fælles ambition om at

de her gamle træskibe som jeg også sagde i mit allerførste svar synes synes jeg at der foregår et rigtig godt stykke arbejde og den pågældende fond

meget flot indsats og er med til både at generere et

sikre ekstern donation så det jeg gerne vil

vil se på sagen og finde ud af hvordan vi styrker hele området jeg vil dog ikke love at det

en prioriteringssag og som sagt vurderer vi for øjeblikket at der er høj kvalitet

cirka to hundrede bevaringsværdige træskibe som er i forenings

eller privateje

million kroner om året fra fonden

og det forslår jo som en skrædder i helvede det er ganske enkelt ikke nok

bemærkninger men så er det bare at jeg spørger vil ministeren virkelig ikke være med til

finansieringskilder så vi kan få øget fondens midler fra de tre

vi sikrer den sejlende kulturarv og støtter op om de mange frivillige som hver dag bruger masser af tid

nogle penge et eller andet sted jeg kan godt forstå at ministeren ikke kan love her i salen at han finder nogle penge men vil han dog ikke i det mindste

og se om man ikke kunne finde nogle penge et eller andet sted

og det er at i forhold til den samlede økonomiske situation som landet som sådan befinder sig i og dermed også kulturministeriets ressortområde befinder sig i

ind og laver skarpe prioriteringer i forhold til hvad vi vægter

fredningen af relevante skibe foregår på et godt niveau det er en klar vurdering fra kulturstyrelsen at

vi lever op til det kvalitative niveau vi skal være bekendt i forhold til

de træskibe som er bevaringsværdige

privatejede eller foreningsejede har vi som sagt den pågældende fond og de laver et fortrinligt stykke arbejde det er vi begge enige om spørgsmålet er så hvordan vi styrker området som sådan kunne man forestille sig at det

hvis man fik museerne de frivillige foreninger og fonden til at arbejde

jeg sagtens gå ind i en dialog om

jeg synes også at der foregår et rigtig godt stykke arbejde derude men jeg vil ikke på nogen måde stå her på talerstolen og love at der kan findes ekstra penge for vi befinder os i en

interesseret mig jeg synes

er interessant det er en del af vores kulturarv og en del af vores

i et nutidigt perspektiv med danmark som eksponent for søfarten og de maritime erhverv

ikke bare en sammenhæng tilbage i tiden også en sammenhæng der rækker frem

skabe en synergi omkring

til vands

og kulturen med derfor vil jeg

bare spørge ministeren om han kan identificere sig lidt med det jeg siger her og se

den sammenhæng og dermed også at

jeg er helt med på at økonomi

søge at hjælpe med til at bevare og levendegøre

og de indre farvande og som udgøres af

hvor seriøst der bliver arbejdet med det når vi snakker om fredede træskibe og dermed museernes arbejde vi har otte museer

træskibe i privateje og foreningseje så der

vores kulturarv

faktisk holde et fag i live

kunne være tiltag

inden for den pågældende økonomiramme kunne man forestille sig nye måder at arbejde sammen på inden for det her område

håndværk der er involveret

det maritime og her i træskibsflåden men vil ministeren så sætte sig i spidsen for nu at prøve at omorganisere det han taler om her også inden for de museer der arbejder med træskibe og de foreninger der er aktive på området og så i øvrigt

på andre områder kan allokeres mindre beløb som kan generere en mere funktionel offentlig indsats til gavn for

de indlæg der kommer fra de forskellige kulturordførere afhængigt af udfaldet af det og af hvordan processen

så skal være i forhold til andenbehandlingen af

beslutning eller beretning kan man sige eller om jeg selvstændigt som minister skal

sætte mig i spidsen for det her jeg vil sætte mig ned og lytte godt og grundigt

de forskellige indlæg særdeles seriøst også fordi

det er et område som interesserer mig så jeg vil lytte og så skal der nok ske handling hvilken form for handling der kommer bagefter vil vise sig

jeg er rigtig for en minister som lytter til

konservativt hjerteblod

en check eller et bestemt beløb

hvor meget

prioritere det her og sætte sig netop som ministeren

kan komme hen i retning af at få bevaret mere af den her maritime

et rigtig rigtig flot bevaringsarbejdet allerede både på museumsniveau og

i de frivillige organisationer så vi skal ikke kan man sige gøre problemet større end det er til gengæld vil jeg gerne gøre ambitionen større forstået på den måde at det er et vigtigt område og ikke mindst

i forhold til den diskussion vi havde lige før om de her gamle håndværk så de her håndværk ikke uddør jeg tror der er et potentiale i det

og turistmæssigt som er interessant og som vi skal have tænkt igennem

jeg også glad for at vi får den her debat som så kan motivere os alle sammen til

hvornår kan vi så forvente at ministeren har taget stilling og

kan bringe os i nærheden af at bevare en endnu større del af vores maritime

som minister men også ministeriet som sådan vil vil tage det her seriøst og så må vi i fællesskab finde ud af hvordan vi finder nogle gode løsninger som sagt foregår arbejdet på et kvalitativt højt niveau allerede i dag museerne løfter det flot der er en fond der støtter gode projekter og der er gode resultater på

selv om det er lidt fattigt i så rigt et samfund

giver vi penge til folk der arbejder på de små værfter og

får vi pengene flerdobbelt igen

jo det der har været argumentet i i mange kulturpolitiske debatter

vil det have afledte positive konsekvenser for en lang række

er jo specifikt

de gamle træskibe og der synes jeg blandt andet også i kraft af at debatten nu bliver taget op på foranledning af herre alex ahrendtsen og dansk folkeparti at der er nogle aspekter i det som også

og det går specielt på de gamle håndværk

idéudvikle her fra talerstolen men jeg ser mere frem til at vi

i udvalget og så finder vi ud af

skærpe vores fokus på det og finde ud af

ja det er fuldstændig rigtigt som enhedslistens

hvis man prioriterer kulturlivet har det en lang række positive afledte effekter det kan jeg kun nikke

bygningsbevaring venstre er meget positiv over for at den særdeles vigtige kulturarv som de danske træskibe repræsenterer bevares og sikres danmark har en tusindårig tradition for skibskonstruktion og skibsbygning som i særlig grad

træskibe repræsenterer det er træskibe som for eksempel skonnerter galeaser jagter fragtskibe fiskefartøjer postbåde slæbebåde dampskibe med flere det siger en hel masse om dansk skibsbygningskultur og traditioner noget vi som stolt søfartsnation ikke kan tillade os at negligere de gamle skibe er også en levende historiefortælling når de sejler rundt i de danske farvande og tjener mange også turistmæssige formål det er mange privatpersoner fonde foreninger

stadig spiller en aktiv kulturel og nutidig rolle der er virkelig grund til at

for denne store indsats som sagt støtter venstre

vil gøre en aktiv indsats under udvalgsbehandlingen for at finde en økonomisk model der både tilgodeser skibene

i det indholdsmæssige men med baggrund i økonomien

imidlertid rigtig gerne i udvalgsarbejdet altså i udvalgregi arbejde videre på

at sikre noget indholdsmæssigt som kan være med til understøtte den problemstilling som forslagsstillerne her rejser hvorfor vil vi så egentlig det har historiske skibe

hertil er svaret helt klart ja de har værdi for vort land

værdi for vores identitet vores lillebitte lands udvikling og rigdom har i århundreder i høj grad været understøttet af skibserhvervet og vores vandveje altså vores farvande omkring os så såvel fornuftsmæssigt som følelsesmæssigt og

er det væsentligt at vi får sikret og også politisk understøttet vores historiske skibe

kan det gøres bedre end det bliver gjort i dag ja det kan det sikkert og derfor håber jeg også at vi i udvalgsarbejdet her fremover

udarbejdet en fælles beretning som kan være med til at trække nye muligheder op for fremtidens bevaring af de her skibe som helt klart udgør

jeg vil også rigtig gerne at en forhåbentlig fælles beretning kan være med til i højere grad at sikre at skibene også beholdes på danske hænder vedligeholdelsesmæssigt set har træskibe altid udgjort en stor kontinuerlig udfordring lad os prøve at se eksemplet for os lad os prøve at kigge hundrede år tilbage på en træskonnert hvor besætningen måske var i størrelsesordenen mellem tyve og tres mand

besætningen fik lov til at sove en gang imellem

lige så snart de havde fået sat sejlene eller den anden vej havde fået rebet sejlene

indvendigt og udvendigt fra morgen til aften det var en kæmpe udfordring dengang at holde et skib sejlende i dag er det nøjagtig den samme udfordring både økonomisk og mandskabsmæssigt det er utrolig gunstigt og det er glædeligt og gavnligt at der findes organisationer som eksempelvis skibsbevaringsfonden og træskibs sammenslutningen

også vigtigt og væsentligt at de er med til at italesætte det politisk og det må jeg anerkende deres arbejde for

de været dygtige til så altså samfundsmæssigt såvel som politisk er der en interesse

fordi det har en decideret og direkte

fordi det understøtter oplevelsesøkonomien og de institutioner

gør brug af den men også fordi det erhvervskompetencemæssigt og det har flere ordførere og ministeren allerede været inde på

men det også beskæftigelsesmæssigt og der er jo ikke noget der

fra denne talerstol og i denne sal

den beskæftigelsesmæssige situation i vores land så der er god grund til at håbe på at vi får lavet en beretning som vi kan give til kulturministeren som kulturministeren vil kunne arbejde målrettet videre med

også samtidig sige at det er ensbetydende med at vi ikke kan støtte forslaget som det ligger her men der er rakt en meget positiv og udstrakt hånd frem til at vi i samarbejde i kulturudvalget kan nå frem

socialdemokratiet støtter intentionen og egentlig også indholdet af beslutningsforslaget men

ministeriet igangsætter forhandlinger med skibsbevaringsfonden om at omprioritere midler til fordel for skibsbevaring

nogle ting man kunne gøre hvad er der i det her

synes vi fra socialdemokratisk side at det giver en for stram binding vi synes at det er gunstigt og forhåbentlig med en meget stor bredde at vi i kulturudvalgets regi kan lave en beretning

flere aspekter end det der er vendt i beslutningsforslaget her fra dansk folkeparti og derefter kan levere en beretning til kulturministeren med den tyngde der måtte være at et

forhåbentlig meget bredt flertal i kulturudvalget bakker beretningen op

vores hensigtserklæringer så vil socialdemokratiet være med og vil socialdemokratiet så også være med til måske at finde nogle penge til dette område

kan finde fælles fodslag

at der bliver gjort et stykke arbejde i forhold til bevaring af træskibene og der skal gøres en indsats jeg siger i og for sig også indirekte i min ordførertale at behovet sikkert er stigende det er sådan at træskibe rådner det er en proces der er i gang hele tiden og det bliver ikke billigere at lave en bevaring af

i museumsregi eller det er de skibe som måtte være bevaringsværdige og som er i privat eller foreningsregi så ja der er lyttet rigtigt fra dansk folkepartis side til at nu synes jeg nu synes vi at vi skal tage at prøve

arbejde på en formulering til en beretning som kan leveres til kulturministeren og som er rettelinjen og rettesnoren fra folketinget

ordfører for den tilgang han som ordfører for et regeringsparti

øget behov og at man er villig til at imødekomme det for at

kulturudvalget

en nyorganisering og det er en åbenhed over

jeg går ud fra at det er en rimelig fortolkning af det

det vil jeg gerne sige at det synes jeg er

erkender at her er en væsentlig kulturarv

bliver gjort i dag at vi skal afsøge mulighederne for at få tilført nye midler

vi skal finde ud af en ny organisering af området så vi kan få en synergi synes jeg er en god begyndelse for en

at sende de rigtige signaler

jeg synes at vi med en beretning forhåbentlig med en bredde i kulturudvalget kan sende

rigtigt signal til alle de interessenter ejere

har forstået deres budskab og at vores intentioner er sande og rigtige

naturligvis skal munde ud i noget handlingsorienteret

til det kulturministeren sagde

ordførere fra folketingets partier og lytte til det vi måtte komme frem til det er en rigtig gunstig og fornuftig måde

kulturpolitik egner sig rigtig godt til bredde i beslutningerne og derfor tror jeg også at det må være det rigtige det springende punkt og der hvor herre kim andersen jo naturligvis forsøger sådan at få mig til at svare helt konkret er i forhold til det økonomiske men her vil jeg tillade mig at sige at jeg ved at både herre kim andersen og herre alex ahrendtsen

erfaring i det politiske vi er alle sammen klar over

kulturbudgettet ligger og det kan være

rigtig vanskeligt at lave prioriteringerne men hvis vi har intentionen og vi bruger alle gode kræfter på det både internt i forhold til det der er finansloven og

også eksternt i forhold til hvad der måtte være af eksterne midler

være lidt præcis nu bevæger vi os jo væk fra den fase hvor vi sender signaler

bred samling

bliver vi lidt mere operationelle når vi direkte og indirekte nikker til hinanden om

at ville sætte nogle forpligtende ord på papir i en beretning om

nye midler til området og reorganisere

området sådan at man kan opnå en øget synergi i drift og vedligehold af det her område det

der skal være formålet med en beretning

skal være en styrkelse af det der er intentionen bag dansk folkepartis beslutningsforslag her

men processen frem mod en beretning

foregår naturligvis ikke her på talerstolen den foregår i kulturudvalgets regi

johannes v jensen skriver et sted som barn skar jeg skibe og skød med bue

jeg her læser hele digtet men jeg citerer johannes v jensen

nye teknologi og hvis der er noget der gælder skibe så er det jo netop det primitive og optagetheden af ny teknologi

altid skulle udvikles og skibe var i en lang periode noget af det mest kostbare man havde det var det der havde frederik

store bevågenhed der var engang en admiral som glemte at skyde den svenske flåde i sænk i kielerbugten og han blev efterfølgende halshugget fordi han ikke havde passet sit arbejde jeg håber ikke det skal gå på samme måde med os fordi vi ikke sørger for at bevare de danske træskibe

har museer der skal tage sig af dem

museumsloven

men ejeren kan misligholde dem uden at man principielt kan gribe ind

have et pænt tegltag og så kan man lægge

maritime museer egentlig gjort en bedre indsats end man må sige der er sket inden for fredningsområdet der søges også om mange penge

man får cirka fem og tredive million kroner ud af det årlige behov på hundrede og tres million

er det udtryk for at staten anerkender det

har en helt anden funktion

en enkelt fredet bygning ude på landet som er fredet af en eller anden

er der meget større opmærksomhed omkring skibene og derfor

er en simpel løsning på problemet jo

det er jo finanskrisen som pludselig har gjort det her tydeligere så

den måde som det hidtil er foregået på nemlig

og så et stort og fantastisk samarbejde med frivillige

mener det radikale venstre at vi skal undersøge dette område og finde ud af hvad der er op og ned og hvor meget det er rimeligt at man

bevarer har man bevaret nok skal der bevares mere kan man inddrage andre parter det er sådan at

handels og søfartsmuseet i i helsingør i øjeblikket er ved at foretage en stor udbygning

disse ting bevares digitalt sådan som vi allerede har været nødt til

gøre det med hensyn til storebæltsfærgerne

goethe siger et sted at alt hvad der opstår

der er noget som man elsker og som man holder af og sådan opfatter jeg også det her forslag om sejlskibe for jeg begyndte jo med

at citere johannes v jensen som barn skar jeg skibe og skød med bue

det var en stor oplevelse forleden dag at være inviteret

københavns havn med dampbarkassen fra fregatten jylland og der lå også andre skibe så jeg tror at

v jensen der har denne glæde ved skibe og det kan man jo også mærke

sejlede hjem med rygvind fra england så det med skibe er noget som optager

om penge men det drejer sig om om hele det koncept i hvilket skibene

skibsbevaringsfonden år fået

de skibe som er i privat eje

ud på at vi finder nogle flere penge end de tre

hvis der pludselig opstår et akut behov

ordføreren sige er at man vil undersøge betyder det at

det radikale venstre vil være positivt indstillet

at se om vi kan finde nogle penge til skibsbevaringsfonden

nogen løfter jeg vil vide hvordan det her egentlig er inden man begynder

fået beskrevet af det arbejde som hidtil er blevet udført siden nitten

og og denne skibsbevaringsfond har pant for halvtreds million kroner

til forslaget en lang række af de større bevaringsværdige skibe har hidtil tjent til deres eget vedligehold ved at udføre chartersejladser men finanskrisen har været ødelæggende

det er derfor jeg er langsom til sådan

skal være større viden om og så må vi

ordføreren så jeg håber da at ordføreren vil være med til at presse ministeren og regeringen til at finde nogle nogle penge grunden til at nogle af de her skibe gik konkurs var jo driftssiden og det har skibsbevaringsfonden ikke noget at gøre med det vi taler om er hvordan vi bevarer dem hvordan vi hjælper private og foreninger

er omkring et par hundrede bevaringsværdige træskibe i danmark og tre

er ganske enkelt ikke nok

bare være vil ordføreren sammen med os andre de ordførere der allerede i dag har talt

derfor kan man ikke nøjes med at sige at der er to hundrede bevaringsværdige træskibe man kan ikke nøjes med at sige hjerteblod og kulturarv der skal større viden til for at man kan sige at det er dette område der

forpligtelse det var bare det jeg ville minde om allerede på forhånd man kan nemt finde nogle folk

som har ansvaret for pengene i højere grad end jeg har det som jo vil komme

og siger at vi har brug for et større beløb man må gøre sig arbejdets omfang klart på forhånd

interesse og måske endda veneration

af vores kulturarv som ligger i den gamle træskibsflåde jeg må jo også

jeg har jo selv i mange år været regeringsordfører så jeg kender til den rolle og

jeg vil så modsat også gerne sige at

det som substansen i ordførerens indlæg om at undersøge området og få mere viden om det og

må det også være sådan at ordføreren mener at det er et

fremtiden for sig og kan han ikke høre det

nu har kulturministeriet og ministeren en

det styrket den tilslutning til dagens dagsorden er jeg glad for

stå og gentage det men bare sige at vi også i sf har hjerter der banker for den sejlende kulturarv og vi har forståelse for dens betydning for danmark som skibsfartsnation skibene fortæller en vigtig del af danmarks historie og er unikke seværdigheder for landets turister

meget sympatisk beslutningsforslag men det er altså for dyrt at gennemføre i den økonomiske krisesituation vi befinder os i det betyder at vi i sf ikke kan støtte

være med til at udskrive en blankocheck til den sejlende kulturarv

bygninger fredes og bevares gennem bygningsfredningsloven og skibe bevares som museumsgenstande efter museumsloven i alt otte museer herunder limfjordsmuseet i løgstør hvor jeg i parentes bemærket selv

og nationalmuseet har et særligt ansvar for den her maritime kulturarv herunder skibsbevaring den her indsats suppleres som det også er

det er jo også samtidig kulturstyrelsens vurdering at den maritime kulturarv indsamles og bevares på et tilfredsstillende niveau

vi ikke kan støtte det her beslutningsforslag

selvfølgelig meget gerne være med til at bidrage konstruktivt til en eventuel fælles beretning i kulturudvalget

så vi på den måde kan sikre at der fortsat bliver gjort noget godt

hvilke økonomiske konsekvenser det her kunne have i forhold til afgiftsfritagelsen og de dele af forslaget som

vi er bare ikke i en økonomisk situation

og uden videre sidestille skibsbevaring med bygningsbevaring jeg må sige at

med finanskrisen gør

sige at hvis det her været rigtig vigtigt for dansk folkeparti

jo være man ville have gjort noget i de ti år man var støtteparti til en regering

er noget rent faktuelt der står i

igangsætter forhandlinger med skibsbevaringsfonden om at finde nogle midler det er faktisk det

igangsætter sammen med skibsbevaringsfonden og kulturministeriet nogle forhandlinger om at finde nogle midler

ikke er en problematik der er opstået i de ni måneder hvor

når vi løfter

som også er udgiftsdrivende

at forslagsstilleren har en formodning om at der også skal statspenge ind i det her her er det jeg må sige at hvis det bare handler om at finde midler andre steder

kan man jo gøre det til hver en tid hvis der skal statspenge ind i de her her ting og det tror jeg

fordi jeg synes at sfs ordfører

kultur bare sådan uden videre

synderligt uden at have undersøgt det og prøvet

der skal være måde med alting og der skal være proportionalitet men der skal være det med en positiv tilgang og den savner

som dog var positiv i sin tilgang til problemstillingen og var parat til også

jeg meget gerne vil indgå i en konstruktiv dialog om en fælles beretning i kulturudvalget så betyder det lige præcis det at jeg synes

en fin intention der ligger bag forslaget men som herre kim andersen udmærket godt ved

foregår al politik i et prioriteringsrum

indflydelse på det her område en mulighed der godt nok udløb for

prioriteret at tage det her skridt i forhold til

sidestille skibsbevaring med bygningsbevaring

det er underligt at man ikke har gjort noget ved ved det her område som er så vigtigt som herre

understreger i de ti ti år hvor herre kim andersen havde

og regeringen har styrket det her område i de ti år vk

relation til det forslag der ligger nu men med kontanter

som for nogle af de ting der konkret er på tale her vi kan sagtens snakke om hvad det er

glad for at piben nu får en anden lyd så sf er enig med kulturministeren og er parat til også at ville løfte området og

vores kulturarv vi diskuterer her jeg kan bare konstatere at i de ti år hvor venstre havde muligheden for at sidestille skibsbevaring med bygningsbevaring

jeg ikke oplever passionen at oplever indlevelsen

er jo ikke spørgsmålet om en blankocheck jeg at

bevaringsværdige træskibe men

der er noget i selve indholdet i det her

igangsætte den forhandling om

indlevelse jeg savner noget engagement fra ordføreren til at række hånden frem og sige ja lad

konstruktivt og sympatisk som bliver sådan meget monotone uden egentlig

begejstring når jeg bruger ordene sympatisk og konstruktivt og jeg havde forsvoret at jeg skulle til det her men nu gør jeg det alligevel jeg er vokset op ved limfjorden jeg bor ved limfjorden

i sin samling har et pennalhus som min fars onkel svend borbjerggaard fra venø har brødfødt en hel familie med i en hel menneskealder hvis der er nogen der har en veneration for det her område hvis der er nogen der virkelig engagerer sig i det her så er det mig

at virke meget mere begejstret i forhold til den sejlende kulturarv så jeg kan glæde

ikke er opvokset ved limfjorden men på valbybakke så

sige noget positivt om et forslag fra dansk folkeparti det er nok første eneste

forslaget tager udgangspunkt i problemerne med at bevare de ældre skibe ikke mindst de gamle træskibe

at disse skibe er for dyre at bevare det betyder

solgt til udlandet det betyder at en del af vores kulturarv går ned med mus og mænd og det betyder at vi mister en del arbejdspladser via staten ydes nogle få penge til at bevare de gamle skibe tre million kroner ydes fra tipsmidlerne til skibsbevaringsfonden

til at yde rentefri og afdragsfri tilskud til vedligeholdelsesarbejde på skibene som udgangspunkt forslår det som en skrædder i helvede

ser på forslagets indhold med at sammenligne skibsbevaring med bygningsbevaring står dette

på den ene eller den anden eller den tredje måde

at finde nogle midler til at sikre bevarelsen af de gamle skibe men koster det noget eller er det en overskudsforretning vi ved jo at de gamle skibe bruges til markedsføring over for turister og de maritime skoler siger at de gamle træskibe har betydning for søgningen til erhvervsuddannelserne og ikke mindst betyder vedligeholdelse af de gamle skibe at en lang række små værfter

skindet på næsten vi ved at en lang række bådebyggere og skibstømrere har et arbejde fordi de arbejder med vedligeholdelse af de gamle skibe

er det lettere at få støtte fra andre fonde det betyder at nogle

bliver større og større og dermed skaber det mange arbejdspladser både på værfterne og hos underleverandørerne

er jeg positiv over for at vi sammen skal prøve

finde midler til for alvor at bakke op om skibsbevaringsfondes arbejde jeg tror nok at vi skal tage udgangspunkt i bygningsbevaring men jeg tror at vi kan finde de nødvendige penge ikke mindst når vi ved at pengene kommer flere gange igen både via turister og flere i arbejde med det som udgangspunkt

vi kan få et meget stort flertal for den så vi kan

enhedslisten og jeg vil ikke love at det bliver sidste gang det kan godt være at der også jeg vil rose enhedslisten

det er godt set og det er fuldstændig rigtigt jeg er også glad for tilsagnet om at vi skal finde

vi eventuelt kunne gøre det har man gjort sig nogen overvejelser

ved hjælp af omprioriteringer

måske kan vi gøre det på den måde men som udgangspunkt

at hvis vi bevilger flere penge får vi pengene flere gange igen og jeg tror

meddele at jeg holder denne tale på vegne af liberal alliances kulturordfører herre simon emil ammitzbøll i liberal alliance anerkender vi behovet for at staten i et rimeligt omfang forpligter sig på at sikre den nationale arv det gælder i forhold til nogle af vores store og vigtige museer det gælder for en lang række bevaringsværdige bygninger over hele landet og det gælder også for danmarks flotte maritime historie

dansk folkeparti at skibsbevaringen gives bedre finansieringsmuligheder gennem blandt andet en omprioritering af midler fra skibsbevaringsfonden og en fritagelse for visse afgifter på skibsbevaringsområdet på linje med de muligheder der allerede gælder på bygningsbevaringsområdet

forestiller sig at kulturministeriet igangsætter forhandlinger med skibsbevaringsfonden om initiativerne det skal ske fordi midlerne til skibsbevaring er så få at det i dag næsten er umuligt at planlægge større vedligeholdelsesopgaver da uforudsete udfordringer ofte standser arbejdet udfordringen er naturligvis særlig svær at løfte i en tid hvor den økonomiske situation betyder at de rederier der før har kunnet finansiere skibsbevaring med blandt andet chartersejladser ikke længere har den mulighed da markedet stort set er forsvundet samtidig ved vi at lånetilskud fra skibsbevaringsfonden ofte skaber mulighed for at private skibsredere også kan få del i private fondsmidler til arbejdet hvorfor der også er en positiv effekt her ved forslaget liberal alliance tilslutter sig argumentationen

vores gamle skibe er en del af vores kulturarv danmark er en søfartsnation omgivet af havet som vi er har skibe og søfart altid været en del af vores livsbetingelse og det har været afgørende for udviklingen af vort land vores velstand og vores kultur det konservative folkeparti vil altid være at finde der hvor der er brug for at forsvare de fælles danske værdier og vor fælles kultur derfor er vi selvfølgelig også optaget af at bevare vore gamle træskibe ligesom vi skal bevare vore gamle bygninger

på det vigtige arbejde der finder sted i skibsbevaringsfonden og det vil også fremover være et centralt omdrejningspunkt for bevaringen af vore gamle skibe men det kræver naturligvis et budget af en rimelig størrelse derfor er det også naturligt at vi i folketinget pålægger kulturministeren at sætte gang i drøftelser med skibsbevaringsfonden om at finde den nødvendige finansiering til det fremtidige arbejde og ikke mindst er det vigtigt som dette forslag lægger op til at vi sikrer en ligestilling med bygninger for så vidt

angår ikke mindst de skattemæssige fordele der knytter sig til bevaring lad mig give et rigtig godt eksempel på skibsbevaring der har gjort en forskel ebbes bådebyggeri i marstal på ærø har de seneste år arbejdet med at restaurere den historiske skonnert bonavista arbejdet er foregået i autentiske omgivelser

følge sejlskibets forvandling fra slidt og forfalden skonnert til nyrestaureret sejlskib frem til i lørdags pinselørdag hvor skibet løb af stabelen og jo der er også arbejdspladser i netop sådan et udbud selve udtrykket at løbe af stabelen er jo en henvisning til søsætningen af et skib og vi kender i dag udtrykket som en begivenhed der finder sted

søsætning som fandt sted i lørdags var virkelig en begivenhed og noget af et tilløbsstykke selve restaureringsarbejdet er foregået efter samme metoder som da bonavista blev bygget i nitten fjorten den eneste forskel er at bådebyggerne i dag har lidt mere moderne værktøj at bruge i arbejdet og

jeg vil sige at det har været imponerende at følge arbejdet jeg besøgte første gang bonavista sidste år sammen med daværende kulturminister herre per stig møller og det

været imponerende at opleve hvordan restaureringen også har været en turistattraktion

bygget et særligt plateau så turister og lokale kunne følge arbejdet mange lokale ærøboere har fulgt arbejdet og har endog været frivillige

derfor også lagt mange timer og meget hjerteblod i at få bonavista på ret køl hvis man kan sige det efter godt fem og fyrre års vindomsust sejlads på det vilde atlanterhav

herfra løb det stolte skib første gang i vandet i nitten fjorten for at indgå i fragtsejladsen på newfoundland og sejlede med klipfisk det er nationalmuseet der ejer bonavista og skonnerten er netop et godt eksempel på hvorfor bevaringsværdige skibe er en anerkendt del af danmarks kulturarv som sagt var jeg til stede ved søsætningen af bonavista i lørdags og jeg oplevede kærligheden til søfarten jeg oplevede kærligheden til håndværket jeg oplevede kærligheden til historien og kærligheden til vores kulturarv og det kan ikke undgå at gøre indtryk når man er vidne til sådan en kærlighedsfortælling om den maritime kulturarv og så giver det et udtrykt ønske om at bevare de kulturskatte af bevaringsværdige træskibe

derfor bakker det konservative folkeparti varmt op om det beslutningsforslag

ekstra færger fra rudkøbing hvorfor nu

og fordi man skulle søsætte bonavista et gammelt træskib fem tusind mennesker havde ventet siden fredag på at se et skib løbe ud i havnen det tog cirka en minut eller

gamle træskibe har

derfor er jeg også glad for de mange fine og gode tilkendegivelser fra alle partier

især de borgerlige partier konservative liberal alliance og venstre

anden side enhedslisten har været usædvanlig positive

men også socialdemokratiet sf og de radikale med visse variationer har talt

ministeren lagde lidt negativt ud men endte dog med at være meget åben og

det der er vigtigt for

museer det handler ikke om skibe der er ejet

det handler om skibe der er ejet af private og af foreninger det er dem vi støtter det er den aktive sejlende kulturarv altså skibe der er i brug den dag i dag det er dem vi kan gå ind at hjælpe

enhedslistens herre jørgen arbo bæhr sagde det jo meget smukt han sagde at det handler om arbejdspladser om værfter

som ministeren var inde på så det vi gør

turisme arbejdspladser

hvor tit behandler vi forslag i folketingssalen der forener alle de ting på en gang for forholdsvis få midler

min side i dag for debatten

vi kan nå frem til en eller anden form for enighed i udvalget

ende op med at finde nogle penge på finansloven for to tusind

der har vi jo alle sammen en udfordring tak for debatten i dag det har været

opfordrer regeringen til at sikre at udbetaling af alle eu oplysningsmidler afsat på finansloven kun sker for én enhed og den enhed er nævnet til fremme af debat og oplysning om europa kaldet europa nævnet ligeledes opfordres regeringen til at europa nævnet placeres under det ministerområde hvor eu fagligheden er størst og hvor koordinationen af regeringens eu politik i øvrigt foregår

at regeringen ligesom forslagsstillerne lægger stor vægt på at fastholde det brede og tætte europapolitiske samarbejde

og tolv aftalte regeringen og enhedslisten at rammen for det danske formandskab skulle øges

blev tre million kroner efter aftale med enhedslisten afsat til en ekstraordinær oplysningsindsats og folkelig debat om eu under formandskabet de tre million kroner blev afsat som et supplement til europa nævnets ordinære midler som led i finanslovaftalen og der var tale om ekstra midler i forbindelse med det danske eu formandskab specifikt det er naturligt at midlerne på linje med alle de andre dele af finanslovaftalen udmøntes af de partier som har tilvejebragt finansieringen puljen har derfor også været juridisk adskilt fra europa nævnet idet den som sagt er tilvejebragt af regeringen og enhedslisten i forbindelse med aftalen om finansloven for

tolv regeringen mener ikke at sagen ændrer på eller bør have indvirkning på det brede politiske samarbejde om fremtidig eu oplysning eller den bredt funderede europapolitik fremover generelt de ekstra tre million

få uddybet hvad begrundelsen er for at man mener at kulturministeriet skulle være et så fortræffeligt sted at placere noget der vedrører eu området et område der ellers suverænt styres og koordineres

det nødvendigt at lave en særlig pulje der skulle uddeles efter

hvad er begrundelsen for at der skulle laves en særlig pulje var der bestemte projekter som man ikke troede at europa nævnet ville have mulighed

var tale om en ekstra bevilling i forbindelse med vores formandskab

og det må alle der interesserer sig for

eu og europarelaterede spørgsmål kun kunne være glade for derfor undrer

jeg var rigtig glad for at der blev afsat de pågældende ti million

fokuseret på folkeoplysende aktiviteter i forbindelse med eu og eu formandskabet så jeg var ikke selv personligt med i de her forhandlinger men

det skal så også understreges som sådan en indskudt bemærkning at

er penge oveni

at afsøge muligheden for at finde ud af

ville komme nye typer af ansøgninger til det ville der være nye grupper der ville finde det her interessant erfaringen viser at der rent faktisk er langt flere der har ansøgt den her pulje

til europa nævnet så jeg tror der er en masse gode erfaringer fra det fra det der er sket

som jeg håber at europa nævnet vil tage med ind i det fremadrettede arbejde og så skal vi bare glæde os over at der

at man ligesom havde fået en idé om at man kunne lave en ny pulje og så kunne det være der kom nogle nye ansøgere altså den nemmeste

formandskab og det kunne sagtens være sket

grunden til at at det konservative folkeparti er ganske optaget af den her sag er jo at vi igennem mange år har haft en drøftelse her i folketingssalen af hvordan vi kan få en større del af befolkningen og flere af de frivillige organisationer engageret i det europapolitiske arbejde

fuldstændig engang kalde det uklart uden svar hvorfor regeringen i en sen nattetime i finansministeriet valgte at sige at en meget lille pose penge skulle bruges til projekt udenfor horsens erhvervsråd horsens kommunes biblioteker og andre projekter der efter min bedste overbevisning

være rummet inden for europa nævnets virke så kan jeg få et svar ud over kulturministerens gætterier på hvad der var regeringens begrundelse

finanslovforlig mellem regeringen og enhedslisten der gjorde at det var muligt at skaffe tre

når man står her på talerstolen at jeg ved at

den her pulje det er

den anden pulje så derfor forstår jeg slet ikke ministerens svar nu

det er for en faglig kompetence kulturministeren mener kulturministeriet har til netop at være det rigtige sted for placeringen af uddelingen af de her midler og jeg spørger fordi

vi havde diskussionen om den her nye pulje var en erkendelse i ministeriet

jeg citerer en af kontorcheferne fra ministeriet nu er vi jo ikke eksperter i europapolitik her i kulturministeriet men vi konstaterer at man har lagt opgaven her og det forvalter vi så efter eller jeg kunne citere kulturministeren der da han måtte erkende at han skulle skrotte det nye lovforslag om tipsmidler

at være sekretariat for udvalgene vi har hele folkeoplysningsområdet under os og har en flot administrativ måde

gribe det arbejde an på

jeg har ikke hørt nogen som helst form for kritik fra europa nævnet over den servicering der er foregået fra

vi leverer som sagt god administrativ

har vi også gjort i forhold til puljen så i forhold til det her konkrete eksempel

er der stor faglighed bag ved det og jeg synes faktisk også at det er rigtig rigtig fint at

under kulturministeriet sammen med alle de øvrige folkeoplysende aktiviteter jeg jeg har klart en oplevelse af at europa nævnet udvirker folkeoplysning på det her område og derfor passer det rigtig rigtig fint ind i forhold til

er behov for nogen eu faglig kompetence for at stå med ansvaret for eu oplysning det vil jeg gerne have bekræftet

gerne spørge ministeren om hvilken effektmåling der nu vil komme

vil ministeriet levere en oversigt blandt andet til europaudvalget hvori man klart gennemgår hvad der er opnået med de her ekstra midler

også i forhold til europa nævnet så vidt jeg har hørt har der ikke været nogen kritik fra europa nævnet

konkrete erfaringer fra aktiviteterne

pulje har bevilget penge til

og det vil vi meget gerne levere

fru eva kjer hansen venstre er ordfører for forslagsstillerne springer vi venstre over i første omgang og går direkte videre til den næste ordfører og det er herre jens

i folketingssalen det er jo en sag som har været diskuteret flere gange der er blevet stillet spørgsmål både til europaministeren og til kulturministeren og der

om eu oplysning en indsats som vi der beskæftiger os meget med eu er smerteligt klar over nødvendigheden af normalt varetages oplysningsindsatsen

nævnet gør et godt stykke arbejde et sammenhængende stykke arbejde med at formidle hele det europæiske spørgsmål til danskerne og der skal ikke herske tvivl om at socialdemokraterne fortsat støtter helhjertet op om den indsats i nævnet det vi diskuterer i dag er altså hverken den løbende oplysningsindsats eller

nævnets virke i dag diskuterer vi udelukkende en ekstra bevilling der blev givet i forbindelse

der valgte regeringen og enhedslisten at afsætte ekstra tre million kroner til oplysningsaktiviteter den ene million gik til nævnet der jo også havde sin helt almindelige bevilling som alle de andre år og de sidste to blev udmøntet gennem en pulje i kulturstyrelsen

som kulturministeren også har pointeret flere gange i processen

uddelingen af støttemidler sket i koordination med

gjort på ordentlig vis

en ekstraordinær oplysningsindsats altså en pose penge der uddeles én gang europa nævnet vil fortsat have sin centrale rolle

det er nødvendigt at der udarbejdes flere eller nye regler på det her område hvad angår organiseringen og placeringen af

nævnet under kulturministeriet ligger oplysningsindsatsen på nuværende tidspunkt

nævnet kunne ligge i udenrigsministeriet der jo koordinerer eu politikken men man kan også som vi og kulturministeren gør argumentere for at

armslængdeprincip mellem dem der uddeler pengene og dem der håndterer den politiske side af sagen lad mig slå fast at

side absolut ikke er nogen intentioner om at bryde det brede samarbejde om europapolitikken et samarbejde

blevet slået fast eksempelvis da formandskabets overordnede prioriteter blev vedtaget her i folketinget

det min forhåbning og min forventning at vi også fremover kan

vi har ingen ønsker om at oplysningsmidlerne fremover skal spredes

ikke for nødvendigt at der udarbejdes yderligere regler på det her område

forsinket tak til ministeren for dog at række hånden ud i forhold til fremadrettet at have et godt samarbejde jeg sidder tilbage og savner en forklaring på hvorfor socialdemokratiet har skiftet holdning på det her spørgsmål for ikke så mange år siden

vk regeringen at lave en aftale med dansk folkeparti om en alternativ fordeling af nogle eu midler og dengang protesterede

øvrige europapolitisk engagerede i socialdemokratiet og sagde det bryder mange års uskrevne regler om at vi holder sammen

den daværende borgerlige regering lyttede til den socialdemokratiske kritik

det var en dårlig idé og valgte at forankre fordelingen af midler i europa nævnet nu står herre jens joel her

på kulturministeren så også sammen med enhedslisten kan sidde

dele penge ud til til vennerne jeg synes

på mange års tradition og jeg vil spørge herre jens joel hvis det bare bliver mellem os her i salen i dag

oprettet den her pulje med henblik på at uddele penge til nogle venner det er mig bekendt ikke noget der har

set kun henholde mig til at vi stadig væk mener at den oplysningsindsats der foregår via nævnet og det arbejde

de gør ganske fremragende skal fortsætte det mener vi også fra socialdemokratisk side der er ikke oprettet nogen pulje med henblik på at støtte noget andet eller særligt men

at kulturministeren i sit svar til mig lige før sagde at grunden til at man

at lave den konstruktion var

i europa nævnet

for at få afklaret om det også er socialdemokraternes opfattelse ligesom det var kulturministerens opfattelse at de penge der var i puljen var nogle som finanslovkredsen skulle sidde og fordele sammen

med ved nogen forhandlinger og jeg har heller ikke nogen som helst forventning om at der er nogen der har lagt dem i en særlig pulje med henblik på at de så skulle kunne fordeles på en særlig måde eller til nogle særlige venner det er efter min bedste overbevisning frit efter fantasien

uden at inddrage v og k i forhandlingerne eller om ordføreren hellere havde set at man havde udvist et sammenhold mellem de eu positive partier og i det mindste havde diskuteret det her med venstre og konservative så hvad er den socialdemokratiske ordførers holdning til det forløb der

fordi vi havde en ekstra opgave at løfte

nævnet har sin sædvanlige pulje og også fik lidt mere oveni så synes jeg det var godt at det lykkedes os at få fundet nogle ekstra midler på finansloven hvad angår

selv om jeg og det skal der ikke være nogen tvivl om sætter stor pris på det sammenhold og det samarbejde

at eu oplysningen kun varetages af de eu positive partier

i et demokrati at det også inkluderer andre bevægelser og partier som ikke støtter så varmt op om eu projektet

vi holder sammen som eu positive partier det synes

det politiske indhold men men det her drejer sig jo om et noget andet spørgsmål hvor det handler om at sikre en bred folkeoplysende indsats uanset hvad man

er forholdsvis ny her i tinget tror jeg godt at ordføreren kender historien nemlig at der har været et bredt sammenhold om blandt andet eu oplysningsmidler

synes ordføreren at det ville have været en god idé at inddrage v og k i drøftelserne

begrænset erfaring det er rigtigt at der er et sammenhold og at der er et godt samarbejde mellem de eu positive partier men det er jo ikke sådan nu skal man også passe på at man ikke får det til at lyde sådan

uddelt nogen penge til

bevægelser som ikke er så eu positive så det er ligesom to forskellige sider af samme sag hvis vi kan gøre noget som helst for fremadrettet

endnu bedre så lad os da tage de evalueringer der kommer af den

vurdere fremadrettet om vi kan gøre det endnu bedre

merete riisager fra liberal alliance desværre ikke kan være til stede og jeg har lovet

de støtter beslutningsforslaget

nu er der fortalt lidt historisk baggrund

hvor de bliver lagt nemlig i europa nævnet

det skal ikke være nogen hemmelighed at i dansk folkeparti har vi faktisk haft det sådan at vi

ved de foregående taleres

de to million kroner ekstra hvad fik vi så ud af dem nu er formandskabet jo snart slut og jeg tror at hvis man spørger

vil vedkommende nok sige nå har der været noget

lidt bekymrende hvis man endelig sætter ekstra midler af

det er lidt mærkeligt at man placerer det to forskellige steder nu nævner ministeren at

og det kan for så vidt jo være fint nok men måske har det noget at gøre med at

nævnet kører i den samme dynge jeg ved ikke hvordan jeg skal udtrykke

når man har puljer der ligger til ansøgning at at dem der kender puljerne

sådan er det jo ofte så måske skulle man i stedet for at have delt det ud have sagt at vi beholder det ét sted men gør noget mere opmærksom på at det sådan set er frit for alle at søge det ville jo være godt så jeg støtter helt klart at selvfølgelig skulle det have været

til næste taler i ordførerrækken og det er fru sofie carsten nielsen fra det radikale venstre

og kulturministeren endda meget stor vægt på at vi har et godt og et tæt europapolitisk samarbejde mellem regeringspartierne og v og k og andre

det er et samarbejde som jeg som eu ordfører sætter meget stor pris på og jeg vil godt sige her at jeg er oprigtigt glad for at samarbejdet er med netop de ordførere fra oppositionens partier som det nu er det er ikke et forsøg på at smigre det er bare sådan jeg har det jeg synes at vi har en rigtig god og konstruktiv dialog og jeg synes at vi bliver klogere af at samarbejde det vil jeg gerne kvittere for og det vil jeg meget gerne fortsætte som kulturministeren har redegjort for blev der som led i forhandlingerne om finansloven for to tusind og tolv aftalt at rammen for det danske

blev tre million kroner efter aftale med enhedslisten afsat til en ekstraordinær oplysningsindsats og folkelig debat om eu

det lod sig gøre i en økonomisk svær tid det havde vi arbejdet for vi mener at det er vigtigt at vi bruger anledningen med formandskabet til virkelig at få skabt debat og oplysning om eu i danmark og det er jo et mål

også hele tiden har vidst

v og ks ordførere som kulturministeren har

ved siden af bevillingen til europa nævnet de midler udmøntes som det jo er normen

finansieringen ikke sådan at forstå at de sidder og udmønter de enkelte finansieringer men konstruktionen af det så puljen har jo også været juridisk adskilt fra europa nævnet fordi den netop er tilvejebragt i finanslovaftalen jeg mener at europa nævnet gør et meget fint arbejde jeg ønsker mig gerne endnu mere og endnu bredere

det er fint at at regeringen med den her ekstra pulje har forsøgt sig med endnu flere og lidt

det er mit indtryk at den ekstra pulje har givet mulighed for at en lidt bredere kreds af organisationer og aktører har kunnet søge og skabe debat andre steder

det har vi givet mulighed for med en ekstrabevilling det tager ikke noget fra europa nævnet de fik også en ekstra million og jeg forventer mig bestemt meget af europa nævnet i fremtiden det er jo dem der skal fortsætte eu oplysningen og eu debatten for eksempel har vi også lige fået radikal repræsentation i nævnet igen efter en periode uden repræsentation og det forventer jeg mig da bestemt meget af men jeg vil gerne slutte med igen at appellere til at vi

gode og konstruktive samarbejde som vi har på eu området

nyt folketingsmedlem også har oplevet som utrolig berigende

absolut gengældt jeg sætter meget stor pris på samarbejdet med den radikale ordfører men nu til sagens substans

blev stillet et spørgsmål om socialdemokratiets ændrede holdning vil jeg naturligvis også gerne høre

begrundelsen for at det radikale venstre også har ændret holdning til

var særdeles ophidset da den tidligere borgerlige regering ønskede at lave lidt det samme nummer som den nuværende regering har lavet sammen med enhedslisten

fortæller om men jeg kender ikke den sag i detaljer jeg må bare sige

min oplevelse at den her pulje er iværksat som en konkurrerende pulje det er et supplement under formandskabet der lægges

på nogle lidt andre måder end den måde

det er ikke min umiddelbare oplevelse at det var det samme som foregik

var at det var fuldstændig tosset at lave to forskellige

puljer når vi havde et ganske velfungerende europa nævn

noget svar at give at sige at det her er et supplement altså man kan sige at to million

samarbejdspartnere den har haft igennem mange år i folketinget og står fast på en

meget tåbelig beslutning frem for bare at trække i land og erkende at det

gerne slutte af med at stille fru sofie carsten nielsen det spørgsmål om

fru sofie carsten nielsen tror at næste finanslov eller i kommende finanslove vil komme et nyt initiativ om at lave nye puljer eller om man vil forsøge at pulje ressourcerne i europa

det her initiativ er blevet opfattet som en provokation

at flytte nogle af de eksisterende midler fra europa nævnet og det er jo ikke tilfældet her vi har ikke på nogen måde ønsket

at gøre noget yderligere jeg er rigtig glad for at regeringen valgte at prioritere at afsætte yderligere midler til eu oplysning

valget i forhold til eu formandskabet helt faktuelt faldt meget sent og derfor har det været svært at gøre endnu mere ud af det men jeg er glad for at der er blevet taget det initiativ

ingen planer om at nedlægge nævnet eller

nævnets eu oplysningsaktiviteter

at fru sofie carsten nielsen så kunne give os det er hvorfor en ekstra pulje når man nu gerne vil give en ekstra bevilling hvorfor bliver det så ikke lagt oveni nævnets

en særlig administration en særlig pulje til fru sofie carsten nielsen ganske ret i at

er blevet opfattet som en provokation det er jo interessant i dag at skulle høre

forsikringer om hvor gerne man vil fortsætte det gode og konstruktive samarbejde synes fru sofie carsten nielsen at man har optrådt konstruktivt og

samarbejdsvilligt det skal jeg fortsætte

opfordrer gerne alle omkring mig til det samme det tror jeg er til alles

synes sådan set at det er ret fornuftigt at forsøge at få andre aktører og andre

dem som europa nævnet allerede havde midler til de har også fået yderligere midler men man havde tre million

man forsøgt at fordele så

i spil

må jo se på evalueringerne af det

hvorvidt det er lykkedes men jeg har

fru sofie carsten nielsen at kulturministeren i et svar til mig netop siger at der er et vist sammenfald i kriterier i både den ordinære pulje

over i nævnets pulje

er at få debatten bredere ud og forsøge at nå flere aktører end dem europa nævnet

har forsøgt at nå hidtil

er et forsøg på en yderligere indsats

fru lisbeth bech poulsen fra sf værsgo

med det fremsatte forslag ønsker forslagsstillerne at sikre at udbetalingen af alle eus oplysningsmidler kun sker fra én instans

for at forpurre tyve års samarbejde om uddelingen af eu oplysningsmidler men det billede kan

var øremærket til en ekstraordinær oplysningsindsats om det danske eu formandskab

danske eu formandskab forvaltes af kulturstyrelsen som ligeledes betjener europa nævnet

de samme embedsfolk som forvalter de midler der stilles til rådighed i forbindelse med regeringsdannelsen blev europa nævnet placeret under kulturministeriet ud fra den betragtning at de apparater der formidler eu oplysning alle ligger under kulturministeriet som folkeoplysning generelt

danske eu politik men formidlingen af eu er en anden

at opgave ligger godt i kulturstyrelsen det mener vi er med til at sikre at det er de rigtige initiativer dem der kan skabe en bred folkelig debat og som kan finde nye vinkler på eu oplysningen som får de nødvendige bevillinger

nævnets rolle og vi er også meget glade for det europapolitiske samarbejde vi har og jeg er personligt også glad for det samarbejde vi har

at der skulle ligge noget bag det

konstaterer at man har brudt det her samarbejde

et bredere oplysningsarbejde som den radikale ordfører

mig bekendt er der slet ikke kutyme for at man bruger den slags i folketingssalen men jeg er sikker på at formanden gerne vil gøre en undtagelse hvis fru lisbeth bech poulsen kan finde eder

en lille smule konspiratorisk fordi midlerne

ed eller eder således går vi videre til næste korte bemærkning

sagde tidligere

af en sådan karakter derfor vil jeg gerne bede

at at der er tale om en ekstra bevilling og der er ingen grund til at anklage regeringen for at ville bryde det europapolitiske samarbejde som fungerer rigtig godt og som vi er glade for jeg kan ikke se at der på nogen måde skulle være nogen

bliver givet en ekstra bevilling og at det skulle være

er at der ikke har været nogen som helst drøftelse

til v og k det er uanset om ordføreren kan lide det eller ej at bryde med tyve års sammenhold om tildeling af eu oplysningsmidler

at man snakkede sammen om indsatsen

er en forklaring på hvorfor man har valgt

tage kontakt til venstre og de konservative men er gået enegang sammen med enhedslisten

forslagsstillernes bekymring hvis det var sådan at de midler der gives til europa nævnets oplysningsarbejde var blevet beskåret eller lagt et andet sted hen

det er vigtigt at der er et centralt sted europa nævnet hvor man kan være sikker på at der er midler

altid vil være eu oplysning

forhandle det hjem med med enhedslisten når der er tale om ekstra penge i

rigtig meget over at der er kommet ekstra

folkelig debat derfor er vi selvfølgelig også imod det forslag

forslagsstillerne beklager et brud på tyve års samarbejde om fordelingen af eu oplysningsmidler i den sammenhæng vil jeg bare gerne understrege som det også

tale om ekstra midler i forbindelse med eu formandskabet

midler ud over dem som

det er vores klare holdning at jo flere midler der er til folkelig oplysning og folkelig debat om eu

det danske eu formandskab synes vi egentlig bare er enormt positivt

set alle sammen enige om er en ganske fornuftig ting men om det at lave en særlig pulje

en vandrehistorie om at det var enhedslisten der ønskede puljen og at

enhedslistens side for at sige at det kan være formålstjenligt at have to parallelle eller flere

puljer kørende hvor man kan søge midler

på en ny måde jeg synes ikke det kan være skidt at prøve at gøre noget nyt så må man jo se på og evaluere hvordan

panik og derfor er vi selvfølgelig også imod det forslag der bliver

har kulturministeren jo netop gjort gældende at man ikke kan sige at et projekt hører hjemme i den ene pulje eller i den anden pulje for det er stort set sammenfaldende kriterier

så ordføreren må enten forklare hvad det er for nogle nye ting hvad det er for nogle anderledes kriterier og ellers give

egnet svar på hvorfor man fra enhedslistens

det er glædeligt synes jeg at der er en masse penge her som vi har skaffet til til folkelig debat og så håber jeg de bliver brugt på bedste vis jeg har ikke nogen indflydelse på hvordan de bliver brugt og

at vi her har fået ekstra penge og jeg ser ikke nogen konflikt mellem det ene og det andet da

og jeg må sige at det at det

bare er de eu positive partier der sidder og fordeler pengene sammen

den indgangsvinkel man har til hvordan man fordeler penge i

sige det var en god debat for jeg synes ikke vi er blevet meget klogere på hvad der har været bevæggrunden for at regeringen har valgt at bryde med årtiers

vil også gerne kvittere over for for både ministre og ordførere der har tilkendegivet

hvor vigtigt det er vi har et godt samarbejde også på tværs af

regeringen i forbindelse med finansloven

lange tradition og lige pludselig møde op med

det står stadig hen i det uvisse

hvad begrundelsen var for at gøre det ud over at man ønskede at se om der var andre grupper der kunne have lyst til

under et dansk eu formandskab har man da en oplagt mulighed for via europa nævnet faktisk

og jeg tror personlig på at man havde fået langt mere ud af de midler vi her taler om hvis man havde valgt

tvivl om hvorvidt europa nævnet alene uddeler penge til eu positive projekter og til det kan jeg sige at det har været fuldstændig fast praksis og noget

politisk helt og aldeles

deles lige når vi uddeler eu oplysningsmidler

princip så jeg kan berolige enhedslisten med at der aldrig har været tale om at man kun ville støtte eu positive

for i år været enige om at det sted hvor pengene skulle uddeles fra for netop at undgå at der kommer alle mulige konkurrerende steder

herre nikolaj villumsen at vi er ret forundrede over at regeringen har valgt

at bryde med den tradition det er ikke lykkedes for os i dag at få nogen ordentlig forklaring på hvorfor der skulle være en sådan pulje når vi ser på kulturstyrelsens liste over

penge fra puljen er der jo tale om et par aof projekter et par projekter fra et par socialdemokratiske

ikke noget der får mig til at sige at de her projekter viser at det

ansøgere der lige pludselig er kommet ind i feltet med andre

er der meget der tyder på at at pengene i hvert fald

derfor skal jeg igen sige at jeg beklager utrolig meget at det ikke lykkedes at få regeringen i tale endsige få regeringen til at komme i samtale om hvorfor man har valgt at tage det her skridt

det er baggrunden for at det konservative folkeparti sammen med venstre har fremsat et beslutningsforslag der gerne skulle være med til at

tilbage på sporet igen og sikrer at europa nævnet fremadrettet er den instans der sikrer sig uddeling af eus oplysningsmidler

der ikke støtter beslutningsforslaget er en enighed om at kulturstyrelsen der mig bekendt intet har at gøre med eu området

administrationen på det her område frem for at lade det ministerium

af eu politik nemlig udenrigsministeriet varetage opgaven med også at sikre at det nævn der uddeler midler der har med eu debatten at gøre

samme sted jeg har ikke hørt nogen god forklaring på det ud over at det måske er

vil være en god idé at forsøge endnu en gang

tilfreds med de mange ubesvarede spørgsmål det efterlader

håbet på vi havde fået lidt klarere svar men det

kulturministeren har udtalt at de sådan set er ret kede af at de har fået et område som de ikke har nogen anelse om

større imødekommenhed til at se på hvad der vil være det mest hensigtsmæssige fremover

det er underligt at der på intet tidspunkt er blevet rakt en hånd

vi har spurgt kulturministeren uddybende

noget princip om at partier uden for finanslovaftalen skal inddrages når der afsættes nye midler til eu oplysning det er godt nok en arrogant måde

svare på når man tænker på at vi i tyve år har stået sammen om at finde ud af hvordan vi skulle prioritere midler til eu oplysning

om hvordan man gebærder sig men det her handler jo om et politisk håndværk og om at sætte handling bag alle de fine ord om at man gerne vil det brede og konstruktive samarbejde på europaområdet jeg synes det er

uddybet i dag men kun

kulturministeren har jo på intet tidspunkt i dag gjort os klogere på

var behov for at lave det her uden om nogle af de eu positive partier vi har slet ikke fået uddybet de spørgsmål vi har stillet

i det uvisse hvorfor der skulle opbygges en parallel administration og være to særskilte puljer

ansøgninger

at man også vil det her stærke eu

den eu faglige baggrund

interessant at vi har at

administrere nogle bevillinger hvor både minister

slet ikke har den faglige kompetence

at citere den omtalte kontorchef i kulturministeriet vi er jo ikke eksperter på europapolitik her i kulturministeriet men vi konstaterer at man har lagt opgaven her og det forvalter vi så efter kulturministeren

støtteordninger hvor man egentlig ikke har det faglige kendskab der er ikke megen konsistens fra ministerens side i forhold til ministerens ageren

synes jeg faktisk at ministeren godt kunne have været lidt mere

hvorfor ministeren så synes det er en opgave man skal

meget skuffet over ministerens kommentar til mit spørgsmål om

faktisk til effektmålinger på der kommer ud af projekterne og ikke bare til evalueringer jeg synes det er rigtig vigtigt at vi kommer forbi det her med at tælle antallet af aktiviteter og og

antallet af deltagere men får set på hvad det egentlig i den europapolitiske diskussion

puljer med stort set de samme formål

svare ordentligt på spørgsmål

en række af de projekter der har fået bevillinger

og den konsevative ordfører nævnte også et par stykker

bare at henvise til at de opfyldte kriterierne og at de blev vurderet ud af det samlede ansøgerfelt

gå ind og svare på hvad det konkret er for nogle aktiviteter der skal foregå og hvad

ud af de penge som man har valgt at håndtere på den måde

i den europapolitiske debat vi skal have fremover frem for at man på den her måde lukker nogle ude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

forhandlingen er åbnet vi starter med skatteministeren værsgo

har fremsat et forslag til folketingsbeslutning hvori regeringen opfordres til at fremsætte lovforslag om at øge momsfradraget ved hotelovernatninger fra halvtreds procent til hundrede procent med virkning fra første januar to tusind og tretten argumenterne for forslaget er at forbedre danmarks konkurrenceevne på hotelområdet ved at gøre det mere attraktivt for udenlandske og danske forretningsrejsende at overnatte og holde konferencer i danmark og herigennem sikre at det fulde vækstpotentiale for hotelerhvervet herhjemme realiseres jeg vil gerne understrege at regeringen er meget opmærksom på at der er behov for at skabe vækst i

dansk erhvervsliv blandt andet ved

forbedre konkurrenceevnen regeringen vil som det også meget tydeligt fremgår af regeringens

plan øge arbejdsudbuddet og øge beskæftigelsen i danmark markant og også styrke konkurrenceevnen gennem reformer regeringen har også taget

til at der skal nedsættes en produktivitetskommission der skal kortlægge årsagerne til den lave vækst i produktiviteten siden midten af

og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger der kan styrke produktiviteten og også konkurrenceevnen

del af aftalen om finansloven for to tusind og elleve blev fradragsretten for hotelovernatninger hævet fra fem og tyve procent til halvtreds procent med virkning fra første januar to tusind og elleve fradragsretten på fem og tyve procent for restaurantydelser blev blev dog fastholdt

argumenterer for at der på baggrund af væksten i hotelbranchen efter dette tiltag er al mulig grund til at forvente at en fuld momsafløftning vil kunne finansieres gennem et øget provenu fra væksten i erhvervet

tror jeg er vigtigt at holde sig for øje af andre faktorer end graden af momsafløftning ved hotelovernatning af streng erhvervsmæssig karakter det drejer sig om faktorer som valutakursudviklingen graden af rejselyst og investeringer i hotelproduktet og mange flere faktorer regeringen vil derfor gerne se den fulde effekt af

inden der tages stilling til en eventuel yderligere forhøjelse af fradragsretten regeringen mener at man skal være varsom med at finansiere forslag igennem dynamiske effekter forslaget kræver derfor konkret finansiering hvilket stemmer overens med regeringens forsigtighedsprincip regeringen vil som sagt

forventes at medføre et umiddelbart provenutab på cirka tre hundrede og tres million kroner om året

bedrøveligt at vi har en skatteminister

for ikke så lang tid siden her i

turismeerhvervet man vil kunne tiltrække flere af de internationale konferencer og alt muligt andet og der synes jeg

finansiering jeg anerkender

og alternative finansieringskilder

som er lidt mere mere vage og ukonkrete

ønsket om at fremme turismen i danmark og

ambition at styrke turismen og

medier at skatteministeren ikke har den helt store

vi kan se at der er forskellige af de her brancheorganisationer blandt

der er så store

og det

netop turismeerhvervet og erhvervsturismeerhvervet

er fint at der er et godt samspil mellem interesseorganisationerne og folketingets

det synes jeg er fornemt

ufornuftigt jeg siger blot at regeringen ønsker at se den fulde effekt af det tiltag der blev indført i to tusind og elleve

i den nuværende økonomiske situation er rum til at finde en robust finansiering til et udgiftsdrivende forslag som det her

to tusind og elleve et forslag med dansk folkeparti hvor vi hævede afløftningen fra fem og tyve til halvtreds procent

meget enig med skatteministeren i at der er meget fornuft i det her forslag derfor kan man jo også undre sig over at socialdemokraterne og sf stemte imod det dengang vi hævede fra fra fem og tyve til halvtreds procent men turismeerhvervet er et rigtig vigtigt erhverv for danmark det tjener mange penge ind til danmark vi mener dog at før vi skal gå videre

at de tal som horesta baserer sig på kun er for tre kvartaler

et års erfaringer

selvfinansierende effekt

at skatteministeren er begyndt at regne som vi hele tiden har regnet i venstre nemlig efter efter gængse metoder ikke mere med tolv minutter så så man skal passe på med at budgettere

med dynamikken men et

tre af de fire kvartaler i året

som begrundelse at man ikke mente at der var finansiering til rådighed

beskrive begge dele i det her

flere arbejdspladser og

det er også derfor vi gerne lige vil vente med at se

har været det seneste år før vi kan regne med det fremadrettet i forhold til til de andre finansieringsforslag der er skitseret så er det jo sådan meget på overskriftsniveau hvor

specifikt niveau nemlig at den skal fra halvtreds

første januar to tusind og tretten

gerne vil indføre udgiftskrævende forslag på meget specifikt niveau

skal anvises finansiering på

grød for det er da rigtigt at vores finansieringsforslag nogle overskrifter

venstre er tilhængere af men derfor synes jeg jo ikke at ordføreren skal sige at

der også er så store økonomiske fordele ved det set i forhold til at man andre steder i systemet

står i bemærkningerne til forslaget så har man allerede set de positive effekter af at venstre og dansk folkeparti i samarbejde netop hævede den fra fem og tyve procent til halvtreds procent men som der også

i notatet så baserer horestas konklusioner sig ikke engang på

og vi vil gerne lige se hvordan det virker før vi kan

har til formål at forbedre danmarks konkurrenceevne på hotelområdet og herigennem skabe større vækst og flere arbejdspladser den målsætning kan socialdemokraterne selvfølgelig tilslutte sig for vi er meget optaget af at skabe vækst og arbejdspladser ved blandt andet at sikre en bedre konkurrenceevne desværre er forslagets egentlige effekt forbundet med stor usikkerhed fordi vi ingen steder har belæg for at væksten i

og det skaber grundlæggende usikkerhed omkring

at gennemføre forslaget forslaget går helt konkret ud på at give virksomheder mulighed for at fratrække hundrede procent af momsen på hotelovernatninger efter de gældende regler kan virksomheder allerede i dag fratrække hele halvtreds procent af momsen når udgifterne er af streng erhvervsmæssig karakter de gældende regler blev besluttet som led i finansloven for to tusind og elleve hvor fradragsretten blev hævet fra fem og tyve til halvtreds procent det er korrekt at vi siden da har set en stigning i omsætningen af hotelydelser på cirka tre procent i to tusind og elleve men at

kan man ikke vide med sikkerhed skatteministeren nævnte i sin tale at faktorer som valutakursudvikling graden af rejselyst graden af investeringer i hotelproduktet og antallet af internationale kongresser og salgs og markedsføringsindsatsen også påvirker konkurrenceevnen og væksten i hotelerhvervet derfor har jeg svært ved at følge dansk folkepartis argument om at en fuld fradragsret vil kunne finansieres gennem et øget provenu i erhvervet det ved vi simpelt hen ikke på nuværende tidspunkt vi ved derimod at forslaget forventes at koste vores fælles statskasse et tab på cirka tre hundrede og tres million kroner årligt og det er penge som vi specielt set i lyset af den nuværende

situation ikke kan risikere at mangle jeg indledte min tale med at rose forslagets formål nemlig at forbedre danmarks konkurrenceevne og skabe vækst og flere arbejdspladser det gjorde jeg fordi de selv samme målsætninger udgør kernen i regeringens

og tyve plan men for at regeringens to

er det strengt nødvendigt at vores økonomiske politik er fast og sikker

brancher

kun kan momsafløfte halvtreds

økonomisk uforsvarligt

vi har en fordyrende

moms og afgiftsstruktur det er jo somme tider et lands specifikke ting der gør sig gældende når

den afløftning der ligger nu kan se ganske fornuftig ud men lad os nu lige først

kende den endelige effekt af den når den har virket et par år

tyve plan har vi jo en række initiativer til hvordan vi skal få produktiviteten konkurrenceevnen og væksten og dermed skabelsen af arbejdspladser tilbage i dansk økonomi

som vi også har debatteret her for nylig og hvor jeg håber rigtig meget på at en bedre konkurrenceevne turismemæssigt

det er i hvert fald en første afspilning af grammofonpladen

nabolande og i forhold til hotelovernatninger

os klart hvad det er man ude i verden ser på

sverige norge og til dels også finland og island

som et hele og måske skulle vi sørge for at lave en samlet markedsføringsindsats

der hundrede procent momsafløftning

situation som vi har i danmark og også set i lyset af den skattereform som

partier vil gå aktivt ind og forhandle om kan vi altså

vi har den her momsafløftning på det her niveau vi kender ikke den endelige effekt af den endnu den er nylig indført så lad os nu lige først lade den virke et stykke tid og så se

for at man forskelsbehandler de ting som virksomheder kan købe

hundrede procent momsafløftning men lige

ellers kunne man jo nedsætte momsafløftningen på alt det andet

komme ud med at åbne sit hjerte og fortælle hvorfor

ole birk olesen har jo en tilgang til det

så derfor kerer herre ole birk olesen sig ikke så meget

vi har en god velfungerende

men vi har også brug for et provenu for at få den til at fungere og derfor er det meget relevant som skatteordfører at se på når

den viden endnu der er lige lavet ændringer for ganske kort tid siden

surt hvis man skal ud ud at finde besparelser

og tres million million kr

med momsafløftningen så lad os nu tage det skridt for skridt og se på hvad der har været effekten af den seneste momsafløftning og så må vi

folkeparti ønsker via dette beslutningsforslag at få regeringen til at øge momsfradraget for hotelovernatninger fra halvtreds

et sådant initiativ vil trække i retning af en bedre dansk konkurrenceevne på hotelområdet denne forbedring opnås ved at gøre det mere attraktivt for udenlandske og danske forretningsrejsende at overnatte og holde konferencer i danmark

og det er regeringen også meget fokuserede på at forbedre rammevilkårene for dansk erhvervsliv det afspejles også i regeringens to tusind og tyve plan

vi noterer derfor med tilfredshed at fradragsretten hotelovernatninger i forbindelse med finansloven to tusind og elleve blev hævet fra fem og tyve procent til halvtreds procent med virkning fra den første januar to tusind og elleve det er vigtigt for partierne i regeringen at se den fulde effekt af dette tiltag

per første januar to tusind og elleve

væksten i hotelerhvervet er som også ministeren var inde på afhængig af en lang række faktorer

rejselyst og andet det afhænger jo for eksempel også af

økonomien men også på baggrund af at vi fra

ikke kan støtte indholdet i forslaget skal jeg meddele at vi ikke

vi kun tallene for de ni første måneder af to tusind og elleve

sfs ordfører at de danske hoteller

de økonomiske udfordringer

det har givet ekstra indtægter til statskassen på tre hundrede og en og tyve

al ære og respekt for det men jeg vil gerne se

af ni måneder eller nu tolv måneder kan vurdere

i sidste ende vil være en gevinst for det samlede samfund det synes jeg er lidt vanskeligt at vurdere også ud fra de

nye job inden for hotelbranchen

samtidig har givet eksportindtægter i danmark

at overskud til statskassen på tre hundrede

sf ikke at det er fair og legitimt

det ser ud til at være sådan at hvis man fik

problemet er også at der har været problemer i branchen tidligere det var

sin tid løftede momsen af det tror jeg

bare nødt til at se tallene over en lidt længere periode end

tolv måneder før vi i hvert fald fra

at diskutere det vi kan ikke føre den

dansk folkepartis side de sidste ti

år så sent som i går kunne vi se at at det var meget svært

dansk folkepartis formand et svar på hvad det egentlig er for en økonomi og

men vi glæder os til udvalgsbehandlingen

egentlig skal være sådan at man kun kan afløfte halvtreds procent moms som virksomhed når man køber hotelydelser

hvis en virksomhed køber rengøring hos en anden virksomhed er der hundrede procent momsafløftning

hundrede procent momsafløftning

at der kun er halvtreds procent momsafløftning hvis virksomheden

hotelovernatninger til konferencer og seminarer

ture som man måske kunne diskutere det faglige indhold af det var baggrunden for at man i sin tid sådan som jeg har forstået det rent faktisk sagde ok her er altså et problem her er noget vi er nødt til

kan det virkelig passe at vi skal lave en helt anden

at man her må have en mere striks kontrol fra skattemyndighedernes side med hvordan tingene udbetales eller at

statskassen der forsvinder altså den der dream model som vi

til keep on dreaming får da en helt ny betydning nu

der drømmeland man kan bevæge sig mod man kan allerede se hvad hedder det folk tage af sted med elskerinden til bahamas

rigtig noget med en fornuftig

derfor vil jeg sige at hvis der er et fagligt indhold så lad os da diskutere det men herre ole birk olesen ved godt

det var baggrunden for at man i sin tid åbnede op for den her diskussion

fryns som det blev formuleret

når det drejer sig om at man i givet fald gør det for at snyde skattevæsenet jeg synes faktisk at det er rimeligt at folk betaler deres skat uanset

ens forhold i øvrigt er skal man betale efter reglerne det tror jeg gælder for alle og derfor er jeg ikke enig i at det bare er ok at er en lille smule fryns men

er sådan set et forslag som vi allerede havde med som et ændringsforslag til finansloven og vi noterede os også med glæde dengang at dansk

momsafløftningsområdet det er jo sådan at virksomheder kan afløfte al moms på alle andre varer og tjenesteydelser men hvis de har udgifter til hotelovernatninger som følge af for eksempel forretningsrejser medarbejderseminarer konferencer

kan de kun afløfte halvtreds procent det er en uligestilling som gør at virksomhederne ikke bruger deres penge optimalt en optimal udnyttelse af ressourcerne forudsætter at der er en lige behandling fra skattemyndighedernes side sådan at virksomhederne kan

vi mest ud af per forbrugt krone

uagtet hvad der måtte være at tage af skattehensyn når det ene beskattes hårdere end det andet betyder det at det der beskattes hårdere bliver forbrugt

og dermed træffer de ikke det der i en forretningsmæssig forstand forstand er en optimal beslutning om anvendelse af de ressourcer de har

at lægge deres køb af hotelovernatninger i udlandet frem for i danmark når de for eksempel skal afholde et medarbejderseminar er det væsentlig billigere for dem at lægge det medarbejderseminar på et hotel eller et konferencecenter i udlandet end det er at gøre det i danmark og det

er der sådan set ikke noget godt at sige om det er simpelt hen bare dårligt for det danske samfund og i øvrigt også for den danske statskasse så

for over fem og halvfjerds

fra udlændinges forbrug samtidig med at det genererede cirka

og titusind årsværk i danmark

for vores beskæftigelse et vigtigt erhverv for vores vækst i samfundet også i fremtiden derfor skal vi sikre erhvervet de bedst mulige vilkår den aftale vi lavede med dansk folkeparti

de overnatninger giver øgede

samtidig med at det skaber arbejdspladser i hele danmark og ikke kun i dele af danmark derfor

folkeparti støtte forslaget fra dansk folkepartis side vi har selv arbejdet med det

synes at det er et vigtigt element i at få væksten tilbage i danmark at vi satser på de erhverv hvor vi kan se er et udviklingspotentiale

her i folketinget det er relativt længe siden at vi i

større økonomisk

den debat der har været jeg synes

kan udflages det er jo sådan at det danske turismeerhverv som også herre brian mikkelsen nævnte

den vækst kan blive endnu større til trods for at vi i nogle år har oplevet stagnation og

har været en større omsætning været en større tilgang til den danske turismebranche jeg har noteret mig at

regeringen som der også står i regeringsgrundlaget

produktivitetskommission som måske vil kunne komme ind på nogle af de elementer der ligger i det her beslutningsforslag

sidste ende for en gangs skyld kunne man sige

betyde at vi vitterlig vil kunne se en

for det er altså en konkurrenceforvridende situation vi har

finder sted jeg har noteret mig at flere af ordførerne har

ville tage stilling så har jeg jo så fået tallene fra horesta fra branchen

sammenlignet med to tusind og ti

udgør firehundrede og niogfirstusind af de her overnatninger

vi netop i to tusind og elleve på dansk folkepartis initiativ fik indført at

fem og tyve procent til de halvtreds procent men det er ikke nok med det

medført ekstra indtægter til statskassen på tre hundrede og en og tyve million

at provenutabet er langt mindre end den gevinst vi får deraf kommer diskussionen

dynamiske effekter vi var forberedt på at regeringen ville bruge det som en undskyldning og derfor har vi valgt oven i at sætte en konkret finansiering ind

de statslige

flere af de nuværende regeringspartier faktisk tidligere selv har foreslået så det synes vi

samtidig har vi sagt at man kan vælge at sanere i nogle af de erhvervstilskud som i forvejen tilgår det danske erhvervsliv vi må i dag desværre konstatere at det har været skønne spildte kræfter

kongresser i regeringspartierne hvor man har behov for at

vi har behandlet her i dag jeg tror faktisk på at det er

og arbejder med det er så en påstand men den må komme an på en senere

dansk folkeparti er glade for støtten fra liberal alliance og vi er også meget glade for

vi vil selvfølgelig også håbe på at støtten

faktisk kan få skabt nogle job som bliver i danmark det synes vi sådan set at danmark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

der forbyder menneskers seksuelle omgang med dyr og som indebærer at overtrædelse

beslutningsforslaget skal det fremgår af lovforslaget at det er selve den seksuelle handling der forbydes således at den overtrædelse af loven ikke er betinget af at dyret udsættes for smerte med videre lovforslaget skal desuden indebære at enhver form for seksuel udnyttelse af dyr herunder fremstillelse og udbredelse af dyrepornografi skal forbydes

er der tale om en delvis genfremsættelse af en række tidligere beslutningsforslag senest havde vi i maj og i august to tusind og elleve lejlighed til at drøfte emnet og også i maj to tusind og ti tog vi stilling til to beslutningsforslag om spørgsmålet de tidligere beslutningsforslag er alle blevet forkastet af et bredt flertal i folketinget det er altså ikke noget

lad mig starte med at slå fast at det er hævet over enhver tvivl

skal behandles forsvarligt og omsorgsfuldt det tror jeg at vi alle er enige om jeg tror også at vi alle kan tilslutte os at mishandling og vanrøgt og uforsvarlig behandling af dyr er en meget alvorlig sag som samfundet skal slå hårdt ned på det gælder naturligvis også hvis der er tale om mishandling vanrøgt eller uforsvarlig behandling i forbindelse med seksuel omgang med dyr

det som vi vel nok ikke er helt enige om er hvordan samfundet skal beskytte dyr

her er det regeringens holdning at vi allerede har den lovgivning der skal til som reglerne er i dag er menneskers seksuelle omgang med dyr allerede forbudt efter dyreværnslovens §

varigt mén eller væsentlig ulempe herudover indeholder dyreværnslovens § sytten et forbud mod at bruge dyr til filmoptagelser eller lignende hvis dyret i den forbindelse udsættes for væsentlig ulempe straffen for vanrøgt og uforsvarlig behandling er efter dyreværnslovens § otte og tyve bøde eller fængsel i op til en år mens straffen for mishandling af dyr er fængsel i op til

og i gentagelsestilfælde op til to års fængsel for så vidt angår seksuel omgang med andres dyr følger det af straffelovens § to hundrede og fire og tres der handler om husfredskrænkelser at det er strafbart uberettiget at skaffe sig adgang til

om formålet er at have seksuel omgang med vedkommendes dyr eller ej overtrædelse af straffelovens § to hundrede og fire og tres stykke en straffes med fængsel indtil seks måneder desuden følger det af dyreværnslovens § tyve stykke en at en dyrlæge der bliver bekendt med at et dyr behandles uforsvarligt

på et mere overordnet etisk plan det er jo ikke en sag som ikke er blevet endevendt alle vegne her i folketinget

justitsminister har været inde på da spørgsmålet om et generelt forbud sidst var til behandling her i folketinget blev det dyreetiske råd i to tusind og fem bedt om en udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr for at sikre en samlet gennemgang og vurdering af de undersøgelser der foreligger om emnet det dyreetiske råd afgav sin udtalelse i november to tusind og seks et stort flertal af rådets medlemmer fandt at der ikke er behov for lovgivning som forbyder privatpersoners seksuelle omgang med egne dyr for så vidt angår seksuel omgang med andres dyr og seksuel omgang med dyr i organiseret og kommercielt regi for eksempel dyresexshow eller dyrebordeller kunne der imidlertid efter rådets opfattelse være et behov for lovgivningsmæssige initiativer hvis den nuværende lovgivning

yder tilstrækkelig beskyttelse siden dengang har justitsministeriet som jo tidligere havde ressortansvaret for dette område gennemført to undersøgelser om emnet

som opfølgning på behandling af beslutningsforslag b en hundrede og seks og halvfjerds og b to

og tretten fra to tusind og ti blev rigspolitiets samt reden sexarbejdernes interesseorganisation og den danske dyrlægeforening bedt om at oplyse om de var bekendt med eksistensen af seksuel omgang med dyr i organiseret eller kommercielt regi herunder dyresexshow dyreklubber og dyrebordeller og i givet fald om udbredelsen

fænomen rigspolitiet og foreningerne oplyste at fænomenet dem bekendt enten ikke forekommer eller alene forekommer i ekstremt sjældne tilfælde retsudvalget blev orienteret om disse oplysninger i september to tusind og ti som opfølgning på beslutningsforslag b en hundrede og to fra foråret to tusind og elleve foretog justitsministeriets forskningskontor en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende dyrlæger i danmark hvor man spurgte dyrlægerne om deres eventuelle

om eller kendskab til tilfælde hvor mennesker havde seksuel omgang med dyr undersøgelsen viste at en forholdsvis lille del af de medvirkende dyrlæger det vil sige sytten

i løbet af deres tid som praktiserende dyrlæger havde haft bare en mistanke om

de dyrlæger der havde haft sådan en mistanke havde langt de fleste kun haft mistanken en eller to gange samlet set havde otte og halvfjerds dyrlæger haft mistanken hundrede og tredive gange det kan måske lyde som et stort tal men det skal altså ses i sammenhæng med at dyrlægerne i gennemsnit havde praktiseret i tre og tyve år kun syv procent af alle dyrlægerne i undersøgelsen havde fået en mistanke om seksuel omgang mellem dyr og mennesker bekræftet samlet set tror jeg at vi må konkludere at seksuel omgang mellem dyr og mennesker er et meget sjældent fænomen

i bemærkningerne til beslutningsforslaget kommer forslagsstillerne ind på det generelle forbud mod seksuel omgang med dyr der enten er gennemført

under overvejelse i nogle af danmarks nabolande særlig de tanker man gør sig om spørgsmålet

er bekendt med de svenske overvejelser om et eventuelt forbud emnet blev også drøftet på den høring om menneskers seksuelle omgang med dyr som det danske folketings retsudvalg holdt

tusind og elleve i en betænkning fra november to tusind og elleve om en ny svensk dyreværnslov indgår der en anbefaling om et generelt forbud mod seksuel omgang med dyr anbefalingen i den svenske betænkning bygger på en bred vifte af forskellige argumenter men bygger i vidt omfang på

synspunkt om risikobegrænsning altså på at menneskers seksuelle omgang med dyr måske ikke i alle tilfælde fører til at dyret lider overlast men at der er risiko for overlast og at

forbud modvirke til det er der vel at indvende at mange forskellige menneskelige handlinger kan føre til risiko for forskellige former for skade det fører dog ikke nødvendigvis til at de pågældende aktiviteter

gældende danske regler allerede er forbudt

seksuel omgang med dyr hvis dyret derved lider skade desuden kan jeg nævne at risikosynspunktet ikke er nyt faktisk er det et synspunkt som det dyreetiske råd i sin udtalelse fra to tusind og seks også har taget højde for

at dyrene kan lide overlast og at personer der ønsker at have seksuel omgang med dyr derfor påtager sig et stort ansvar som de skal holdes fast på det er min opfattelse at den gældende lovgivning giver god mulighed for at holde de pågældende fast på deres ansvar og det dyreetiske råd anbefaler som bekendt heller ikke et generelt forbud sammenfattende er det regeringens opfattelse at dyreværnsloven og straffeloven allerede i dag indeholder en tilstrækkelig beskyttelse mod at mennesker misbruger egne eller andre menneskers dyr seksuelt regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

skal lægge i det er jo at der er betydelige mørketal

jeg mere lede ved det og måske lod dyret lide endnu mere derhjemme

nøjagtig samme resultat som en undersøgelse i norge

der er mistanke om seksuel udnyttelse

at vi træffer beslutning i danmark om hvad vi

dyrlæger der havde haft en mistanke

ikke tænke på hvor mange tusinde dyr en dyrlæge kan nå at tilse på tre og tyve

år jeg synes også det er vigtigt at holde fast i at når man så spørger rigspolitiet reden sexarbejdernes interesseorganisation og dyrlægeforeningen siger de at at

kender til så samlet set må jeg sige at jeg

at der er grundlag for det her folketinget har behandlet

beslutningsforslag så mange gange i forskellige afskygninger og jeg

ind til noget andet som ministeren sagde i

meget uklar lovhjemmel når man siger

lidt væsentlig ulempe

lovhjemmel som politiet i øvrigt har svært ved at

der hvor usikkerheden opstår er i

at at vi på nogen måde kan gøre det klarere det må jo bero

om det har været udsat

beslutningsforslag er stort set identiske med dem der var i b en hundrede og seks og halvfjerds som vi behandlede her i salen i maj to tusind og ti ligesom dengang er vi i venstre selvfølgelig enige med forslagsstillerne i at man naturligvis ikke skal mishandle dyr og

påføre dyrene smerte angst lidelse varige men eller anden form for væsentlig ulempe det skal man naturligvis ikke det tager vi skarpt afstand fra

forbudt og kan straffes det fremgår også af dyreværnslovens § sytten at det er forbudt at bruge dyr til

men her må man nok sige at det i forvejen er så få mennesker der bruger dyr på den her måde at det næppe vil have en sådan præventiv effekt jeg tror desuden at de fleste nærmest alle er udmærket klar over at i vores samfund og i vores kulturkreds er de her omtalte handlinger

som vi alle tager skarpt afstand fra et forbud ville desuden være meget vanskeligt for politiet at håndhæve og vi synes ikke at man skal indføre noget som ikke kan håndhæves derfor kan vi i venstre ikke støtte forslaget så skulle jeg hilse fra liberal alliance som ikke

men så er det bare jeg ikke forstår hvorfor man ikke vil være med til at lave en klar hjemmel i

at at man udnytter dyr i stedet for den vage formulering i

nemt konstatere ministeren sagde i øvrigt at man så

skarpt afstand fra disse handlinger og som jeg også markerede i

dækkende lovgivning på området nu

kan gribe ind i de her sager når der

en klar lovhjemmel på

så

ordentlig over for de dyr man påtager sig ansvaret

et tema som vi på nogen måde har nogen sympati for

møder man ikke sjældent udsagnet om at folketinget lovgiver og blander sig i for meget det meste af

forsøger jeg at gendrive det fordi der ofte er gode argumenter for at beskæftige sig med et emne det har jeg imidlertid meget meget svært ved i forhold til det emne som dansk folkeparti nu igen sat på folketingets dagsorden vi taler om et forslag der nu for tredje gang inden for to år skal behandles her i tinget begge de foregående gange har et stort flertal afvist at der skulle være grundlag for at lovgive vi behandler et emne der i samme periode har været behandlet i det dyreetiske råd som ministeren gjorde rede for resultatet var at

disse indsigtsfulde folk i dyrespørgsmål

grundlag for at gennemføre lovgivning vi behandler et emne der i samme periode har været behandlet i to undersøgelser fra justitsministeriets

forekommer så sjældent at det ikke giver anledning til fagligt belæg for at lovgive vi behandler et emne dyrevelfærd der her i tinget gentagne gange prioriteres endog meget højt heldigvis hertil kommer at vi allerede i dag har en lovgivning der beskytter dyr mod overgreb heldigvis på den baggrund kan jeg ikke forstå dansk folkepartis bevæggrunde til igen at sætte dette emne på tingets dagsorden måske skal vi søge i helt andre lag i det menneskelige sind end hensynet til dyr er det ønsket om at skabe mistro mistænksomhed eller anden afstandskabende adfærd mellem mennesker der driver

ønske om igen og igen at sætte det her på dagsordenen disse begrundelser kan give anledning til

pege fingre ad andre socialdemokratiet finder at vi som samfund er dækket ind lovgivnings og vidensmæssigt når det gælder dagsordenspunktet og vi afviser

er derfor det er fordi vi tænker meget på dyrenes ve og vel i modsætning

er lavet en undersøgelse der viser at cirka en femtedel af dyrlægerne

kunne

en dyrlæge der skriver at han

ministeren gjorde rede for at det var dyrlæger som havde fundet de her ganske få tilfælde i en periode

tre og tyve år hvor de havde praktiseret det er så negligerbare tal at det er helt uforståeligt at det gøres til et kæmpestort problem

en formodning om at der nok er nogle mørketal eller nogle mørkemænd der er ude at gøre et eller andet forfærdeligt jeg tror at vi alle tager afstand fra det her

tema jeg tror at vi alle sammen gerne vil have at man behandler dyr ordentligt og vi er lovgivningsmæssigt dækket ind

dyreetiske råd som består af de mest indsigtsfulde folk på området derfor er det at jeg ikke forstår at man bliver ved med

acceptabelt det er det

at pådutte os det siger vi jo ikke derimod

en lovgivning der allerede tager højde for at beskytte dyrene i dag og det synes vi er

ikke nogen der har sympati for det her tema og jeg

forstår stadig væk ikke at det her igen og igen skal

fordi man frygter nogle mørkemænd et eller andet sted det kan jeg simpelt

alle fordomme

for at dyr ikke bliver misbrugt

er vi i det radikale venstre helt principielt modstandere af at lave overlovgivning og lave symbollovgivning

er menneskers seksuelle omgang med dyr allerede forbudt

ulempe derudover er det

beslutningsforslag

de senere år er at hvor man i de første forslag

man nu nået frem til at det er selve den seksuelle handling der skal forbydes uanset om dyrene lider nogen skade eller ej så synes jeg måske

det fortaber sig lidt i det uvisse hvad der er formålet med beslutningsforslaget der er jo rigtig rigtig mange dyrevelfærdsmæssige problemer forbundet med den måde vi

den måde vi udnytter og bruger dyr på i produktionen af fødevarer og i produktionen af skind hvor vi på en række områder og jeg medgiver at der kunne dansk folkeparti godt have en pointe jo har en særlovgivning som griber ind over for nogle konkrete

som regel i forhold til nogle problemer som er ganske omfattende og omfatter rigtig rigtig mange dyr hver eneste dag der er også rigtig mange

kommer tilbage til noget af det tror jeg under den forespørgsel der kommer senere hvor der findes mange eksempler på at den måde mennesker og dyr omgås på måske godt kunne være skadelig for

nogle gange hvor man siger at sådan burde et forhold mellem mennesker og dyr ikke være men hvor man

til at påvise nogen egentlig objektiv skade på dyret jeg tror i

helt ærlig foregår der betydelig mere dårlig behandling af dyr i det private liv som er begrundet i alt muligt andet end seksualitet

i bemærkningerne forsøger at skabe en stemning

meget omfattende problemstilling vi står over for jeg medgiver

at det er rigtigt at der er mørketal i det her det er

jo nok sige at de tal der så kommer frem

det er et kæmpestort problem og det overbeviser mig slet ikke om at vi har at gøre med et voldsomt dyrevelfærdsmæssigt problem

måske mere er seksualmoral end det er dyrevelfærd det handler

mange opfattelser af hvad der er rigtigt og forkert inden for seksuallivet

nogen tvivl om at menneskers seksuelle omgang med dyr er omgivet med megen afstandtagen fra samfundet

og rammer nogle mennesker meget hårdt

men jeg vil godt sige at der er meget langt fra at vi har nogle moralske holdninger til andre menneskers seksualitet og til at vi så skal gå ind og forbyde det fordi vi synes det er noget griseri eller hvad vi nu synes jeg vil bare sige at jeg

seriøst at sammenligne

jeg kunne nævne mange eksempler på ting vi gør ved dyr helt bevidst uden næsten at bekymre os det fjerneste om det

udsætte mennesker for så der er altså ikke nogen tvivl om at der er en klar forskel i enhedslisten har vi ikke noget imod

hvor man kunne sige der var behov for en opstramning af lovgivningen hvis man vel og mærke kunne sandsynliggøre at det ville have en positiv effekt på dyrevelfærden men det der er problemet

at de bevismæssige vanskeligheder som dansk folkeparti peger på i forhold til om dyrene lider skade

øvrigt er et generelt problem i forhold til

efter min opfattelse ikke mindre af at man forbyder selve

i hvert fald tror jeg det ville kræve en meget omfattende overvågning og politiindsats hvis man skulle komme ret langt med det her

der er sammenhæng mellem problemets omfang og det som det ville kræve så enhedslisten er

ind i en anden persons have og havde

at sige til ejeren ved

form for manglende tillid til politiet

måske advare mod at bruge ekstra bladet som sandhedsvidne også i den her slags sager

kunne læse at ministre nu havde fået deres løn forhøjet med en og tredive procent det viste sig så bare var fordi

ikke rigtig var i stand til at læse lovteksten så

lovgive på baggrund af enkeltstående historier fra ekstra bladet

argumentationen skulle være for at

det er naturligt at dyr og mennesker har sex

i menneskets varetægt

til politiet i den her sag men jeg vil da heller ikke afvise at politiet kan begå fejl

er der tale om en overtrædelse af dyreværnslovgivningen og så bør der jo gribes ind fra politiets side til det andet vil jeg bare sige at jeg har meget lidt lyst til at vi her i folketinget gennemfører en lovgivning om hvilke former for seksuelle handlinger vi betragter som naturlige og normale jeg er meget nervøs for

kunne gå i danmark som det er gået i nogle amerikanske stater hvor man har sodomiparagraffer

faktisk af de fleste mennesker opfattes som helt almindelige

er afgørende at holde fast i at

ske misbrug mishandling af dyr hverken når det handler om at

med venstre og måske endda også de konservative

skal behandles både forsvarligt og omsorgsfuldt mishandling vanrøgt og uforsvarlig behandling af dyr er alvorlige forseelser

talrige gange før jeg føler mig fuldt ud dækket ind af de bemærkninger og den meget grundige gennemgang som

det konservative folkeparti heller ikke kan støtte

ikke er lidt mere opbakning til at få lavet en klar lovhjemmel i det her tilfælde for jeg synes

en meget vag paragraf når man ser på

der står dyr skal behandles forsvarligt

bedst muligt mod smerte lidelse angst varigt men og

det er jeg sådan set fuldstændig enig i

den udøvende magt altså politiet dyret kan jo naturligvis

blevet misbrugt hvem skal komme og sige om det gjorde ondt på

har været angst det er jo ret umuligt og jeg synes da det kunne

at få lavet en klar lovhjemmel om

er ok alle rundtom i salen her udtrykker jo enighed om at der

fra seksuel udnyttelse af dyr men

under menneskenes ansvar så derfor er det også vores ansvar at de behandles anstændigt og ikke misbruges

vores ansvar at sørge for de bliver behandlet ordentligt som jeg nævnte i et af mine spørgsmål

hvorfor skal man acceptere det ét sted når man så

lige nævne den her dyreundersøgelse

rapport som fortæller at sytten procent af dyrlægerne har haft mistanke

oplevet at dyr er blevet misbrugt

højt tal og som sagt er der

et stort mørketal i det her jeg tror det er langt flere end man regner med der har misbrugt et dyr

hvorfor skulle man gå til en læge hvis man kan se

overlast jeg tror de fleste ville være lede ved det

lade dyret lide

i øvrigt nøjagtig samme resultat af undersøgelsen

basis for at man så kunne lave det her forbud

ikke ville sige hernede for de er lidt vulgære og jeg

om man må bruge de ord der står i rapporten hernede

at læse nogle af dem op for de viser lidt hvor ulækkert det her

for at overbevise de mennesker som her i salen sådan lidt indtryk af at man ikke føler

er et problem

skriver at en hund havde et kondom hængende ud af anus var et tilfælde han havde oplevet

der en hund der var blevet mishandlet og var død og under obduktionen fandt man sæd i endetarmen på hunden

i spørgeundersøgelsen ejeren led overlast en mand der fik en hanhund til at indføre penis i sin endetarm hvorved de hang sammen i næsten

tage seriøst ligesom man har gjort

at næsten alle vores nabolande nu har lavet et forbud mod dyresex hvor danmark kommer til at stå tilbage

og finde et dyrebordel eller en anden ting hvor man så kan få lov til

indført det her generelle forbud og sverige er som sagt

er en slags fristed for de her ubehagelige ting

vil vi nok også ved med at tage kampen op

derfor mener vi også at en kommende lovgivning som

skal lave en klar lovhjemmel om at al seksuel udnyttelse af dyr er uacceptabel og

til at udnytte dyr om det så er en hund en kat eller en hest eller hvad det

er uacceptabelt at vi har sådan en uklar lovgivning hvor man skal ind og definere

det jeg ønsker er bare at man giver en klar lovhjemmel til politiet så de kan gribe ind i de her sager en af sagerne som

at menneskers seksuelle omgang med dyr er forbudt hvis dyret dermed udsættes for smerte lidelse

men hvordan skal man spørge et dyr om det har lidt angst hvordan skal man spørge om det

det kan være ret svært at bevise

ønsker sig at blive misbrugt af et menneske

er den det jo i et par uger

det sker jo hver syvende måned

producerer slim

hyggeligt at blive misbrugt af et menneske i det tidsrum

jo ganske unaturligt derfor synes jeg også man burde en klar regel om at det her vil

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til onsdag den sjette juni to tusind og tolv

at der foregår rigtig meget dyremishandling og

at det er en opadgående tendens

så vi har noget at tage udgangspunkt i hvis man kigger på antallet af anmeldelser

og steg så til otte hundrede og to og firs i to

altså en stigende tendens hvis man ser på antallet af sigtelser for overtrædelse af dyreværnsloven

er steget fra fire hundrede og fire og halvfjerds i to tusind og ni til fem hundrede og to og fyrre igen en stigende tendens men når man kommer til at se på frakendelsen af retten til at

dyreværnslovens § ni og tyve er det kun sket fyrre gange

fem hundrede domfældelser og det

er også stigende i to tusind og ti var den på fem hundrede og otte og halvfjerds dage

er uacceptabelt at der går så lang tid

en domfældelse og får fjernet dyret i

spørgeren har bedt mig om at oplyse om domstolenes mulighed for at frakende personer der findes skyldige i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr retten til at have med dyr at gøre

med at slå fast at jeg mener at der skal skrides hårdt ind over for personer som mishandler eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt der kan derfor være situationer hvor en overtrædelse af dyreværnsloven har så grov en karakter

og frakendelse af retten til at beskæftige sig med dyr er sådan et helt særligt virkemiddel

men når vi taler om rettighedsfrakendelse

også gerne fremhæve at frakendelse af retten til at have med dyr at gøre i en række tilfælde reelt vil betyde at den pågældende hindres i at udøve sit hidtidige erhverv

mennesker der arbejder med dyr af den ene eller den anden grund der er ikke tvivl om at der kan forekomme situationer hvor selv en vidtgående sanktion som

men det bør kun komme på tale når en samlet vurdering af alle sagens forhold gør det påkrævet det er min opfattelse at vi med de nuværende regler har nogle gode muligheder for at gribe ind over for dem der gør sig skyldige i

uforsvarlig behandling af dyr ligesom vi i dag har

rettighedsfrakendelsen som virkemiddel jeg vil som der er bedt om i forespørgslen gøre rede for de gældende regler på området samt redegøre for politiets anklagemyndighedens og fødevarestyrelsens erfaringer på området om den gældende ret jeg oplyse at den

frakendelse af retten til at holde dyr i dyreværnssager findes i dyreværnslovens §

kan personer der ved dom findes skyldige i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr frakendes retten til for bestandig eller for et nærmere

at eje bruge passe slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr det samme gælder personer der tidligere har gjort sig

skyldige i uforsvarlig behandling af dyr og som på ny findes skyldige i en overtrædelse der er i dyreværnsloven også bestemmelser som giver mulighed for at frakende retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr hvis man hvis man ved dom findes skyldig i blandt andet mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr i forbindelse med transport det følger herudover af hundelovens § tolv a at retten til at beskæftige sig personligt med hunde kan frakendes ved dom hvis for eksempel den pågældende har anvendt en hund til angreb på eller som en trussel mod mennesker eller dyr

dyret som et våben en rettighedsfrakendelse kan ske for bestandigt eller for et nærmere fastsat tidsrum i praksis vil det oftest være to tre eller fem år det er retten der efter en konkret vurdering afgør om betingelserne for rettighedsfrakendelse

om der skal nedlægges påstand om rettighedsfrakendelse når der rejses en straffesag om grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr sager hvor anklagemyndigheden overvejer at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse har siden to tusind skullet forelægges

er netop lavet for at sikre at der i videst muligt omfang bliver nedlagt påstand om at man skal have

rigsadvokaten har foretaget en manuel gennemgang af

de forelagte sager om rettighedsfrakendelse og har på den baggrund oplyst at der er modtaget

underretning om at i årene fra to tusind til to tusind og elleve er der sket rettighedsfrakendelse efter dyreværnslovens § ni og tyve over for

i anledning af grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr herudover er ni og fyrre personer blevet frifundet

anklagemyndighedens frakendelsespåstand i seks og halvfjerds procent af sagerne altså når en sag kommer for retten vil der i seks og halvfjerds procent af tilfældene ske en frakendelse af retten til at holde dyr det skal understreges at de

en manuel gennemgang så der er jo en vis usikkerhed forbundet med oplysningerne men det er

behandles af de enkelte politikredse til brug for kredsenes arbejde er der udarbejdet en manual der skal understøtte behandlingen af dyreværnssager manualen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for politiet anklagemyndigheden og veterinærmyndighederne i flere politikredse er der endvidere etableret velfungerende samarbejder

blandt andet dyrlæger landboforeninger lokale dyreinternater vildtplejestationer zoologiske haver og dyrenes beskyttelse når en dyreværnssag indledes rekvirerer politiet som udgangspunkt dyrlægeassistance fra fødevarestyrelsen eller en privatpraktiserende dyrlæge hvor overtrædelsen antages at kunne udgøre grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr indhenter politiet en supplerende udtalelse fra fødevarestyrelsen eller det veterinære sundhedsråd

har oplyst at der i hovedparten af de sager hvor der er en formodning om groft uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr bliver tilkaldt en dyrlæge fra fødevarestyrelsen der bistår med den veterinærfaglige viden dyrlægen vil som led i denne bistand udarbejde en veterinærfaglig udtalelse til brug for sagen denne udtalelse beskriver den dyreværnsmæssige situation i det konkrete tilfælde

som jeg indledte med at sige

er det min holdning at der skal skrides hårdt ind over for personer der mishandler eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt der findes allerede i dyreværnsloven og i hundeloven regler om frakendelse af retten til at

sanktion når man bliver frakendt retten til at have med dyr at gøre

den bør komme på tale i situationer hvor en samlet vurdering af alle sagens forhold gør den berettiget så jeg mener sådan set at vi med de nuværende regler på området har gode muligheder for at gribe ind over for personer der behandler dyr forsvarligt jeg mener også at vi har mulighed for at benytte rettighedsfrakendelsen som sanktion jeg synes det er vigtigt

en alvorlig sag som en rettighedsfrakendelse

undersøges nøje og det kan jo betyde at når man skal indhente attester og så videre fra fra eksperter

veterinære sundhedsråd fødevarestyrelsen dyrlæger

at

det ligger mig meget på sinde som minister med ansvaret for dyrevelfærd at vi sørger for at vi har nogle

og at reglerne bliver overholdt for at passe på vores dyr det ligger mig også meget på sinde at man bliver straffet hvis ikke man kan finde ud af at overholde de her regler men vi skal heller ikke gå over gevind det er vigtigt at det er domstolene der træffer beslutning om hvorvidt

jeg ville meget nødig have at det var sådan at vi her i folketinget konsekvent sagde at ved overtrædelser

vi er godt dækket ind af den nugældende lovgivning

først takke for redegørelsen fra fødevareministeren

eventuel kommende vedtagelse sådan set ikke er at vi skal ændre

er en ganske udmærket bestemmelse da den giver mulighed for at man kan fratage folk retten til at have med dyr gøre hvis

mishandling af dyr problemet er bare at den

ser på hvor mange domfældelser der har været i samme periode alene i to tusind og ni var der fire hundrede og fire og halvfjerds domfældelser

var der fem hundrede og to og fyrre

fem hundrede som er medianen af de to er

specielt når vi ser på nogle af de eksempler

der var for eksempel en sag fra esbjerg som blev godt beskrevet i jydskevestkysten jeg mener det var tilbage i januar i år

utrolig meget hvorefter blev aflivet en dyrlæge

have med dyr at gøre men det valgte man ikke at gøre

var alkoholpåvirket eller på stoffer men han

men han endte med at få en symbolsk bøde de tog hunden fra ham midlertidigt men

en anden ejer hvilket de forhåbentlig

rigtig ærgerligt når man på den måde tydeligt viser at man ikke er moden nok

sin varetægt for som vi blev enige om i den sidste debat er det jo menneskers ansvar at behandle dyrene ordentligt

oplagt at man benytter den gode regel

dyreværnslovens § ni og tyve men man benytter den bare ikke nok efter min mening

et hus ude i østjylland da politiet kom fandt

fuldstændig indsmurt i afføring de valgte så at

undersøge sagen nærmere men ti dage efter

manden så hundene tilbage igen selv om man tydeligt

er rigtig ærgerligt hvis man

forkert på ulovlige måder

der er en masse anmeldelser på vej men når sagsbehandlingstiden er på seks

de her heste altså nå at sulte ihjel mange gange

hvert fald få ministeren til at kigge på

alle partier herinde nok ikke som udgangspunkt synes vi skal ændre på lovgivningen og

derfor jeg egentlig bare opfordrer til at

bruger noget krudt på at få sagsbehandlingstiden sat ned så den ikke er på seks hundrede og en

uforsvarlig behandling af dyr kan frakendes retten til at have med dyr at gøre men folketinget konstaterer desværre at denne bestemmelse ikke bruges ret ofte

ti ved dom sket rettighedsfrakendelse efter dyreværnslovens § ni og tyve alene

af dyreværnssager er steget fra fem hundrede og otte og halvfjerds dage i to tusind og ti

og en og tyve dage i to tusind og elleve altså en stigende tendens folketinget pålægger derfor

at foretage de nødvendige ændringer så dyreværnslovens § ni og tyve benyttes oftere samt at

videre forhandlinger der er lige en kort bemærkning fra fru lotte rod

at mennesker som har gjort noget ved deres dyr eller om det er at sørge for at

for sent så er det bare jeg synes man skulle udvide den her lovparagraf § ni og tyve

fratage dem retten til at have med dyr at gøre så vi på den måde bedre sikrer at det trods alt ikke sker igen i nogle tilfælde får

nødt til at fratage dem retten til at have med dyr at gøre i to tre eller fem år som ministeren også redegør for er det typiske

i de tilfælde mener herre dennis

dyr at gøre men tilsyn er jo også et fint redskab de steder hvor det

altså at man følger op på om det sker igen jeg ser det som sagt ikke som enten eller

rigtig mange cirka fem hundrede domfældelser

se de grove tilfælde der foregår rundtomkring og

oplagt at man fratager de her mennesker retten til at

tak for det i venstre mener vi at der skal skrides hårdt ind over for de personer som mishandler eller på anden måde behandler dyrene uforsvarligt det kan der ikke herske nogen tvivl om der kan være situationer hvor en overtrædelse af dyreværnsloven har en så grov karakter at det er berettiget at tage helt særlige virkemidler i brug frakendelse af retten til at beskæftige sig med dyr

helt særligt virkemiddel i de her meget særlige situationer men en automatisk frakendelse af retten til at have med dyr at gøre er unødvendig og uhensigtsmæssig dyreværnsloven indeholder allerede i dag hjemmel til at den der er skyldig i mishandling eller grov og uforsvarlig behandling af dyr kan frakendes retten til at beskæftige sig med dyr for bestandig det beror på domstolenes konkrete vurdering om en person skal

og den straf skal selvfølgelig pålægges når det er berettiget og ikke i alle mulige andre tilfælde vi ønsker ikke at afskære domstolene muligheden for konkret at afgøre om den enkelte sags omstændigheder berettiger til at der skal ske en frakendelse vi er i venstre trygge ved den bestemmelse der i dag er i lovgivningen vi er også tilfredse med at domstolene skal afgøre disse spørgsmål og at man her har mulighed for at nuancere afgørelsen og tage alle de forskellige forhold og nuancer i betragtning som der jo er i disse sager venstre ser derfor ikke behov for at ændre den nuværende lovgivning på området så skulle jeg hilse fra konservative folkeparti og liberal alliance

de også er på samme linje som den jeg har tegnet her fra

at der lidt senere her under behandlingen fra den socialdemokratiske ordfører

som jeg har en forventning om vi kan

hav som ordfører for socialdemokraterne

til ministeren for en udmærket gennemgang af det her område jeg vil gerne gentage det som jeg tror jeg har sagt i forbindelse med det tidligere punkt at hvis det er sådan at man påtager sig

ansvar over for dyr på hobbyplan eller forretningsmæssigt så skal man behandle sine dyr ordentligt det er hævet over enhver tvivl og enhver diskussion vi har en lovgivning der kan sikre dyrene hvis mennesket ikke er sig sit ansvar bevidst og vi har et samarbejde mellem veterinærmyndigheder og politi som er velfungerende og vi har en række folkeligt engagerede organisationer som på levende og aktiv måde varetager dyrenes tarv hvis noget svigter alt i alt synes vi fra socialdemokratisk side at vi er dækket ind

jeg skal på vegne af socialdemokraterne de radikale socialistisk folkeparti og enhedslisten fremsætte

må bare formidles videre til sekretariatet så vi kan få det formidlet

man kan stemme om det fru lotte rod som ordfører for det radikale venstre

at skride ind over for personer der mishandler dyr

fratage dem retten til at have med dyr

det er væmmeligt når dyr mishandles derfor er det vigtigt at vi sørger for at det ikke sker og det er godt at vi har en god dyreværnslov i danmark § ni og tyve sikrer at personer der findes skyldige i mishandling eller grov og uforsvarlig behandling af dyr midlertidigt eller for bestandig frakendes retten

passe slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr

i hundeloven om at man kan fratage en person retten til at have hund hvis man har brugt den

at det er domstolene der efter en konkret vurdering afgør om betingelserne for rettighedsfrakendelse er opfyldt de kigger blandt andet på sagens faktiske omstændigheder og personlige forhold for eksempel om tidligere straffe for overtrædelse af dyreværnslovgivningen

at man ikke frakender nogle retten til at have dyr hvis det kan løses med regelmæssige tilsyn eller forholdene allerede er blevet forbedret desuden er det jo allerede sådan at anklagemyndigheden i straffesager om grov og uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr skal overveje om man skal kræve at personen får frataget retten til at have med dyr

er det altså det radikale venstres opfattelse at vi med de gældende regler har gode

at herre dennis flydtkjær og dansk folkeparti har taget den her debat op

med jævne mellemrum hører om sager

sådan at der er andre elementer i en sag end dem der måske fremgår af mediernes dækning derfor kan det såmænd være at myndighedernes og domstolenes afgørelser er fornuftige selv om de virker som om de er lidt slatne og ikke tager

dyrevelfærden det er jo selvfølgelig også muligt at der begås fejl af myndighederne at der ikke tages initiativer til

eksempel kan finde ud af ved hvis det er sådan at der er nogle konkrete sager at man

retsgrundlaget og regelgrundlaget er utilstrækkeligt eller

det ikke administreres med den fornødne iver og nidkærhed

sagtens være det kan også være en diskussion

nu har jeg ikke noget med politiforliget og politiet at gøre andet end lige præcis inden for dyrevelfærdsområdet så for mig er

stille krav om at politiet skal prioritere dyrevelfærd og sager om dyremishandling over alt andet

sikker på at hvis man ved et uheld kommer til at støde ind i sin retsordfører

vil blive mødt med at der også er andre vigtige og væsentlige spørgsmål

skal løftes så det skal selvfølgelig også ses i en prioriteringssammenhæng

det bør være sådan at man griber hårdt og effektivt ind over for mennesker som har dyr i deres varetægt hvad enten det er professionelt eller mere fritidsorienteret hvis de ikke behandler deres dyr ordentligt skal der selvfølgelig gribes ind

skal gribes ind med de nødvendige midler

dem der siger at en egentlig

de særlig slemme tilfælde

forbeholdt de særlig slemme tilfælde hvor der ikke rigtig er håb om at andre tiltag kan gøre en forskel der må vi også sige at en række af de tilfælde vi hører

dække over at de mennesker som er involveret i de dyremishandlingssager faktisk i de konkrete situationer er i en akut social og psykisk tilstand som ikke er deres normaltilstand

permanent fratagelse af retten til

derfor må jeg sige at når det kommer til de de konkrete beslutninger er det jo rigtig godt og fornuftigt at vi har regler til

det er domstolene der tager stilling domstolene er jo i stand til at foretage en helhedsvurdering

man kender en sag fra fra medierne fremstår

særlig fornuftig men det er nu mit indtryk at

tåbeligt men der skal ikke være nogen tvivl om at selv om enhedslisten er enig i det forslag til vedtagelse som vi selv har været med til at

om at reglerne og

vi helt indstillet på at hvis der er konkrete sager som virker uforklarlige og hvor det

sagerne er blevet underprioriteret i forhold til den alvor sagerne burde behandles med

der er tale om sager hvor man synes at myndighederne

skal selvfølgelig fra vores side være en interesse og et engagement der gør at vi følger op på den

sager og sørger for at få forklaringer og redegørelser og hvis de forklaringer og redegørelser ikke er tilfredsstillende

sikre os at der bliver grebet ind sådan at ydes den absolut

der faktisk er bred opbakning i folketinget til at de her sager der handler om

skal gribes ind med de fornødne midler sådan at man kan få det stoppet og

bedt om ordet og så er forhandlingen sluttet

de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted onsdag den sjette juni

juni to tusind og tolv klokken ti

jeg skal i øvrigt ugeplanen